at beslutningsforslag nummer b en hundrede og fjorten om indførelse af et grønt nationalregnskab for at fremme den grønne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

mod fremme af disse forespørgsler betragter jeg tingets samtykke som givet

simon emil ammitzbøll

vi går i gang med afstemningen og der kan

i beskæftigelsen og sikre danske arbejdspladser

så uenige om hvordan man griber opgaven an men jeg tror ikke der er ét medlem her i salen der mener at danske arbejdspladser er ligegyldige

oprigtigt at vi ikke har kunnet enes om det fælles europæiske patent og patentdomstolen danmark lever af gode ideer så hvorfor ikke stemme for bedre vilkår for at beskytte gode ideer

gøre det lettere for både små og store virksomheder at omsætte deres ideer til arbejdspladser

i virkeligheden ret simpelt selv om mange prøver at gøre det vanskeligt derfor

vi kunnet se hvordan nejpartiernes argumenter er faldet fra hinanden et efter et det skyldes måske at der ikke er nogen gode argumenter for at stemme nej

anerkender at der er store fordele ved et fælles patent men man mener alligevel at danmark skal stå uden for samarbejdet og dermed sige nej til at danske virksomheder kan forsvare deres europæiske patenter på dansk i danmark og med danske dommere i panelet man har endda tilbudt at stemme ja i dag hvis man kunne få noget andet i stedet for for eksempel en afstemning om bankunionen så okay mere principiel har modstanden så heller ikke været når man er blevet bedt om at nævne bare én virksomhed som synes at patentet er en dårlig idé

stand til det enhedslistens kampagne har handlet om frygten for patenter på alt fra software til sædceller selv om man gentagne gange har fået at vide at det er reguleret af den europæiske patentkonvention som klart forbyder de her patenter

øvrigt en konvention som såvel enhedslisten som dansk folkeparti stemte for her i salen i to tusind og seks selv om det også dengang betød at danmark afgav suverænitet

arbejderpartiet enhedslisten mener åbenbart at fagbevægelsen ikke aner hvad den taler om når den

med dansk erhvervsliv klart anbefaler et ja til dansk deltagelse i den europæiske patentdomstol det er ellers ret simpelt hvis man spørger fagbevægelsen det handler om danske arbejdspladser

er noget som jeg troede var en mærkesag for enhedslisten nu skal det ikke

så jeg vil til sidst gerne rose liberal alliance liberal alliance startede som skeptiske over for domstolen men har ladet sig overbevise af de gode argumenter og tak for det det er godt at se at jeres skepsis trods alt ikke stikker dybere når det kommer til stykket

liberal alliance viser en vej ned af træet for nejpartierne ved i det her tilfælde

forholde sig til sagens substans og lytte til de berørte parter frem for at lytte til rygmarvsreaktioner hvis enhedslisten og dansk folkeparti havde gjort det samme

i dag kunnet sikre at danmark kan være med i den fælles europæiske patentdomstol

en opfindelse i det dermed sikrer vi at de ting bliver opfundet

at kunne bekæmpe kræftsygdomme og andre forfærdelige ting i verden det kan enhedslisten mene er skidt men det handler ikke om hvorvidt vi synes patenter er godt eller skidt jeg synes det er godt

gjort opmærksom på det i to tusind og seks altså enhedslistens rotationsprincip betyder vel

spørgsmål om hvor danmark skal placere sig i europa spørgsmål om hvordan vi skal forholde os til de undtagelser vi desværre

det europæiske samarbejde det her drejer sig i bund og grund om en teknikalitet i fortsættelse af den vedtagelse af den europæiske patentkonvention som blandt andet dansk folkeparti støttede her i salen i to tusind og seks det mener vi ikke er lige så vel egnet til en folkeafstemning nuvel nu kommer der folkeafstemning den tager vi og vi spørger gerne befolkningen men hellere om principielle spørgsmål end om teknik

spørgsmål som jeg synes ordføreren måske skulle svare på

og et samlet dansk erhvervsliv står og trygler os om

sige ja og sige ja tak til

må man så notere sig det håber jeg også man noterer sig i såvel fagbevægelsen som dansk erhvervsliv at man i dansk folkeparti altså er villig til at spille hasard med det her og er villig til at lade sig købe for nogle andre ydelser hele vejen igennem for så vidt angår prisen på patenter

eller om man vil have et europæisk patent den mulighed for at få det frie valg har vi jo ikke hvis vi ikke er med man kan stadig væk tegne et europæisk men så er man nødt til at tegne begge dele for at være med det synes vi ikke er rimeligt at man ikke giver danske virksomheder det valg

spørgsmål

negativt ved den her fælles patentdomstol jeg vil sige at jo det er

på andres patenter er det rigtig skidt at det er nemmere for de små og mellemstore virksomheder at komme ud i verden og forsvare deres patenter men det generer mig altså ærlig

skal man altså ikke være bekymret det her er noget som dansk erhvervsliv

at fem og halvfems procent så ikke udtager patenter skal da ikke forhindre

haft noget med eu at gøre

der vil jeg så spørge

var meget godt at vi kom til at stå udenfor og se hvad det var der skete med den det er det samme vi siger i forhold til patentdomstolen

hvordan tingene udvikler sig

er altså ikke kommet til den position ved at sætte sig ned og vente på hvad de andre gør det gør de ved at være innovative og det gør de ved at være med sådan er det også med patentdomstolen hvis vi ønsker

mod eu har forsøgt at rejse

men i stedet for

imødegå vores kritik gennem en saglig

om et så afgørende og meget politisk

monopolisering af viden og ressourcer i vores

vi fortsat selv vil have mulighed for at afgøre det i danmark

muligvis giver visse fordele for en snæver skare af danske virksomheder

patenter

lille ole opfinder type som de eu begejstrede partier ellers gerne vil skubbe foran sig

europæiske patenter der bliver udtaget af danske virksomheder

og for de mange multinationale selskaber der har base i usa og

europæiske patenter

et europæisk

at der er mere viden

udsat for en tilsvarende stigning i søgsmål

monopolisere viden og naturressourcer

udviklingen af ny medicin

af deres profitjagt det

til menneskers sundhed der styrer det

teste

selskab monsanto patent på en bestemt type melon som ellers var naturligt

og melon til monsantos opfindelse

bugspytkirtlen

diagnosticere kræft i bugspytkirtlen på danske hospitaler

når vi bladrer rundt i vores internetbrowser

uanset hvad vi så måtte mene i folketinget

da vi sagde ja men det ændrer

hvad der kan patenteres og hvad der ikke kan

ministeren til at gå på talerstolen og svare på

vil gælde patenter på bestemte gensekvenser

de rene forbrydervirksomheder men sandheden er

hvor små og mellemstore

vil gavne lige præcis de små og mellemstore virksomheder

svært

det danske arbejdsmarked og det har vi jo så problemer med i dag når det er sagt

er det jo sådan

vil være at danske virksomheder stadig væk

i hvert fald hvis enhedslisten får sin vilje

usolidarisk med det europæiske fællesskab i den her sammenhæng og ikke mindst er enhedslisten usolidarisk med de mange danskere der risikerer at miste deres job fordi

et eller andet planøkonomisk korstog imod store internationale virksomheder et korstog som efter min opfattelse

rimelige vilkår for de små og mellemstore danske virksomheder

det er enhedslistens modstand mod patenter som sådan der gør at man er modstander af domstolen

er det domstolen eller patenter som sådan

være domstol for de eu lande der vælger at tilslutte sig det men man kan vælge om man vil være med

formålet blandt andet er at bidrage til eus integrationsproces det står jo klart og tydeligt

aftalen så selvfølgelig har det noget

selv om der bliver godkendt patenter på gener og software som der

et langt større marked

der er flere muligheder for innovative danske virksomheder for at bygge videre på allerede eksisterende patenter

er så frygteligt hvis der er flere patenter der kommer til

opretter når de sparer fem tusind otte hundrede kroner

som kommer til at tilhøre nogle få og at vi skal betale for at bruge den viden

og at det europæiske patentkontor hvor man har patenteret bestemte former for software man har patenteret gensekvenser og så videre jeg skal ikke nævne rækken af eksempler en gang til

meget god idé at lytte til dem som repræsenterer hundredtusindvis af arbejdspladser dansk industri

som jo klart tilkendegiver

går en lige linje fra dansk deltagelse i et effektivt og velfungerende europæisk patentsystem og så kommer det til fastholdelse og udvikling af vækstskabende videns og produktionsarbejdspladser i danmark det er altså vel at mærke folk der repræsenterer hundredtusindvis af arbejdspladser i danmark der siger det her

det giver anledning til at fru pernille skipper ikke mener at det giver nogen mening at tale om at det her giver vækst

siger at det vil gøre det billigere og lettere at beskytte sin opfindelse hvis patentet skulle blive krænket

entydigt at her er der tale om noget som beskytter deres ret til

risiko for i dag og det er en bekymring vi har

og der synes jeg egentlig at enhedslistens ordfører

turnerer man videre med sine myter

patenteres for fremtiden

kommet direktiver som jo netop

samme praksisgrundlag efterfølgende

afgive suverænitet og knyttede det op på eu

som handler om at man afgiver suverænitet til eu vi afgiver

eller arbejdsmarked man lovede også at det ville kun være godt for økonomien hvis vi tiltrådte euroen jeg tror der er nogle folk i sydeuropa som efterhånden er

lidt tvivlende over for den påstand og nu bliver vi

frygt jeg har er at man ikke kigger tingene ordentligt efter

vi kommer ikke til at skulle tage

ikke er alle ting jeg er enig med fagbevægelsen i

så er vi uenige så synes jeg for øvrigt at herre jakob engel schmidt skulle tage og tage de it professionelles bekymringer seriøst

fordi alt for meget viden vil være på nogle få hænder

samlet dansk erhvervsliv anbefaler danskerne at stemme ja lige meget hvor meget enhedslisten vrøvler og roder tingene sammen

jeg vil bede om et svar på hvad det er erhvervslivet i danmark og fagbevægelsen har misforstået og som enhedslisten ved så meget bedre gør at man bliver ved med at sige nej til

for et øjeblik siden netop nævnte at der en sjælden gang er overensstemmelse i synspunkterne mellem arbejdsgiverne og virksomhederne

og fagbevægelsen på den anden side der er man fuldstændig enige om at det her

jobskabelsen og virksomhedernes mulighed for at udvikle sig hvorfor er det så at enhedslisten

skal skabe jobbene er enige om at det her er en god idé så er det jeg bare har meget svært ved

åbenbart ved bedre end de organisationer og de medlemmer som faktisk arbejder med de her ting i det daglige det

blot derfor jeg spørger igen hvad er det præcis enhedslisten ved bedre end fagbevægelsen og arbejdsgiverne på hver sin side som er enige om at det her er en rigtig god idé for

for undervejs i den her proces derfor når nu herre hans kristian skibby fra dansk folkeparti så varmt roste venstres ordfører herre jakob ellemann jensen for at gå herop undrer det mig også at vi ikke ser netop dansk folkeparti her på talerstolen jeg kan godt lide det synspunkt fru pernille skipper gav udtryk for nemlig

en indholdsdebat jeg synes netop at den indholdsdebat er så væsentlig men i den her sammenhæng må man jo sige at de seneste par uger har vist at hvis der er noget dansk folkeparti har valgt at gøre

folketingsmedlem men derimod en europaparlamentariker foran sig

derfor synes jeg også det er relevant at se hvad det egentlig er dansk folkeparti har arbejdet for igennem årene når man gør det

har været i stand til at vende på en tallerken i forhold til

en fælles patentløsning er til gavn eller ikke er til gavn for danmark jeg vil gerne have lov til at citere en artikel fra den niogtyvende maj

i artiklen står der

initiativ som morten messerschmidt gerne vil følge til dørs i eu parlamentet handler om patenter morten messerschmidt mener at patentsystemerne i europa skal strømlines så det er nok

patent et sted

strandet i eu systemet

det var vist fordi man ikke kunne blive enige om hvilket sprog man skulle ansøge på det er jo eu når eu er værst konstaterer morten messerschmidt der fortæller at patentsystemet blev udpeget som det vigtigste innovationsskridt eu kan tage

bill gates på et møde med den danske politiker det skal ikke være som i usa men der er store perspektiver i en fælles ordning siger morten messerschmidt

den niogtyvende maj to tusind og ni

er det vigtigste innovationsskridt man kan tage i europa jeg spørger bare hvorfor står der ikke en repræsentant for dansk folkeparti på denne talerstol

det er der har ændret sig siden to tusind og ni for vi ved jo udmærket godt at

og brugt sin taletid på

diskussionen om at vi nu skal ned at stemme samme dag som vi skal vælge nye medlemmer til parlamentet

man pure benægter fakta så derfor er spørgsmålet ikke hvorvidt der skal være en afstemning eller ej det skal der være men hvad er

været en fin debat herinde som præcis indikerer hvad de forskellige partier mener men dansk folkeparti og det er det som er min pointe har sagt et og gør nu noget andet

jeg

det ikke også rigtigt at fem og halvfems procent af danmarks virksomheder ikke tegner patenter og dermed lever et godt og produktivt liv alligevel deres vigtigste opgave er

de de bliver jo ikke dårligere virksomheder af ikke at tegne patenter af det de nu opfinder undervejs de skal bare sørge for ikke at bryde andres patenter disse virksomheder fem og halvfems procent

opgave med at holde øje med andres patenter når vi lukker op

patenttilhængerne eller dem der er tilhængere af patentdomstolen synes

der er en gradsforskel på de virksomheder der tegner patent

det globale er jo netop hele spørgsmålet

at vi kan hjælpe tredjeverdenslande på en ordentlig måde fordi patenterne

om at man nu fik en afstemning

ordføreren et citat af herre kristian thulesen

tiltrædelsen af bankunionen

ideologiske modstand mod eu projektet dermed kommer til at risikere at blokere for udviklingen af danske arbejdspladser danske iværksættere og danske opfinderes muligheder

så kan man selvfølgelig vælge at være bekymret over det men man kunne jo altså også vælge den tilgang som for eksempel en samlet dansk industri et samlet dansk erhvervsliv og en samlet dansk fagbevægelse har stort set

har det sådan det jeg efterlyser er bare at andre partier

redegør for deres ærlige synspunkt

med henblik på at når

kan man udtage patenter man kan sørge for at beskytte sine patenter og man kan dermed sikre at der er danske arbejdspladser og dansk beskæftigelse det er vigtigt og det er entydigt en god idé

der er ingen som helst ulemper forbundet med

er ikke sådan at retstilstanden for en eneste virksomhed eller en eneste borger bliver dårligere af at man vedtager det her

få øje på nogen steder

det er et praktisk godt samarbejde som sikrer at vi

kun fordele forbundet med det

debatten også afspejler en forskel i dansk politik som i virkeligheden er meget mere fundamental den handler om hvor

man står henne i det politiske spektrum og den handler om at i det øjeblik man nærmer sig det der hedder politisk ansvar

der løber fra det så er det billigere at stå et andet sted og råbe op

enhedslistens ordfører havde ret i alle

skræmmepåstande i forhold til hvad det her kunne medføre på patentet selv om de var rigtige alle sammen

som sådan og

er et praktisk arbejde og samarbejde mellemstatsligt som sikrer at man får nogle bedre muligheder og at det bliver mere enkelt men okay der er selvfølgelig nogle ét sted der får det dårligere og det var også det som venstres ordfører var inde på alle dem som gerne vil stjæle andre menneskers ideer uden at betale for det får det sværere

en god idé at man kan gå ud og stjæle hinandens ideer dansk erhvervsliv lever blandt andet af at vi

at vi forsker at vi udvikler vi er innovative

med med væksten når vi kommer på nye ideer

kommer alle mulige andre og stjæler dem fra os ikke mindst fordi vi

at have nogle job hvor vi betaler ganske høje lønninger

skal vi passe ekstra godt på vores ideer

forbundet med at danmark tilslutter sig end i forhold til til andre lande så selv

er slående at to partier står her i dag og prøver at tage til indtægt

lønmodtagere og for danmark og for dansk erhvervsliv man har ikke fundet en eneste virksomhed

man repræsenterer i den her verden derfor synes jeg faktisk langt

helt mageløst hvad de har fundet på

jo vi vil også gerne stemme for det her lovforslag og dermed undgå en

den anden del af biksen

det her ikke er hjallerup marked vi

og så stiller man sig efterfølgende op og siger at nu taler man på demokratiets vegne og er meget oprørt over

man på et tidspunkt skal bede folket om at tage stilling til sager i en folkeafstemning er det måske ikke urimeligt at det bliver nogle lidt større principielle sager og man ikke lige pludselig gidseltager folketinget i forhold til

befolkningen om at tage stilling til et teknisk samarbejde

allerstørste sag man overhovedet kunne have fundet hvis det var at man ønskede at spørge befolkningen

men jeg kan konstatere at et bredt flertal

støtter og bakker op om ideen og jeg tror også på at ved at fastholde sagligheden ved at fastholde engagementet i den her debat indtil den femogtyvende maj

vi få et rungende ja fra befolkningen

alverden skulle man da rende rundt og sagsøge alle mulige som ikke

et patentsamarbejde og et domstolssamarbejde hvis man ønsker

så det her har intet med det at gøre og det var det jeg

at sige før selv hvis alt det vrøvl som enhedslisten stået og sagt skulle være rigtigt så kan man alligevel stemme ja

politik jo er noget hvor man har forskellige holdninger jeg ved ikke

vi ikke lever i en etpartistat eller i et etpartisystem

lever i et pluralistisk system hvor vi har forskellige holdninger og så vidt jeg ved vil den stemmeseddel jeg får den femogtyvende maj

sted hvor jeg kan stemme ja og et sted hvor jeg

stemme nej og derfor vil jeg spørge hvorfor mon der er sådan en stemmeseddel hvis

til stemmestedet for at stemme altså hvis intet bliver ændret hvorfor skal jeg så stemme

man kan finde mange metalvirksomheder rundtomkring

producerer noget unikt og noget særskilt

et patent til at passe på det som man står og producerer derude så er der ikke

spørge dem om de er glade for deres arbejde derude

ministeren velkommen til at klage til formanden

for at udfordre patenter og at at det sådan set i dag er enormt omkostningstungt og bureaukratisk for virksomhederne at skulle ud

faktisk også at de steder hvor

man så kommer for en patentdomstol

det det pågældende lands egne dommere

får en øget beskyttelse så alt i alt

få mulighed for at bidrage så må jeg sige at det jo også er sådan at mange patenter skal fornys fra år til år man skal betale gebyrer hvert eneste år

i længden så det er forbundet med større omkostninger for den enkelte virksomhed uanset hvordan vi vender og drejer det

lovforslaget er vedtaget men ikke af et flertal

være et brud på forliget forligsskik herinde i folketinget tilsiger at forligsparter er med til at udmønte lovforslaget til lov så når

accepterer at man ikke er med til at udmønte energiaftalen

et svar fra regeringen

er vedtaget og vil blive sendt

til lovforslaget og jeg skal ikke udelukke det det afhænger af svarene på de spørgsmål at det kan ændre vores stemmeafgivning

handler jo om at der er en diskussion mellem kommissionen og danmark om implementeringen

hvorvidt det regeringen her lægger op til er det korrekte

blevet i tvivl om hvorvidt det ikke i virkeligheden vil blive sværere

indgå i en dialog med justitsministeren

vi finde ud af om vi fortsat kan støtte

måske kan få ændret nogle ting sådan at alle er tilfredse

herre flemming møller mortensen

en forespørgselsdebat årsagen til at vi samlet har bedt om den her forespørgselsdebat er at vi sidste forår havde en drøftelse her i folketingssalen

med redegørelsen om rigsfællesskabet og der blev vi enige om at vi vil opfordre regeringen til en årlig forespørgselsdebat her i folketinget hvor rigsfællesskabets muligheder og udfordringer kan blive debatteret samlet og fordomsfri vi håber på en rigtig god og frugtbar drøftelse her i dag når jeg sagde at det

jo fordi vi har otte partier valgt i danmark og vi har de fire nordatlantiske repræsentanter i folketinget fra hver deres parti

undrede sig da jeg sagde tolv partier men nu er det også forklaret

færøerne og grønland er vævet sammen gennem vores historie vores kultur og gennem mennesker rigsfællesskabet gør os alle større det skal vi værne om

er et ligeværdigt fællesskab samarbejde er vigtigere end nogen sinde vi kan mere sammen end hver for sig jeg tror på et stærkt rigsfællesskab og jeg tror på et rigsfællesskab i tråd med sin tid de selvstyreordninger vi har i dag er moderne og fleksible og de har en meget bred opbakning her i folketinget vi har tidssvarende lovgivninger for det færøske og det grønlandske selvstyre det er her vi har reglerne for kompetencefordeling mellem vores lande

samarbejde inden for udenrigs forsvars og sikkerhedspolitik selvstyrets kerne er selvbestemmelse færøerne og grønland har mulighed for at overtage kompetence inden for de rammer der gælder i rigsfællesskabet skridt for skridt og når man selv ønsker det

alle vigtige beslutninger om det færøske og det grønlandske samfund

at vi er forskellige med alt hvad det indebærer

berige og inspirere hinanden

de problemer der opstår og løse dem i samarbejde som redegørelsen om

samarbejder danmark færøerne og grønland i dag på en lang række områder

på udenrigsområdet råstofområdet forskningsområdet og på det finansielle område vi samarbejder på retsområdet og om forsvarets opgaveløsning vi skal holde fast i samarbejdet vi skal styrke det og vi skal

og grønland står med store økonomiske udfordringer den økonomiske politik føres på færøerne og i grønland det respekterer regeringen fuldt ud vi følger udviklingen og drøfter

det grønlandske landsstyre

og om de reformer vi gennemfører i de kommende år vil antallet af ældre på færøerne og i grønland stige mærkbart i forhold til antallet af erhvervsaktive og det vil presse de offentlige finanser den demografiske udvikling på færøerne tyder på at udfordringerne kan være betydelige hertil kommer at

underskud

det er et arbejde som færøerne

indført en tvungen pensionsopsparing som indfases frem mod

i stedet for at rejse væk og for at flere skal komme

landsstyret har som målsætning at der skal være balance på de offentlige finanser i to tusind og seksten også grønlands økonomi er udfordret

mens indtægterne stort set vil være de samme det er selvfølgelig

vurderer at der er behov for at forbedre budgetterne med omkring en milliard kroner hvert år frem mod

det er nødvendigt for at få balance mellem indtægter og udgifter

svarer det til over hundrede milliard kroner om året derfor er det nødvendigt med reformer og med nye indtægter hvis grønland skal have råd

landsstyret vil i år fremlægge en samlet plan for en holdbar økonomisk udvikling og planen vil ifølge landsstyret blandt andet omfatte initiativer der kan medvirke til at skabe større indtægter i den private sektor samtidig skal den offentlige sektor moderniseres og effektiviseres

at landet udvikler sig økonomisk og bliver mere selvbærende det er vigtigt for den grønlandske befolkning

er en vanskelig sag lige nu er færøerne underlagt handelssanktioner fra eu på silde og

at håndhæve det er en alvorlig situation eu norge og færøerne er blevet enige om en kvoteaftale for makrel men fordelingen af kvoterne for sild er ikke løst endnu

ikke ophæves

fiskeri og vi har hele vejen igennem opfordret parterne til at tale med hinanden og finde en løsning ved forhandlingsbordet hele sagen om fiskekvoter kunne have fået et andet forløb for vores rigsfællesskab den kunne have slået skår i relationerne mellem danmark og færøerne det kunne være endt ulykkeligt

at danmark er med i to fællesskaber rigsfællesskabet og eu

er den indstilling fra politisk hold

afgørende vi vil rigsfællesskabet også når det er svært grønland har brug for at udvikle sine erhverv og skabe nye indtægter og hvis grønlands rige ressourcer kan udnyttes endnu mere i fremtiden

kan det få stor betydning for den grønlandske befolkning landsstyret har stor fokus på især indtægter fra råstoffer og har fremlagt et ambitiøst

forslag til en ny olie og mineralstrategi for to tusind og fjorten til atten

vurderer at en ny erhvervsudvikling som kan gøre grønland mere økonomisk selvbærende kun kan ske ved at udnytte råstoffer det bakker regeringen fuldt ud op om og

forslag til hvordan vi kan skabe bedre muligheder for erhverv og investeringer

og elleve til tyve fremhæver at

vi skal se både storskalalov og landstingets ophævelse af nultolerance over for radioaktive mineraler

at svaret på grønlands økonomiske udfordringer også er råstoffer og derfor arbejder regeringen for at fremsætte et lovforslag i forlængelse af den grønlandske storskalalov vi skal have juraen om udlændinges opholds og arbejdstilladelser på plads ellers er det ikke muligt for grønland at komme videre

storskalaloven og ophævelsen af nultoleranceprincippet har fået stor opmærksomhed både i grønland og i danmark og har udfordret vores fællesskab

at regeringen og landsstyret ikke ser ens på fortolkningen af grundloven og selvstyreloven

det er beskrevet i rapporten fra den fælles

enige om at vi på trods af det kan have et praktisk og konstruktivt samarbejde i forbindelse med eventuel udvinding og eksport af uran regeringen har pligt til at varetage rigets samlede udenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske interesser

uran skal selvfølgelig være i orden vi har aftalt at en samarbejdsaftale om de her spørgsmål skal være færdig i anden halvdel af to tusind og fjorten

det gælder i særlige tilfælde også sjældne jordarter også her er det afgørende at vi samarbejder og gensidigt udveksler informationer mellem de danske og grønlandske myndigheder

støtte erhvervsudviklingen i grønland

at regeringen lægger afgørende vægt på at varetage kongerigets samlede udenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske hensyn som fastlagt i grundloven og efter vores opfattelse i selvstyreloven

og levende rigsfællesskab

løsninger danmark færøerne og grønland vil rigsfællesskabet

vi og ligeværdigt samarbejde i dag skal vi drøfte rigsfællesskabet her i folketinget det fortjener det jeg glæder mig til en god

ønsket om at vores gæster må få et godt og udbytterigt ophold i danmark

das folketing empfängt

den offiziellen besuch einer delegation

nationalrates der schwieiz unter leitung des nationalratspräsidenten herrn ruedi lustenberger

folketings heisse ich die schweizer delegation herzlich willkommen im folketing ich wünsche unseren gästen unseren gästen einen angenehmen und lohnenden aufenthalt

at vi er blevet enige om i folketinget at vi når foråret kommer så skal have en forespørgselsdebat hvor vi er samlet

de problemstillinger og udfordringer i en åben dialog om rigsfællesskabet

jeg synes som sagt det er rigtig godt at vi

en årlig forespørgselsdebat det giver muligheden for at vi har den ramme

kender så vel når man er politiker her men om et fuldstændig fast emne netop med fokus på rigsfællesskabet socialdemokraterne er af den

opfattelse at rigsfællesskabet er et utrolig værdifuldt fællesskab som vi skal værne om vi er bundet sammen i rigsfællesskabet gennem vores fælles historie og vores fælles kultur rigsfællesskabet skal bygge på et ligeværdigt fællesskab

sig vi skal styrke rigsfællesskabet og vores fællesskab gennem dialogen

af de tre lande

også rigtig glad for at vi gennem det sidste år har set at vi har formået synes jeg at styrke kommunikationen og dialogen jeg kan nævne at vi i grønlandsudvalget har holdt flere videokonferencer

kollegaerne i grønland på samme måde er jeg også rigtig glad for at vi i færøudvalget har haft et ekspertmøde

færøernes demografiske udvikling og de udfordringer de har med at unge flytter fra færøerne i forhold til færøerne vil jeg sige at det er meget positivt at eu norge og færøerne i marts i år fik indgået en fem årig kvoteaftale

makrelfiskeriet fordelingen af sildekvoterne er man desværre ikke blevet enige om og derfor er det som statsministeren har sagt

at færøerne er underlagt handelssanktioner af eu

men den danske regering og socialdemokraterne er helt enige i at vi skal støtte færøerne og at man ønsker en fælles løsning ved forhandlingsbordet

i forhold til grønland har vi også det sidste år helt aktuelt

et tæt samarbejde om komplicerede problemer og vi skal fortsat

uranarbejdsgruppen der blev offentliggjort i oktober

en række spørgsmål af betydning for eventuel udvinding og eksport af uran herunder de internationale regler og standarder på uranområdet

landes erfaringer samt de udenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske aspekter ved at udvinde og eksportere uran og de blev behandlet grundigt overordnet konkluderes det i rapporten at udvinding og eksport af uran har udenrigs forsvars og sikkerhedspolitisk påvirkning og derfor vil det kræve et samarbejde mellem danmark

det fremgår endvidere at regeringen

grønlandske politikere ikke ser helt ens på den her fortolkning af de udenrigspolitiske kompetencer

det er blevet sagt rigtig mange gange at der er en vedkendt uenighed på området men det er imidlertid utrolig positivt at regeringen og de grønlandske politikere er enige om at man skal have et praktisk og konstruktivt samarbejde med henblik på at udvinde og eventuelt eksportere uran og skal det ske skal det ske i overensstemmelse med de allerhøjeste internationale standarder i forhold til natur og miljø

i kølvandet på arbejdsgruppens rapport

en supplerende rapport om en række emner der skal belyses nærmere og for det andet en samarbejdsaftale mellem grønland og danmark som skal færdiggøres i anden halvdel af det her år det er et tæt og

konstruktivt samarbejde der foregår danmark og grønland imellem

politisk skullet forholde os til rapporten som hedder til gavn for grønland og som er udarbejdet af et udvalg nedsat af københavns universitet og det grønlandske universitet og vi har her i danmark jo også

fra dansk side har vi

rapporten med interesse i forhold til hvilke muligheder der ligger for økonomi bæredygtighed økonomisk selvstændighed men også bloktilskuddet mellem danmark

storskalaloven som jo var det helt store emne

her i folketingssalen og i debatten her

udredningsarbejde i gang og det arbejde ligger

at muliggøre udenlandske medarbejderes ankomst til grønland

situationen og i socialdemokratiet forholder vi os naturligvis alvorligt til det

vi håber og tror også på at der må findes de løsninger der skal til for at sikre

økonomiske udvikling i såvel grønland som på færøerne jeg bemærkede at på færøerne er målet at skabe en balance

og i grønland er der

vil fremlægge en samlet holdbar plan for i forhold til den økonomiske udvikling

der skal se på hvordan det kommercielle det kommercielle samarbejde for erhvervslivet mellem grønland og danmark kan fremmes det var noget af det vi også diskuterede for et år siden

jeg vil jeg vil bare i overskrifter nævne noget af det vi fra socialdemokratisk side vægter i hverdagen og det politiske arbejde hvor der er en fælles flade forsvarets opgaveløsning på færøerne og i grønland der ved vi at der er

analysearbejde i gang i forhold til at finde ud af hvordan opgaven skal være og hvad det måtte påkræve af både investeringer

i ny teknologi og også nye samarbejdsstrukturer og inden udgangen af i år vil vi få en rapport som klarlægger de ting meget hyppigt er

i forhold til sar vi ved at forholdene omkring grønland og færøerne er komplicerede og at man her har et behov for at have et helt særligt beredskab hvor man indtænker både det civile

etableret i nuuk i forbindelse med arktisk kommando er også en ny ting og

forventes endeligt etableret her i oktober måned i to tusind og fjorten

finder sted og bliver opdateret har vi jo med glæde set at vi allerede helt fra to tusind og ni har indgået aftaler om

skulle prioriteres og geodatastyrelsen er i fuld gang man gør brug af nye teknologier og det er målet og mit håb at man når at få indfriet den tidsmæssige del af aftalen sådan at der ikke bliver de usikkerhedspunkter som eksisterer mange steder

sidste år stod jeg på talerstolen og sagde at min personlige erfaring som tidligere medarbejder i det grønlandske sundhedsvæsen gjorde at jeg tænkte pokkers også at vi ikke har benyttet os af muligheden for i højere grad

dele de kulturværdier og kulturforskelligheder der er

børn og unge fik forståelse for rigsfællesskabets forskelligheder derfor er jeg som socialdemokraternes grønlands og færøordfører rigtig glad for at man i forbindelse med folkeskolereformen har fået indbygget elementer til bedring af det her forhold for det er dog et grundelement

stor forståelse og bedre forhold for de borgere som flytter på tværs af de tre dele af rigsfællesskabet at man møder en befolkning på et oplyst grundlag jeg vil slutte af med at sige at socialt udsatte grønlændere i danmark er en helt særlig udfordring og der er

nok glad for at man i satspuljekredsen er blevet enige om at sætte mange penge af

at få løftet den opgave den problemstilling som er veldefineret så vil jeg slutte

tekst som alle alle partier i folketinget er blevet enige om

folketinget tager statsministerens redegørelse om rigsfællesskabet to tusind og fjorten til efterretning folketinget udtrykker glæde over rigsfællesskabet mellem danmark færøerne og grønland folketinget understreger behovet for en løbende dialog om muligheder og udfordringer i rigsfællesskabet en god dialog er forudsætningen for et ligeværdigt og respektfuldt samarbejde mellem rigsfællesskabets parter og vil samtidig sikre varetagelsen af rigsfællesskabets samlede interesser med henblik på fortsat at fremme udviklingen af rigsfællesskabet opfordrer folketinget til at samarbejdet mellem regeringen og landsstyrerne på færøerne og i grønland styrkes folketinget anerkender nytten af en årlig forespørgselsdebat i folketinget hvor rigsfællesskabets muligheder og udfordringer kan debatteres samlet og fordomsfrit

har ordføreren nogle bud på hvor danmark kunne agere på en mere fornuftig måde for at få en bedre dialog inden for hele rigsfællesskabet eller mener ordføreren at vi gør det godt nok så der

problemer og ingen plads til forbedringer så har jeg nogle lidt mere præcise spørgsmål ordføreren sagde at vi skal have et ligeværdigt fællesskab det er jeg helt enig i er ordføreren enig i at det er ligeværdigt når danmark støtter en økonomisk stormagt som eu ved at sanktionere færøske fiskere der jo sådan set bare har benyttet sig af en legitim ret til selv at fastsætte sildekvoter i en situation hvor de ikke kunne blive enige om en aftale med de andre kyststater er det et udtryk for

et ligeværdigt fællesskab når vi i den grad har stillet os på den økonomiske stormagts side over for en lille nation der er totalt afhængig af eksport

om ordføreren er kommet i tanke om hvad ordføreren egentlig mener om udvinding og eksport af uran er det fornuftigt at udvinde og eksportere uran eller er det ikke fornuftigt set i lyset af de sikkerhedsmæssige miljømæssige og andre dramatiske konsekvenser der kan være

er det jo statsministeren der har muligheden for at besvare herre finn sørensens spørgsmål hvis det samme skulle gælde spørgsmål til regeringen

at konfrontere mig med om det er rimeligt at eu sanktionerer færøerne vil jeg henholde mig til det jeg har hørt fra

i forhold til at danmark har to fællesskaber man er

det er rigsfællesskabet og det er det europæiske

det synes jeg faktisk er det bedste svar der kan gives til

i forhold til det tredje spørgsmål som drejer sig om

er mit svar grønland træffer beslutning om nultolerance og om det skal være en mulighed men som det er udtrykt meget tydeligt fra statsministerens side og som jeg også i min ordførertale har sagt

er der her en vedkendt uenighed

forsvarspolitisk

ovenikøbet vores egne statsborgere er det udtryk for ligeværd

det vil jeg da gerne have et svar på så spurgte jeg faktisk ikke om ordføreren mente at det var fornuftigt at grønland udvinder og eksporterer uran jeg spurgte om ordføreren er kommet i tanke om hvad ordføreren selv mener om udvinding og eksport af uran som sådan

men jeg prøver lige igen i håbet om at jeg måske kan lokke en politisk holdning ud af ordføreren

det er svaret på om det er fornuftigt at vi gør brug af radioaktivt materiale

hvor det materiale så skal komme fra

det helt klart den socialdemokratiske holdning at den allerhøjeste internationale standard

det ligeværdige samarbejde i forhold

har jeg givet udtryk for at det vi ønsker fra socialdemokratisk side er at man må nå til et resultat via forhandling

med en regeringsleder i det andet land om det her emne

mener er afsluttet men som vi

det

med hinanden men jeg kan sige at vi fra socialdemokratisk side synes at den her sag skal løses og jeg er faktisk

i grønlandsudvalget når vi har diskuteret det her

ønsker sagen afsluttet på den bedste måde men jeg vil også gerne referere at jeg tror at et samlet grønlandsudvalg har været meget ærgerlige over processen at vi må sætte det hele i stå fordi man fra grønlandsk side meget meget sent kommer med ændringer i forhold til det her lovforslag synes jeg var ærgerligt

er et ønske som man skal bede de to parlamenter om

få fundet en struktur på som er holdbar for når jeg siger at

erindrer jeg og oplevede jeg at ønsket om at der skulle være en kompensation og at den

danske stat skulle

kom meget sent ind i i

det

skal gives en kompensation og hvis der skal gives en kompensation hvem skal så stå for den udgift

eventuelt vil kunne sikres at det her bliver landet i

enighed men jeg er også bevidst om at de grønlandske politikere gennem årtier har været klar over

derfor tror jeg og det er en socialdemokratisk holdning at

til sjældne jordarter

har været diskuteret rigtig meget om det kun er uran

udenrigspolitik og forsvarspolitik og der er det socialdemokraternes holdning at sjældne jordarter

netop de påvirkninger og

jo den vedkendte uenighed jeg har nævnt tidligere

at så

det er altså ikke bagatelspørgsmål det handler om det er stormagtspolitik enorme økonomiske interesser og enorme militære ressourcer

vi i disse uger klar anskuelsesundervisning i ruslands ageren i ukraine viser med al ønskelig tydelighed at folkeretten tilsidesættes groft når det drejer sig om de russiske interesser i nærområder til rusland væk er alle gyldne erklæringer tilbage er den rå magt arktis er også nærområde for rusland og derfor må vi ikke undervurdere den kraftige militære oprustning som russerne er i gang med uanset hvad vi kunne ønske os er de hårde kendsgerninger at arktis på godt og ondt er i stormagternes søgelys og her skal vi ikke have naive forestillinger om verdens godhed vi skal i rigsfællesskabet være realister og handle derudfra

for både danmark grønland og færøerne er der store samfundsmæssige og økonomiske udfordringer vi må som også en lang række andre lande i europa håndtere den store demografiske udfordring vi står over for i danmark har vi håndteret problemerne frem til to tusind og tyve men derefter kæmper vi jo stadig med uløste problemer vi har for mange mennesker uden for arbejdsmarkedet og på overførselsindkomst vi oplever at globaliseringen gør indhug i de danske arbejdspladser virksomheder flytter ud af landet skatter og afgifter er tårnhøje og

det er en hovedprioritering for danmark at gennemføre en reformpolitik der kan sikre flere virksomheder flere i arbejdsstyrken og flere i job i danmark grønland kæmper med de samme problemer beregninger fra grønlands økonomiske råd viser at de offentlige udgifter vil være stigende frem til to tusind og fyrre mens indtægterne stort set vil være de samme målt som andel af bnp økonomien er altså ikke holdbar og der er brug for budgetforbedringer på op

procent af bnp hvert år frem mod to tusind og fyrre omsættes syv procent

svarer det til en udfordring på en hundrede og fem og tredive milliard

mindre end halvdelen af den udfordring som grønlænderne står over for og det siger jo noget om opgavens enorme omfang i løbet af to tusind og fjorten præsenterer grønland en langsigtet plan for den økonomiske udvikling det er et meget meget vigtigt initiativ for vi ved jo af erfaring at de reformer der skal gennemføres er politisk meget vanskelige og det kræver hårdt og ikke altid populært benarbejde

pres på de offentlige finanser færøerne oplyser også at der vil blive fremlagt en analyse af den finanspolitiske holdbarhed og det er et vigtigt skridt til at belyse udfordringens omfang

ske i et for hastigt tempo da det ikke vil være til gavn for grønlænderne

vigtigt er det i grønland at man lægger en strategi for udvikling af et økonomisk bæredygtigt grønland

min frygt er at man kaster sig ud i storskalaprojekter uden at gøre sig klart i hvor stort omfang det er fremmed arbejdskraft som importeres og løser opgaven hvor relativt få grønlændere kommer med på vognen eller at en pæn del af gevinsten ikke havner i det grønlandske samfund

der er på det seneste kommet forskellige rapporter som gennemgår mulighederne

styrke erhvervsudviklingen i grønland højere forædling af fisk kaster penge af sig

naturligvis råstofudvindingen så skal det naturligvis sikres at det foregår miljø og naturmæssigt forsvarligt

er lavest den grønlandske natur og havet omkring grønland er sårbare

om uran hvad enten det brydes direkte

her bevæger vi os helt klart ind på udenrigs og sikkerhedspolitikken udenrigs og sikkerhedspolitikken er hævet over enhver tvivl et fælles anliggende det er altså et område hvor grønland ikke kan håndtere

det er naturligvis også fastslået i fællesrapporten at det er et fælles anliggende og det er vigtigt for venstre at netop det sikres brydning af uran og salg af uran er undergivet internationale konventioner og procedurer for håndtering og det skal naturligvis følges for færøernes vedkommende er det vigtigt at kyststatsforhandlingerne om kvoter for sild og makrel finder sin permanente løsning det er klart problematisk for udviklingen hvis de senere års konflikter fortsætter stabile rammevilkår for fiskerierhvervet er derfor meget vigtigt jeg vil så gerne benytte lejligheden her til at takke herre edmund joensen sambandspartiet fordi han holder os i venstre løbende orienteret om den økonomiske og politiske udvikling på færøerne

det er vigtigt at have en sådan kontakt

venstre er derfor glade for at være med til at rette op på forholdet dernæst vedrørende sælskind

i forbindelse med eus forbud mod import af sælskind lykkedes det at sikre en undtagelse for arktiske folk men store dyreværnsorganisationer har lagt op til og efter forbuddet ført en meget aggressiv og meget effektiv kampagne mod sælfangst det er selvfølgelig et problem for den grønlandske økonomi og de mennesker der er afhængige af indtægten og danmark skal

under alle forhold forsvare grønlændernes ret til at sælge sælskind ligesom vi med fordel kan sørge for at understrege at grønlandske sælprodukter produceres både etisk og miljømæssigt forsvarligt i venstre er vi dybt optaget af at styrke rigsfællesskabet vi er alle i det fællesskab forpligtet til at hjælpe hinanden så vi kan udvikle vores samfund til gavn og glæde for borgerne fællesskabet skal bygge på gensidig tillid åbenhed og samtale så vi kan udvikle velfærden for alle borgere på færøerne i grønland og i danmark

være naive i arktis var det et oplæg til at vi skal opruste militært for at imødegå den russiske fare eller

synes ordføreren egentlig det er fair at vi sammen med en økonomisk stormagt som eu sanktionerer et lillebitte land som færøerne der er fuldstændig afhængigt af fiskeri og eksport af fiskeriprodukter

om udvinding og eksport af uran er det fornuftigt at udvinde og eksportere uran når man ser på at det kan være utrolig skadeligt for mennesker miljø

at det er en lille påmindelse til os om ikke

grønland er ruslands nærområde og når man kan bruge begrundelsen at man har særlige interesser i ukraine fordi det er et nærområde

til arktis og der mener jeg at vi da skal tænke os om og se hvad

vi i de kommende år skal bruge af ressourcer i det område at vi skal bruge flere ressourcer betragter jeg som givet men vi må jo nu afvente den rapport

opgaver for så vidt angår spørgsmålet om om

færøerne og eu og fiskeristriden der tror jeg sådan set ikke jeg kan gøre det

meget bedre end min socialdemokratiske kollega

når vi er med i eu

vi har nogle interesser der skal varetages i rigsfællesskabet

så har regeringen kæmpet loyalt for at sikre færøerne så god og retfærdig en behandling

ja ordføreren er åben over for at det kan være nødvendigt med militær oprustning i det arktiske sådan forstod jeg svaret og ja ordføreren synes det er helt fair at vi allierer os med eu en økonomisk stormagt for at kue de små uartige færøske fiskere

problem i lige præcis vores eu

vil jeg gerne sige at for os er det helt klart at det

sikkerheds forsvars og udenrigspolitik og derfor er et fælles anliggende og for vores vedkommende er det klart at

til de højeste standarder der findes for produktion salg slutforvaring og hvad der nu end

det skal man være meget omhyggelig med men det er et fællesanliggende og det skal drøftes i

at være med i rigsfællesskabet på grund af økonomiske tilskud

meget konkret man siger at det det og det er en fordel for danmark

når man diskuterer rigsfællesskabet her i huset

er alle meget positive og alle siger at vi

være med at vi skal styrke det og at det er meget vigtigt

derfor vil jeg spørge ordføreren kan sige hvad

den konkrete den konkrete fordel for danmark af at rigsfællesskabet består

er det den strategiske betydning det giver danmark er det danmarks position i arktis som

meget bedre i et fællesskab der er reguleret af lovregler der er reguleret af politiske drøftelser end i det vi jo i europa har oplevet i århundreder

der fører det store ord så for mig er medlemskab af eu ikke et spørgsmål om om vi tjener penge eller ikke tjener penge

selv om vi måtte sætte penge til på det fordi jeg tror det er den rigtige måde at arbejde sammen på og derfor laver jeg ikke

det er en økonomisk fordel for danmark at færøerne

grønland og danmark er i et rigsfællesskab jeg betragter

historisk udvikling at vi har været knyttet sammen i rigtig rigtig mange mange år og derfor har

en fælles forpligtelse til at hjælpe hinanden det er den måde jeg ser det på og ikke som et spørgsmål

det er heller ikke sådan hvis man tager dansk indenrigspolitik at jeg

er med i danmark og tænker at vi måske skulle

læsø altså det er bare en helt fjern forestilling

fordel for os

følelse af at vi er forpligtede over for hinanden

for hinanden og det er jo ligesom det der skal være det drivende i et rigsfællesskab og ikke et spørgsmål om om man sætter en krone til eller

vi har en nato politik og vi har en

politik om arktis og så videre og så videre

statsministeren som belyser hvad der er sket i

men jeg savner

rigsfællesskabet jeg synes der

sikre at vi understøtter hinanden og sikre en økonomisk fremdrift i vores tre samfund det synes jeg på mange måder kunne være nyttigt fordi det ofte er meget sporadisk hvad vi hører hører om forskellige initiativer der bliver taget og det ville da være

også at sætte sig ned og gennemføre

grønland og med færøerne omkring en strategi og naturligvis

for de selvstyreregler der gælder for vore

ting der mangler der mangler en strategi

tre regeringer grønland færøerne

for at få løst problemer men den slags problemer som

er det næsten

bevægelighed imellem landene

får statsministeren til at

vi

kompensation det vil sige

en kvinde som er juridisk faderløs

hvem der ikke kunne arve og da faren så

ligestilling for de fædre der ikke kan komme til at lade deres børn arve hvordan kan man fra venstres side stå og sige at der sker en ligestilling for de her mennesker når en så potentielt stor gruppe af juridisk faderløse

dødsfaldet skete for mange år siden og hvor boet er blevet delt og sagen sluttet og det er altså efter min bedste overbevisning meget juridisk kompliceret at begynde at begive sig ind i det

ikke være en undskyldning for at man ikke kan have en dialog

har der været en ubrydelig forbindelse mellem danmark og færøerne og i stedet for at stå fast på tanken om at vi selvfølgelig ikke boykotter hinanden i rigsfællesskabet så bøjer man sig for eu ros skal regeringen dog have have for efterfølgende på færøernes vegne at føre sagen internationalt for dansk folkeparti

i alle tilfælde har førsteprioritet mellem danmark og færøerne hersker der som stort set altid et fornuftigt venskabeligt og pragmatisk forhold vi taler os til rette vi finder ud af det og vi taler ordentligt til hinanden således har forholdet mellem danmark og grønland i tidens løb også kunnet karakteriseres i hvert fald indtil for nylig for med grønlands landstings nye flertal eller måske snarere med grønlands nye landsstyreformand er sagen dramatisk ændret eksempelvis læste jeg i en avis at landsstyreformanden var af den opfattelse at det eneste af værdi danmark havde givet grønland var brun sovs

at hun ville dø i frihed hvoraf man altså må slutte

at vi for første gang i grønlands historie har at gøre med en landsstyreformand som er fuldstændig uden fornemmelse

virkelighedens verden fuldstændig uden sans for historie og kultur en over for danmark rent ud modbydelig udtalelse landsstyreformanden sætter for tiden dagsordenen i en antidansk bølge som øjensynlig har til hensigt at rejse kunstige barrierer mellem grønlandsk og dansk ved hjælp af helt urimelige verbale angreb på danmark og ved at fordreje vores fælles historie til det formål har landsstyreformanden ladet nedsætte en forsoningskommission jeg antager at hun har hentet ideen fra sydafrika som efter apartheidregimets fald etablerede en sådan men nu er fru aleqa hammond jo så vist ikke nogen tutu eller mandela som er sluppet ud af syv og tyve års indespærring

anker jørgensen baunsgaard schlüter fogh rasmussen eller helle thorning schmidt

med begrebet forsoningskommission søger man at skabe den fortælling at grønlænderne er blevet undertrykt nærmest som undermennesker

den hvide dansker mod den brune eskimo en ting er at landsstyreformanden og andre grønlandske politikere ønsker et selvstændigt grønland men at de tilsyneladende også har planlagt at afskeden med det danske folk skal foregå i et så forpestet klima som overhovedet muligt er mig helt uforståeligt skal man skilles kan det vel i det mindste foregå med værdighed for os i dansk folkeparti er det vores inderste opfattelse at grønlands selvstændighed

det danske eller det grønlandske folks interesser det gør derimod rigsfællesskabet for der er så meget der binder danskere og grønlændere sammen historisk følelsesmæssigt familiemæssigt at det for begge parter efter tre hundrede års samhørighed vil være en historisk katastrofe at bryde båndene jeg tror nu heller aldrig at det kommer dertil at det grønlandske folk stemmer sig ud af rigsfællesskabet jeg tror ikke at selvstændighedsmanien har vundet gehør i det grønlandske folks solide flertal som jeg fornemmer det er kærligheden der til danmark og det danske folk usvækket og dette ændres ikke af selv nok så store råstoffund men det kan jo bestemt en dag komme dertil

vil vi nok vide hvor hver enkelt grønlandsk politiker står men hvad med de danske politikere hvor står vi ja hidtil har folketingets politikere nærmest stået som de tre berøringsangste trillingeskulpturer ikke se ikke høre ikke tale af frygt for at komme til at lyde koloniherreagtig gemmer man sig bag besværgende sætninger som det her er suverænt grønlændernes afgørelse det må grønland selv om det skal vi ikke

at man gør jeg kom til at tænke på denne noget specielle danske politikerapati i forhold til rigsfællesskabet da jeg for nylig var i london jeg mødtes her med politikere fra parlamentet i westminster

selvstændighedsafstemning det er til september det kommer til at foregå og afstemningen ventes jo nu med stor spænding for der er altså mange skotter som ønsker et selvstændigt land men lige så mange er der altså der føler sig som briter og for alt i verden vil holde sammen i det forenede kongerige sammen med englændere walisere og nordirere som siger better together

men det er bestemt ikke alene i skotland det diskuteres også blandt engelske walisiske og nordirske politikere tager man levende og engageret del i debatten og bredt arbejder man blandt engelske politikere på med annoncer tv reklamer og lignende at tage aktiv del i den skotske debat med det formål at få et nej så unionen kan bevares der er således i england samlet en formue ind som skal bruges på kæmpe annoncer når kampen for alvor går i gang her til efteråret jeg spørger kunne man overhovedet i sin vildeste fantasi forestille sig noget lignende i det her hus

kunne man forestille sig at en strøm af danske politikere fra dette hus op til afstemningen strømmede til grønland for at aflevere flammetaler under sloganet keep the union eller måske bevar rigsfællesskabet kunne man forestille sig at vi her på tværs af partierne samlede penge ind med det formål at indrykke annoncer med dette slogan i grønlandske medier næppe

at man som politiker i rigsfællesskabet ikke finder at man skal blande sig i rigsfællesskabets anliggender mens man i øvrigt har travlt med at blande sig i alle mulige andre landes forhold

danske politikere svigter

for mig at være et lysglimt i mørket der er unge grønlændere danskerne og færinger som for alt i verden ønsker at bevare rigsfællesskabet diskuterer på livet løs omkring et nyt e bogsprojekt og på facebook i gruppen rigsfællesskabet til debat her fortæller man om det vi har sammen det gode unikke og positive mellem danmark grønland og færøerne det er meget opløftende at følge for samhørighedsviljen synes i virkeligheden meget stærk når man kommer uden for de elitære grønlandske politikeres sfære der er rigtig mange derude af samme opfattelse

en stor glæde for mig på ny at opleve unge grønlændere som af hjertet ønsker en fremtid sammen med danmark og færøerne og som nu står frem og siger det højlydt endelig det er en udvikling der lover godt for rigsfællesskabet til slut skal jeg sige at

hvis vi er åbne og direkte om hvad vi mener men når ordføreren taler skal man jo altid huske på at ordføreren kommer fra et parti der har en helt og misforstå ikke ordet afvigende holdning til rigsfællesskabet ordførerens parti stemte imod selvstyreloven i to tusind og ni

tydeligt udtryk for

det i hvert fald er en rigtig dårlig idé hvis de benytter sig af den det må være derfor at man stemte imod selvstyreloven

ordføreren vil gerne udvikle rigsfællesskabet men hvordan rimer det

negligerer det grønlandske landsting og den selvstyrelov vi har

det faldt desværre væk og derfor kunne vi ikke stemme for det vi synes at det var ganske unfair og urimeligt at grønland skulle have alle ressourcerne

nu er selvstyret der og det havde vi såmænd med med stor fornøjelse stemt ja til

og talte også meget

råstoffer for eksempel nævnte ordføreren

have alle ressourcerne men det er jo sådan at aftalen indebærer at grønland deler indtægterne fra råstofferne

nødvendigvis en økonomisk profit

jeg mener grønland får jeg mener helt seriøst

synes det lyder vældig koloniherreagtigt

fifty fifty sådan

og tradition og det som vi har været igennem det synes jeg

give hinanden så længe vi

at blive en selvstændig stat på et tidspunkt

er det så præcis ordføreren mener at danmark får fra grønland hvis man ser bort fra

på grønland er jo medvirkende til det her så så grønland får i høj grad

der er tilbage i i nordsøen må

grønlandsk ønske i selvstyrekommissionen at det blev stadfæstet ved lov at det skulle være et bestemt beløb jeg tror det var tre

to tusind og ni penge

jeg se på formanden

kan tåle det det det er faktisk den mest nedladende holdning man kan have sagde han

beskylde herre søren espersen for over for grønland eller over for færøerne jeg synes det er meget befriende at han er så ærlig og og ved at man

jeg gerne kvittere for jeg synes det er meget befriende

indrømme at der også er konkrete fordele for danmark

færøerne og grønland er i rigsfællesskabet

player i arktis at den danske

på grund af specielt grønland

dér en meget konkret fordel for danmark

at de blev sendt af sted i øvrigt også til færøerne tidligere det var meget store tilskud og

forstå dengang have pengene udbetalt ret hurtigt altså det giver jo ingen mening

regnestykker synes jeg ikke man kan

undersøgelse fra to tusind og ni som fortalte at i i danmarks tre hundrede års historie sammen med grønland havde der ikke på et eneste tidspunkt været tale om profit for danmark

det det var en del af det gamle danske middelalderrige men da

man aldrig haft nogen som helst økonomisk indtjening det er højst usædvanligt

altså en situation nu hvor grønland måske kan blive et af verdens allerrigeste lande på grund af tilfældigheder såsom hvor olien ligger og hvor råstofferne er og så skal vi bare give afkald på det det var det vi ikke forstod

ligger på færøerne eller at det er noget der ligger i grønland selvfølgelig skal der tales

derfor er jeg glad for at der

herre søren espersen

at vi burde have en strategi altså

at vi forsømmer noget hvis

større parlamentariske møder altså man har

rigsmødet hvor de tre ledere mødes og

at have

når fru doris jakobsen nævner de grønlandske børn som kom herned for at lære dansk

ikke en dansk opfindelse at det skulle foregå på den måde grønlænderne var dengang meget begejstrede for det og det grønlandske landsstyre

forsoningskommission kan jo ikke bare lade historikere finde ud af at der var nogle ting i fortiden som ikke altid var så

forbi og faren er måske for længst død der er

jeg er sikker på at regeringen i det her tilfælde ikke ønsker andet end en rigtig god løsning som man kan være tilfreds med regeringen er parat til at strække sig langt det har jeg forstået

hvor det ender jeg tror at alle er interesserede i

færøerne grønland og danmark vil styrke og gavne alle parter jeg er enig med statsministeren vi kan mere sammen end vi kan hver for sig vi skal derfor gøre vores bedste for at fremme samarbejdet inden for rigsfællesskabet og for at fjerne de barrierer og hindringer der står i vejen for et stærkere samarbejde i rigsfællesskabet der er som redegørelsen

økonomiske udfordringer forude de skal tages alvorligt både gennem de nødvendige reformer gennem skabelsen af nye indtægter og ikke mindst gennem vækst og arbejdspladser og det vil kræve mod og hårdt arbejde det er det radikale venstres holdning at en flerstrenget erhvervsstrategi i grønland og færøerne vil styrke alle parter skabe et bredere

derfor skal vi arbejde hårdt for at øge investeringerne i grønland

færøerne fra danmark det kan være inden for innovation klima energi turisme fiskeri landbrug

der er nedsat det store fokus på det

giver nye muligheder som vi skal udnytte i synergi og i samarbejde i både grønland og færøerne kan der i fremtiden ske store investeringer og projekter inden for naturressourceudvinding fra olie og jern til guld og uran vi håber og tror at det kan give økonomiske gevinster der vil blive til gavn for både grønland og færøerne men hvis det skal lykkes skal vi bruge den bedste viden og teknologi vi har der er brug for alle gode kræfter og her skal vi arbejde godt sammen vi bakker op om storskalaloven i grønland

også her skal vi styrke samarbejdet så vi kan få gode arbejdsforhold og tackle de udfordringer der måtte være vi skal leve op

de højeste internationale standarder og de stærkeste konventioner det skal vi igen arbejde sammen om det gælder jo ikke mindst

når det er uran og visse sjældne jordarter der skal udvindingen og eksporten leve op til de højeste internationale standarder det har vi skrevet under på det skylder vi hinanden og det skylder vi resten af verden og det kan kun ske gennem et stærkt og godt samarbejde mellem danmark og grønland et eksempel på et område hvor vi får gavn af rigsfællesskabet og vores fælles viden vores fælles teknologi og vores politiske samarbejde ude i verden vi har en lang tradition for samarbejde på uddannelsesområdet mellem grønland færøerne og danmark unge fra grønland og færøerne har adgang til danske højskoler og uddannelsesinstitutioner og der laves udvekslingsbesøg i folkeskolen for vores børn det er rigtig godt og det skal vi gøre endnu mere vi skal se på hvordan vi kan sikre at danske børn unge og voksne kan få mere viden om det moderne grønlandske og færøske samfund kultur og sprog og

hvor folkeskolereformen giver nye muligheder og på gymnasieniveauet vi skal også tilstræbe et stærkere samarbejde inden for de højere uddannelser dtu aalborg

højere læreanstalter til sidst vil jeg nævne det politiske samarbejde det skal styrkes på alle niveauer samarbejdet mellem regeringen og landsstyrerne i færøerne og i grønland

på samspillet med de fire nordatlantiske repræsentanter her i folketinget mange tak for det og vi udbygger og styrker vores samarbejde med vores søsterparti i grønland demokraterne det samarbejde sætter stor pris på og vi ønsker deres nye leder anda uldum tillykke med valget stærkere erhvervssamarbejde stærkere uddannelsessamarbejde stærkere politisk samarbejde

skal bane vejen for et endnu stærkere rigsfællesskab til gavn for både grønland færøerne

med de ord støtter radikale venstre forslaget til vedtagelse

til de juridisk faderløse synes ordføreren at det er noget der

det andet er sådan et rent holdningsspørgsmål hvad er ordførerens politiske holdninger

mener ordføreren det er fornuftigt at udvinde og have eksport af uran når man tager

de menneskelige miljømæssige og sikkerhedsmæssige omkostninger der

en meget aktiv dialog om de spørgsmål og

om den linje som regeringen har lagt det samarbejde der har været

og der har været fremskridt det

noget man skal benytte sig af i tilfælde med

og på den baggrund skal vi vi udvikle

at

forsoningskommissionen ligger vi på linje med vores søsterparti demokraterne

fornuftige og fredelige anvendelser af uran og der er forfærdelige og ødelæggende anvendelser af uran

af uran til fornuftige og fredelige

og vi har sagt og står ved og siger gentagne gange at vi

sikre de højest mulige standarder både når det gælder

at statsministeren ignorerer alle henvendelser om dialog i denne ømtålelige sag og så sent som i lørdags har men

der kom intet svar og ingen reaktion på hendes henvendelser

omkring dette spørgsmål og jeg tror at man bare må anerkende at på et

emnet så tilstrækkeligt belyst

rykke videre jeg har jo noteret at institut for menneskerettigheder har udtalt at den danske stat ikke er forpligtet

til at betale kompensation til de juridisk faderløse hvis fædre allerede er døde så de ikke kan få del i

og når der ikke er juridisk belæg for at udbetale en kompensation

er det meget vanskeligt at udbetale kompensationen men spørgsmålet kan jo forfølges

sker i det omfang der er behov for det så vi også der kan sikre en en afklaring jeg vurderer at den nu manglende dialog begrundes i at man har

og jeg håber vi fremadrettet kan samarbejde om

mener det er rimeligt at vi nu igen

er blevet omdelt til grønlandsudvalget nemlig historien om den her kvinde som for eksempel af retssystemet bliver afskåret fra at få en arv fordi hun er juridisk faderløs

i de her år når vi ikke har fundet en løsning på det her samtidig synes

rimeligt at man i loven afskæres fra at genåbne dødsboer

ikke er et juridisk belæg for at udbetale en kompensation så er det meget svært

kompensation så er det svært

hvor man kan sige at staten i en sag skal udbetale en kompensation

ikke skal udbetale en kompensation en politisk løsning

sikrer de juridisk faderløse fremadrettet

at råstoffer herunder udvinding og eksport

vi mener at de sjældne jordarter er et rent grønlandsk anliggende

derfor er det til gavn for os

disse områder da det er til gavn for os at vi sammen kan udrette mere og at vi sammen

rigsfællesskabet har når det gælder uran er der jo særlige forhold

særlige konventioner der er ikkespredningsaftalerne som danmark har undertegnet og

derfor er det uomgængeligt at vi der har et stærkt samarbejde

uran og sjældne jordarter er er det i rigsfællesskabet at vi bedst løser opgaverne

fordi de udgør grundstenen i det

tilsiger at der kan være stærke udenrigspolitiske storpolitiske sikkerhedspolitiske interesser knyttet til bestemte jordarter og dem løser vi bedst

er sikker på at man heller ikke i grønland kan håndtere de spørgsmål alene lad os gøre det i et stærkt samarbejde i rigsfællesskabet det var den invitation

jo også kan høre som debatten skrider frem her i dag

nogle af de ret store udfordringer som der er det er vigtigt at vi hele tiden er meget opmærksomme på

konstruktivt samarbejde mellem grønland færøerne og danmark færøernes og og grønlands selvstyreordninger er stadig relativt nye

set at det er meget fornuftigt at vi i folketinget løbende diskuterer hvordan samarbejdet forløber

forbedre det vi mener at det er godt at færøerne og grønland med selvstyreordningerne har fået mulighed for at overtage sagsområder og vi mener grundlæggende at det er godt når beslutninger kan tages så tæt på de borgere de angår som muligt men der er også områder hvor vi

står stærkest ved at beholde et tæt samarbejde i rigsfællesskabet vi skal sørge for at beholde et meget tæt samarbejde når det angår det udenrigspolitiske område det gælder jo blandt

har også været flere eksempler nævnt her i dag som

indlysende fordrer at vi har et tæt samarbejde arktis er et område hvor mange stormagter har interesser og her skal vi holde sammen i rigsfællesskabet og vi skal tale med fælles stemme så har vi på

handelsområdet haft nogle succeshistorier det seneste år hvor vi i fællesskab har sikret nogle frihandelsaftaler som

skabe fremgang for både grønland og

set også overbevist om at vi også fremadrettet skal holde tæt sammen altså at samarbejdet giver det bedste resultat jeg har også selv haft den store fornøjelse

blandt andet en del af de sociale udfordringer som der

mellem danmark og færøerne

i forhold til færøerne at komme et skridt længere

det er ganske vigtigt at vi sikrer når

visiteret til behandling i danmark og omvendt

til gavn for de børn og unge som det angår jeg oplevede

vi drøftede blandt andet de udfordringer der er både omkring infrastruktur omkring digitalisering og også at der

den service der skal være på ældreområdet og

det var faktisk noget vi havde en god dialog om og hvor vi gensidigt kan arbejde til inspiration for hinanden på samme måde

hele erhvervsudviklingen turismeudviklingen men også på sikkerhedsområdet har jeg i hvert fald været med til at have et meget godt samarbejde så er det rigtigt at der er nogle store udfordringer det er også nævnt af alle her i dag gentagne gange

børn i grønland

jeg hilser det meget velkommen at det er lykkedes

økonomien til de grønlandske huse men det er jo ikke gjort med det vi skal stadig væk arbejde

erhvervs og vækstdagsordenen hvordan gør vi det bedst muligt i respekt for miljøet for klimaet og også for den kultur som er herskende i grønland på færøerne og

sagt meget glade for at vores kolleger de færøske og grønlandske medlemmer af folketinget

med til at rejse den her debat og vi håber også at vi i det kommende år kan lande en aftale som har bred opbakning i folketinget en aftale som vil gøre det nemmere at flytte mellem færøerne og grønland og danmark uden at vi støder ind i unødvendigt bureaukrati som jo

grundig redegørelse der er kommet fra statsministeren som ridser

det er for opgaver der er arbejdet med

musikere det er vores fælles historie og også den store

mulighed vi har for

hvor vi får lagt kræfterne

så det er noget af det jeg også meget gerne

vil have at vi kommer til at drøfte vækstdagsordenen kender vi vi har

et initiativ i forhold til sælskind og anerkendelse af det som

stadig væk udfordringer i forhold til hvordan vi får landet

på en fornuftig måde men jeg ser et reelt konstruktivt ligeværdigt samarbejde med respekt for de forskelligheder der kendetegner

der hvor vi kan gøre hinanden større og gøre det bedre

i grønland på færøerne og i danmark

jeg er meget glad for drøftelsen i dag og jeg deltager meget gerne i den fremadrettet med vægten på

enhedslistens holdning om at det er problematisk sådan som lovforslaget ser ud nu

i lovens § fem

adgang til en lukket bosag det kan der være en fornuft i men samtidig afviser man et ønske fra det grønlandske landsting om at gå ind i en dialog om en eller anden form for erstatning det opfatter jeg som en modsætning

bekymring og kritik af den situation der tegner sig nu hvis lovforslaget bliver vedtaget som

på at lovgivningen har været meget

har været med til det der bliver fremsat nu som lovforslag er for mig at se

og når jeg siger at det ikke færdigt endnu er det jo fordi det ikke er

lidt længere med det i efteråret det lykkedes ikke så håbede

sådan må vores diplomatiske arbejde

nødvendigvis handler om den her erstatning men

der er også en symbolsk anerkendelse

den måde som juridisk faderløse er behandlet på

i forhold til de grønlandske børn hver eneste måned der går

juridisk faderløse børn som så ikke

i de her bosager og det synes jeg er

vanskeligt det er en konsekvens

som det ser ud nu og som det sikkert bliver vedtaget med alles opbakning

der er situationen som jeg opfatter den at at den danske regering har afvist en sådan dialog vi har et brev fra statsministeren hvor der klart står at statsministeren mener at sagen er afsluttet med vedtagelsen af det her

som jeg gerne vil høre om ordføreren vil forholde sig til og

gøre lidt reklame for et betænkningsbidrag jeg har sendt til udvalget som vi skal forholde os til i morgen i håb om at ordføreren og ordførerens parti vil støtte

der ligger nu mener jeg er det tætteste vi kan komme på en god løsning og ja skulle der så være elementer i det herre finn sørensen nævner et

så er det en drøftelse der må tages jeg jeg håber da at

få en konstruktiv løsning og den her sag kunne jo have været afgjort for mange år siden

håber jeg selvfølgelig at der fortsat kan være en samtale en dialog et samarbejde om blandt andet også på nogle af de andre områder jeg

tager stilling til en kompensation ved dokumenterbare økonomiske tab ved ikkeudbetalt arv hvor sagen er afsluttet

ordføreren om at grønlands råd for menneskerettigheder siger det

fat i en politisk stillingtagen til spørgsmålet om kompensation sådan som jeg hører det

jeg har jo også haft drøftelser om

vil jeg egentlig meget gerne at vi kommer videre at vi får vedtaget

anden oplevelse fra grønlands side eller dansk side på regeringslederniveau

fra grønlandsk og dansk side og jeg opfordrer bare til at vi får vedtaget det

vanskeligt nu at komme med et forslag

det tror jeg simpelt hen ikke er muligt og det vil

her kompensationsønske hvad er det for en tilkendegivelse man meget gerne

det jo tydeligt for enhver at grønlands planer om storskalaprojekter er en stor udfordring for rigsfællesskabet der er sat berettiget spørgsmålstegn ved om storskalaloven lever op til arbejds og menneskerettigheder der er en grundlæggende kompetencestrid om hvordan vi tackler uran og sjældne jordarter disse andre udfordringer er ikke en trussel mod rigsfællesskabet som sådan vi skal ikke gøre dem større end de er som situationen er har vi brug for hinanden og derfor finder sådanne problemer jo også deres løsning før eller siden i større eller mindre enighed i de tre landes parlamenter hvis der på længere sigt er en trussel mod rigsfællesskabet

består den i at vi ikke har en åben og fri diskussion om hvad vi hver især vil med det minik rosing og kuupik kleist skrev i deres meget omtalte kronik fra november 2012 vi står stadig kejtet over for hinanden og træder os selv over tæerne mens vi undlader at tage en mængde vigtige beslutninger til fælles gavn for rigsfællesskabets parter

politiken den tyvende november to tusind og tolv sætningen var møntet på forholdet mellem danmark og grønland men efter min mening passer den også meget godt på forholdet mellem færøerne og danmark jeg savner at regeringerne i færøerne og grønland er mere direkte med hensyn til hvad de egentlig ønsker af resten af rigsfællesskabet og selvfølgelig specielt af danmark den danske regering og det danske folketing bliver tit bebrejdet af vores brødre og søstre i nordatlanten at vi ikke kommer med nogle konkrete udspil der kan styrke udviklingen af rigsfællesskabet

helt konkret er for nogle udspil man gerne vil have vi kommer med så får vi sjældent et konkret svar måske er der nye tider på vej hvad det angår jeg synes i hvert fald det er vældig godt at vores nordatlantiske medlemmer her i folketinget i enighed har krævet at der bliver gjort noget ved grænsehindringerne inden for rigsfællesskabet og her er der da også blevet kvitteret med fuld opbakning fra alle folketingets

jeg kunne også ønske mig at færinger og grønlændere havde nogle klarere meldinger om rigsfællesskabets fremtid hvad forestiller i jer egentlig på længere sigt hos færingerne er der ikke flertal for løsrivelse men hvad ser i så som fremtiden har i for eksempel tænkt jer at i skal have bloktilskud til evig tid eller er der en strategi for at gøre færøernes økonomi selvbærende er det en strategi vi fra danmarks side kan hjælpe med at realisere og i givet fald hvordan i grønland er der stort flertal for måske fuld enighed om at selvstændighed er målet men hvordan har i tænkt jer at komme nærmere dette mål hvad er tidsperspektivet er der en klar strategi som vi eventuelt kan hjælpe med at realisere hvilken plads og rolle har danmark egentlig i grønlands rejse mod

nogle gange tager ydmygheden overhånd og bliver til holdningsløshed i situationer hvor man burde have en klar mening for eksempel om det fornuftige i at importere tusindvis af udenlandske arbejdere på ringere vilkår end de sædvanlige grønlandske eller om det fornuftige i at udvinde og eksportere uran hvilket vi jo ellers i fem og tyve år har været enige om inden for rigsfællesskabet

er en pokkers dårlig idé man kan godt komme med sine holdninger uden at antaste de helt klare kompetencefordelinger vi har aftalt andre gange synes jeg ydmygheden er helt fraværende hvor den i høj grad burde være til stede for eksempel som når den grønlandske regering gerne vil have en dialog om danmarks deltagelse i en forsoningskommission eller en eller anden form for kompensation til de juridisk faderløse grønlændere det handler jo ikke om at vi skal gå rundt og sige undskyld morgen middag og aften men om at vi som tidligere kolonimagt

for nogle af de udfordringer som færøerne og grønland slås med den dag i dag

jeg synes også der er grund til at vi diskuterer noget som en enkelt ordfører har berørt nemlig

kan blive bedre til at tage imod grønlændere der kommer hertil jeg var for nylig deltager i en konference afholdt af rådet for socialt udsatte hvor der var en rigtig god diskussion om det og jeg ser frem til at der kommer et oplæg fra rådet for socialt

udsatte det har de i hvert fald lovet til diskussion her i folketinget det har jo også noget at gøre med hvordan vi oplever hinanden

et godt rigsfællesskab min konklusion er at der er plads til forbedringer hos os alle sammen sikkert også hos enhedslisten og jeg håber at blive udfordret gennem nogle spørgsmål hvis vi skal udnytte de mange muligheder vi har ved at være i rigsfællesskab sammen så det er bare om at komme i gang og vi kan jo starte med at sige ligeud hvad vi mener også om hinandens holdninger og de ting vi går og gør hver især det modsatte er misforstået solidaritet

at man bliver kolonimagt

kolonimagter undertrykt

forbudt at bruge det grønlandske sprog i administrationen frem til nitten

ni og halvfjerds vi kan nævne en lang række andre eksempler hvor der har fundet

mellem danskere og grønlændere for eksempel i spørgsmålet om aflønning vi skulle jo langt op i nitten hundrede tallet før vi fik løst det problem at danskere i grønland blev aflønnet bedre end grønlænderne selv blev og sådan ville jeg kunne

opremse en lang række eksempler der kendetegner undertrykkelse af andre nationer

den sidste helt benhårde kendsgerning det er jo først i to tusind og ni at vi gennem selvstyreloven klart og tydeligt giver grønlænderne håndslag på

tvinges til at tale dansk danske forskere har sikret det grønlandske sprog

særdeles vulgær måde at beskrive det her på

tidspunkt i hele historien

være kolonimagt på men det ændrer jo ikke på at vi har været kolonimagt og at vi har været det helt frem til to tusind og ni for det er først på det tidspunkt hvor man skriver under på det undertrykte folks den undertrykte nations ret til løsrivelse ret til

danne en selvstændig stat at man gør op med sin fortid som kolonimagt det andet spørgsmål når jeg ikke at besvare det er en meget omfattende diskussion om hvem der tjener på hvad men man kan jo gå en tur i de grønlandske butikker og så vil man kunne se at næsten

én institution som har lov til at opkræve skat og det er folketinget samtidig er virkeligheden sådan

er tre instanser som kan opkræve skat og så videre

som bygger på de principper at retskilden på færøerne er færøernes folk at lagtinget er den øverste myndighed på færøerne

anerkender rigsfællesskabet med de kompetencer som er udviklet gennem årene

har ret til at overtage de områder som danmark forvalter

militærfly og bebudede at det var ulovligt at det

brud på grundloven så der har været udspil og jeg synes

hvordan man indretter den formelle ramme i henhold til den den virkelighed vi lever

skiftende danske regeringer har også været i stand til at administrere det nogenlunde pragmatisk men det ændrer ikke på

det er jo rigtigt at det er et konkret udspil som det danske folketing så burde have taget langt mere positivt imod helt sikkert

have udenlandsk arbejdskraft ind siger herre finn sørensen her i dag at det drejer sig om at få fremmed arbejdskraft ind på ringere vilkår jeg er meget interesseret i og meget spændt på

herre finn sørensen og enhedslisten vil deltage i forhandlingerne om den lovændring der skal ske i danmark for at grønlands ønske

der skal fremmed arbejdskraft ind i anlægsfasen så jeg vil meget gerne have et klart svar fra herre finn sørensen

landstings ret til at vedtage en storskalalov det sætter vi ikke spørgsmålstegn ved vi blander os i gåseøjne kun i det omfang vi bliver tvunget til det og det gør vi fordi det danske folketing skal tage stilling til en ændring af

og udlændingepolitikken ligger nu engang her i det danske folketing

skal vi tage hensyn til de internationale forpligtelser som danmark har nøjagtig som man skal

danmark altså ratificeret og godkendt og bakker op om en stribe ilo konventioner der handler om arbejderrettigheder og menneskerettigheder

og der er blevet sagt fra danske ministeriers side at det her er et spørgsmål om at alle ilo konventioner aftaler skal overholdes og det siger grønland vil ske så hvor er det enhedslisten har retten jævnfør selvstyreloven til at have den holdning man har nu jeg synes bare det klinger meget meget hult at

ville undgå misforstået solidaritet

og påtaget sig nogle internationale forpligtelser både i forhold til ikkespredning af uran men også i forhold til overholdelse af konventioner om arbejder og menneskerettigheder

er i overensstemmelse med de internationale forpligtelser som danmark

som er en sproglig udfordring

stiller § tyve spørgsmål eller udvalgsspørgsmål som vedrører grønland

når vi sidder med lovarbejde

som gør at vores system er så smidigt at vi får vedtaget love når de skal vedtages og vi får kommunikeret på en måde så vi forstår hvad hinanden mener om de love og hvad de forskellige regeringer mener om de her love det ene spørgsmål det andet spørgsmål er

set mere en kommentar til ordførerens efterlysning af grønlandske og færøske holdninger til

op til selvstyreloven altså at leve op til at man også i selvstyreloven har aftalt at der er nogle sagsområder som skal højnes til et niveau så det tilsvarer det danske

for eksempel at få bevillinger nok til retsvæsenet til kriminalforsorgen til forsvaret og så videre

og det er selvfølgelig ikke hensigtsmæssigt at de ikke har mulighed for at følge med i behandlingen af love i det danske folketing der vedrører grønland hvordan vi så skal løse problemet har jeg ikke på stående fod noget svar på

hvert fald meget interesseret i at indgå i en dialog med ordføreren om det spørgsmål hvad

kan man kun være enig i ordførerens holdning at på de områder hvor danmark har ansvaret retsvæsenet

skal vi selvfølgelig leve op til den samme standard som vi har herhjemme og jeg tror vi alle sammen er klar over at der er rigtig store udfordringer for det grønlandske

vi i langt højere grad løfter vores ansvar på det område

fra den danske regering der var et på vej det blev så stoppet på grund af valget sådan forstod jeg det

sige at enhedslisten har sat spørgsmålstegn ved beslutningskompetencen det har vi ikke jeg sagde udtrykkeligt før

anerkender fuldt ud det grønlandske landstings ret til at vedtage en storskalalov i hvilken som helst form det grønlandske landsting måtte ønske det vi forholder os kun til det vi skal forholde os til i det danske folketing nemlig grundlaget for en særlov i forhold til udlændingeloven for grønland det er det vi skal forholde os til her og der er det da

ret og pligt som medlemmer af folketinget at sikre at den lov vi så i givet fald skal vedtage her efter vores bedste opfattelse er i overensstemmelse med danmarks internationale forpligtelser i forhold til arbejde og menneskerettigheder det er enhedslistens tilgang

der overhovedet ikke er beredskab til at redde de mange tusinde mennesker

også statsrevisorernes ord for at det

beredskab der er til rådighed

arbejdes med ligesom der også skal arbejdes med de

hvordan krydstogtskibene

erkende at danmark jo ikke i sig selv har det forsvarsmæssige materiel om man så må sige fly skibe

selv vil kunne løse opgaven den må løses gennem et internationalt samarbejde og her har enhedslisten faktisk i nordisk råd

som er iblandt de nordiske lande netop ud fra en forudsætning om at det vil kunne bruges til at styrke beredskabet i i

det her med arbejde og menneskerettigheder men jeg synes der er to niveauer i den måde vi skal diskutere på

ene er at respektere de kompetenceforhold der er i kraft af hjemmestyreaftaler

selvstyreaftaler og det andet er at vi har en åben politisk diskussion om hvad vi egentlig synes om det vi går og gør hver især

andre må jo så bedømme om enhedslisten har brug for forbedringer

gerne imod kritik men jeg synes jo nok at vi skal respektere det gør enhedslisten i hvert fald at vi har at gøre med to dele af rigsfællesskabet som set fra enhedslistens side burde have en klar ret begge to

det vi har brug for er at de to dele af rigsfællesskabet så tydeligt som muligt så konkret som muligt siger hvad

om man så må sige skal hjælpe med og reagere på og forholde os til

demografiske udfordringer er betydelige ja ganske betydelige i det relative fald i arbejdsstyrken på især færøerne opereres der jo med helt andre procenter end dem vi kender her i den sydlige del af fællesskabet og vi har allerede hørt om at omregnet

vi altså i hundrede milliarderkronersklassen når det handler om nødvendige reformer af disse grunde

at mulighederne for at skabe størst mulig værdi og vækst ud af de grundlæggende ressourcer som jo meget entydigt knytter sig til råstoffer fiskeri

enhver måde bliver udnyttet bedst muligt vi støtter derfor helhjertet grønlands selvstændige ønske om at kunne leve fuldt og helt op til selvstyrelovens intentioner naturligvis i respekt for de sikkerhedspolitiske begrænsninger der

uranindvending og eksport samt eventuelt

de sjældne jordarter således at en reel produktion og afsætning ikke forplumres

hvad er egentlig alternativet kunne man spørge

om at der nu er givet en og halvfjerds efterforskningstilladelser det kan man fald læse sig til så nogle tror altså på at der er noget deroppe jeg er sikker på at grønlænderne har gjort sig umage med at sikre sig en passende del af

de også kommer til at tilfalde det grønlandske samfund blandt andet har man jo hentet rigtig meget faglig støtte udefra jeg synes i øvrigt også at det er positivt at se hvorledes

og de mange forskningsaktiviteter ser ud til at skride frem på grønland især når man sammenligner redegørelserne år for år med disse ord skal jeg anbefale vedtagelse om fortsat at arbejde for at

og substans i det vi kalder ligeværdig dialog mellem

søge at løse problemet kan gå hen og blive meget større så vi får andre urimeligheder

det er jo ikke sådan man vil gerne løse det lige så godt man kan men det er ikke nemt og

tager hensyn til de andre parter i dette fællesskab er det ikke tilfældet vil det gå i opløsning det vil være skidt for danmark for med rigsfællesskabet spiller vi sammen en rolle vi aldrig kan spille hver for sig danmark vil blive mindre og alt afhængigt af verdenssituationen vil grønland og færøerne blive mere udsatte vi ser jo netop nu hvordan ændringer i ruslands optræden over for

naboer kan få virkning for os

arktis og atlanterhavet for grønlands og for færøernes vedkommende er rigsfællesskabet en paraply mod trusler og aggressioner i en spændt verdenssituation af hensyn til alles sikkerhed i rigsfællesskabet har vi således alle sammen brug for det

også vigtigt at grønland og færøerne får en mere fremskudt plads i den danske undervisning hvor de vel stort set er fraværende det er vigtigt at der kommer mere samkvem mellem borgerne i alle dele af rigsfællesskabet og her gælder det jo først og fremmest at danskerne ved for lidt om grønland og færøerne og besøger dem i alt for begrænset omfang tag derop der ligger fantastiske oplevelser og venter både grønland og færøerne har ondt i økonomien en øget turisme kan hjælpe på det og især for grønlands vedkommende er den i vækst men det betyder også at risikoen for ulykker til havs er stigende ikke mindst når sejlruterne i takt med isens smeltning kan gå længere mod nord derfor er det vigtigt at søkortene færdiggøres og meget gerne i et hurtigere tempo tempo end det

at vi har en klar opgavefordeling i forbindelse med eftersøgning og redning

i denne forbindelse er det væsentligt at

er indgået i nordisk råd

af økonomien kunne være at få mere ud af den grønlandsk dansk amerikanske joint committee som blev sat i verden i forbindelse med igalikuaftalen fra to tusind og fire og jeg vil egentlig godt spørge statsministeren om hvordan det nu går med den den skulle jo give grønland en øget økonomisk aktivitet

stor betydning at vi undgår en bankkrise som færøerne oplevede i begyndelsen af nitten halvfemserne og derfor er det godt at der er iværksat et samarbejde om det økonomisk er fiskeriet afgørende for både grønland og færøerne og derfor må danmark være behjælpelig

få de relevante aftaler på plads ligesom vi skal hjælpe dem med de frihandelsaftaler de efterspørger vi skal

grønland i hvalfangstsspørgsmålet hvor vi jo hidtil forgæves har forsøgt at få hvalfangstkommissionen til at forstå at hvis den ikke tillader videnskabeligt godkendt bæredygtig fangst

denne kommission falde fra hinanden

der ingen garanti for bæredygtig hvalfangst vi skal også hjælpe grønland i spørgsmålet om eksport af sælprodukter sælen fanges bæredygtigt i grønland og med anerkendte metoder det grønlandske sælskind kan være

til at disse sælskindsjakker og frakker kan bæres uden

hertil kommer at vi naturligvis skal fjerne alle de hindringer der ligger i vejen for et normalt samkvem mellem alle delene af rigsfællesskabet hvilket alle i folketinget for nylig tilsluttede sig ligesom vi skal fjerne de relevante grænsehindringer inden for det nordiske samarbejde i forbindelse med rigsfællesskabets forhold til omverdenen er spillereglerne jo

fastsat i grundloven som ikke står foran en ændring vi må leve med den vi har og inddrage grønland og færøerne når deres forhold er til forhandling internationalt eller berøres af internationale forhold det har vi aftalt i itilleq og fámjinerklæringerne men hvad angår uran og visse sjældne jordarter forbliver det fortsat den danske regering som har det sidste ord hvis eksporten af disse risikerer at få udenrigs og sikkerhedspolitiske konsekvenser vi kan ikke sætte rigsfællesskabets sikkerhed på spil hverken

kort eller lang sigt men det er godt at der er en dialog og et samarbejde herom konkluderende for det konservative folkeparti kan

og det er til gavn for alle dele af og alle borgere i rigsfællesskabet vi støtter naturligvis

er under konstant udvikling derfor er det også strengt nødvendigt at vi på alle niveauer styrker vores indsats og evaluerer og forbedrer vores indbyrdes strukturer det er vigtigt med en årlig debat som denne i den forbindelse vil jeg egentlig gerne lige kort anerkende

set har taget tid af til at sidde og lytte

andre dele af rigsfællesskabet også viser interesse for den her debat som jo er den første nogle af de ting jeg tidligere har fremhævet her fra talerstolen vil jeg kort gentage

blandt andet om at der skal sikres et administrativt og strukturelt system som tager højde for de sproglige forskelle der er mellem grønland og danmark alt for ofte oplever jeg at vi sidder

relaterede arbejde kun foreligger på dansk

at der er alt for lidt kontakt mellem vores to parlamenter i forhold til hvor mange sagsområder der faktisk behandles begge steder jeg vil igen opfordre folketinget og regeringen til at vi ser på hvordan vi kan forbedre kommunikationen og koordinationen

rigsfællesskabets udfordringer

at kunne konstatere at der løbende har været stor fokus på de udfordringer og muligheder der er med den udvikling der sker særlig på råstofområdet i grønland og i forhold til forsvarets opgaver i arktis til tider er det da også som om at andre væsentlige områder såsom retsvæsen kriminalforsorgen det generelle behov for øget fælles forståelse for vores

og behovet for belysning af forhold som fortsat skaber utryghed blandt vores borgere drukner i stakken der om potentielle oliefund mulig uranudvinding og mulig jernmine i den forbindelse vil jeg endnu en gang slå fast at beslutninger om hvilke mineraler der udvindes hvor og hvornår tages af grønland selv

at fokus på det mulige såkaldte råstofeventyr har fyldt proportionalt meget i forhold til hvor lidt dette kommende erhverv reelt fylder i dagens grønlandske økonomi selvfølgelig skal grønland gribe mulighederne for at

grønland eller i forholdet mellem grønland og danmark

definerende i forholdet mellem grønland og danmark der er så mange andre områder som skal udvikles plejes og belyses for at vi kan opnå det ligeværd og den gensidige gensidige respekt

har sat som fælles mål med selvstyreaftalen jeg føler at vi i alt for mange år har ventet på de mange milliarder fra olien eller mineralerne vi må ikke glemme at dyrke iværksætterånden innovationen og nysgerrigheden for andre erhverv særlig hos grønlands ungdom og i befolkningen generelt realiteten er fortsat at halvfems procent af vores eksport

vigtigste erhverv i mange år fremover

har vi derfor fastholdt et kontinuerligt fokus på forsøgsfiskeriet efter blandt andet makrel og sild siden dette blev påbegyndt i to tusind og ti af samme grund undrer det mig at der i forbindelse med den nye aftale der er indgået mellem færøerne norge og eu ikke har været en mere tydelig indsats for at sikre grønlands interesser i forhold til makrelfiskeriet nok er grønland endnu ikke en anerkendt kyststat i den sammenhæng men vores nu fire årige forsøgsfiskeri viser med tydelighed at vi har store interesser i makrelfiskeriet og at vi fortsat vil fiske efter makrel

denne sammenhæng er det for inuit ataqatigiit at vi fremtidssikrer vores historiske fiskerettigheder i statsministerens redegørelse lægges der vægt på aftalen mellem færøerne norge og eu men grønland nævnes ikke i den sammenhæng det undrer mig og jeg vil derfor spørge statsministeren hvad den danske regering har gjort og vil gøre for at sikre de bedste muligheder for grønlandske kvoter i de internationale makrelforhandlinger ligesom jeg vil spørge statsministeren hvad hun ser af udfordringer i forhold til rigsfællesskabet i denne sammenhæng i maj måned afholder inuit ataqatigiit endnu en konference her på christiansborg fokus er på netop samarbejde på erhvervsområdet jeg ser rigtig meget frem til at byde grønlandske studerende talere og deltagere fra erhvervslivet i både grønland danmark og andre lande velkommen i landstingssalen den niende maj kontakt med og fokus på de grønlandske studerende i forbindelse med udviklingen af erhvervssamarbejde er ekstremt vigtigt

skabt gode praktik og uddannelsesmuligheder for de her studerende

så de kommer hjem igen og besætter

for det samarbejde der er i gang mellem grønland og danmark på erhvervsområdet og jeg ser meget frem til at se resultatet af det arbejde der er i gang

ja der skal skabes nye arbejdspladser men der skal også arbejdes med de mere følsomme områder såsom sociale forhold misbrugsbehandling og forebyggelse

og jeg vil hermed opfordre alle til at tage del i denne opgave en bekymrende tendens er at der her i danmark ses flere og flere unge grønlændere på de sociale væresteder rundtomkring i landet alt for mange vælger at rejse fra vores land for at prøve lykken her i danmark nogle har styrken til

at bygge en god tilværelse op og andre har desværre ikke jeg er glad for at socialministeren har taget denne udvikling alvorligt meget af arbejdet skal selvfølgelig gøres hjemme i grønland og vi er i gang

også områder hvor danmark har et medansvar det gælder særlig de områder som jeg synes

at kunne fornemme er tabubelagte for dele af den danske befolkning det handler om kolonitiden om danificeringen

spøgelserne derfra naalakkersuisut har besluttet at nedsætte en forsoningskommission

og vores historie internt i grønland

handler om forsoning og som vi allerede arbejder med sagen om de såkaldt juridisk faderløse er en af dem lovændringen som skal rette op på de juridiske faderløses ret til en far ligger klar til vedtagelse men den danske regering ønsker

dialog med grønland om den helt klare nye forskelsbehandling loven indeholder

tilfældigvis ikke er døde med tiden er der selvfølgelig flere og flere af de juridisk faderløse

denne menneskerettighedskrænkelse og nu hvor arbejdet endelig gøres gøres det kun halvt

det er ikke rimeligt at statsministeren gang på gang har kaldt sagen afsluttet

det er heller ikke rimeligt at man fra statens side nu fuldstændig har afvist at indgå i en dialog om sagen det er paradoksalt når man ser hvor meget tid og ressourcer der fra dansk side bruges på at udrede suverænitetsspørgsmål i forhold til råstoffer ligeværd og gensidig respekt er andet og mere end spørgsmålet om penge og suverænitet ligeværd og gensidig respekt handler også om at man fra begge sider åbner op for de sager som kan være svære at håndtere også juridisk menneskeligt og følelsesmæssigt mange mennesker er berørt af sagen om

juridisk faderløse vi er stort set alle i familie med nogle som er juridisk faderløse her i danmark og i andre lande hvor fædrene kommer fra er der også mennesker som berøres fædrene og de juridisk faderløses søskende

til den juridisk faderløse person som uheldigvis blev født på det forkerte sted på det forkerte tidspunkt og under den forkerte lov i forhold til at have ret til en far det skal rettes op nu jeg vil spørge igen er danmark klar til rigsfællesskabets udfordringer er rigsfællesskabet samlet set klar til vores fælles udfordringer uanset hvordan vi vender og drejer det er der nogle helt praktiske udfordringer ligesom der også følelsesmæssigt er en del at bearbejde for os alle alligevel er det pengene og råstofferne som lader til at få den danske regering og folketinget op af stolene

og magtspil lad os nu også fokusere på de mange andre vigtige forhold som vi er fælles om at leve under og som vi skal samarbejde om at løse og udvikle

knap fem år gammelt aftalen mellem grønland og danmark er at vi i fællesskab skal arbejde mod at øge grønlands selvbestemmelse skal rigsfællesskabet udvikles til et stærkt fællesskab fordrer det engagement og dialog fra alle parter ligesom opfyldelsen af selvstyreaftalen kræver en stærk indsats og evne til at føre dialog

og den skal vi have sat meget mere gang i

jeg sige at inuit ataqatigiit støtter forslaget til vedtagelse som blev fremsat tidligere

der skete noget i forhold til alle de der mange grimme lossepladser

fordi det var et område som var hjemtaget

kan få lov at stille nogle spørgsmål om

hvis det handlede om for eksempel nogle af de mange andre former for lossepladser

kommer fra gamle militærinstallationer og andre installationer som har været etableret rundtomkring i grønland i tidens løb og som man ikke

så undrer det mig rigtig meget at man ikke har

som både danmark og amerikanske militær har efterladt

gennem vores regering til den grønlandske regering ligesom jeg går ind for at grønlandske politikere skal have lejlighed til indirekte at stille spørgsmål hertil

foreslår men jeg synes at der skal være en øget dialog det er ikke nok med rigsmøder en gang om året eller en folketingsdebat som vi nu heldigvis har en gang om året man kunne også godt se på at have en mere løbende debat på nogle af de andre områder som sikkert ikke berøres på et rigsmøde jeg er ikke sikker på at man berører lossepladser på et rigsmøde men det kunne være miljøministeren løbende kunne have nogle møder om andre spørgsmål som

i tilstrækkelig grad vi bruger en masse energi på at snakke om råstoffer uden at det indtil videre

i grønland vi ved jo heller ikke med

hundrede procents sikkerhed at det får en stor økonomisk virkning det håber vi jo alle sammen på men det har det ikke gjort indtil videre og vi ved heller ikke om de investeringer vi har brug for for at realisere råstofområdet

vi også lægge rigtig meget energi i at udvikle andre erhvervsområder i forhold til forholdet mellem grønland og danmark synes jeg bare at vi i de seneste år har hørt rigtig meget om råstoffer og har glemt

kæmpe for år efter år det er ikke noget man automatisk ser på fra det danske folketings og de danske medlemmers

kan være brug for uanset om man

vil til fiskeriet eller blive jordemoder hvad er der brug for og

importere en hel del arbejdskraft for at besætte

er noget jeg tror fuldt og fast på derfor skal vi også arbejde

derfor er mit spørgsmål har ordføreren nogle sådan mere konkrete forslag til hvad danmark kunne gøre for at opfylde den

til selvstyrelov jo har en klar

som siger at sagsområder som er dansk ansvar skal højnes til et niveau som tilsvarer

til at være på et niveau så de tilsvarer det danske og det kan man ikke sige at retsvæsenet og kriminalforsorgen er på nuværende tidspunkt bare som eksempler

i inatsisartut og der er det så

et problem i forhold til at smidiggøre vores

nemmere får lavet lovændringer og nemmere

diskussionen om den her forsoningskommission vi skal måske ikke hænge os så meget i ordet

vores fælles forpligtelse og danmarks forpligtelse til at hjælpe grønland i en udvikling der kan pege frem mod selvstændighed

man skal glemme at der altså er områder

som har forskellige følelsesmæssige

rigtig god gavn af at få belyst de områder og også få dem gennemdebatteret mellem grønland og danmark

med meget få begrænsninger

vores udvalg er proaktivt

regeringen og der er dermed mulighed for at få sat den dagsorden som fru sara olsvig efterlyser det er vores mulighed her i folketinget og jeg synes det er en rig mulighed som vi blot skal udfolde mere hvis fru sara olsvig og et samlet udvalg kan blive enige om det i forhold til

juridisk faderløse børn vil jeg sige at jeg meget gerne her

fru sara olsvigs løsningsforslag hvad tænker ia der skal til hvis der skal gives en kompensation hvilken form for kompensation

har fået mulighed for at have videokonferencer med inatsisartutudvalg og

have foretræder med folk som sidder i grønland det synes jeg er et rigtig stort fremskridt i forhold til at have en bedre dialog mellem grønland og danmark på parlamentarisk niveau og også et stort fremskridt i forhold til at grønlandsudvalget og forhåbentlig også andre udvalg i folketinget når man sidder med sager kan tage direkte kontakt til folk som sidder i grønland uden at være begrænset af

vi nu er væk fra hinanden

helt klare næsten iscenesættelse der har været her i debatten i dag af at det er et politisk

stor indenrigspolitisk indflydelse i den aktuelle debat i grønland

det her er et vigtigt område som vi ønsker

snakkede om en form for kompensation uden at gå i detaljer om

skulle være kravet om en økonomisk kompensation kom fra andre partier

hvad det skal være ved en efterfølgende dialog den dialog har så

et ændringsforslag fra inatsisartut og som ordføreren også tidligere har sagt

blev behandlet på den her måde så derfor

nogle administrative ting som har gjort at det hele blev forsinket for eksempel at vi kun havde høringssvarene på dansk og måtte bruge en masse tid på at få dem oversat til grønlandsk da vi sad med

i grønland det er en af de ting der har været en hindring her så vi

rigsfællesskabet som det ser ud netop nu jeg vil også

for hans klare udmeldinger om en personlig aktiv

indsats for hele rigsfællesskabet i forhold til det udenrigspolitiske område det er tydeligt at samarbejdet mellem de tre regeringer synes at

stadig mere omfattende og effektivt efter vedtagelserne om udvidet selvstyre i

for færøerne og tusind og ni for grønland det er godt men der er brug for at vi også fokuserer på det der ikke står i regeringens

det er for eksempel blevet mere og mere tydeligt at danmarks medlemskab af eu kan medføre alvorlige problemer for rigsfællesskabet det har vi længe vidst når vi

hvalfangst og sælfangst men nu er det også blevet et problem i forhold til fiskeriet og handelen med fisk inden for

grænser når eu igen og igen laver

er om kort tid

parlamentet og jeg vil bede de danske kandidater bringer dette budskab med sig i valgkampen det er heller ikke godt for rigsfællesskabets udvikling

med de ressourcer vi henter op fra vores undergrund den foreliggende redegørelse indeholder således et afsnit

selv at håndtere vores råstoffer hvis det måtte passe regeringen i danmark at erklære at disse har udenrigs

eller sikkerhedsmæssige aspekter

folkeretsjurister heller ikke juridisk korrekt men mest af alt er det dybt skadeligt

til at indgå aftaler med os om vores råstofpolitik

skal drøftes og forvaltes i et samarbejde

regeringen og naalakkersuisut uran er og bliver et mineral af helt særlig art men dér stopper fleksibiliteten i forhold til forvaltningen af vores egne råstoffer på samme måde er det et problem for rigsfællesskabet at der er kræfter der søger at forhindre grønland i at starte den minedrift vi har så hårdt brug for den nye regering i grønland har ændret den lov om storskalaprojekter som forrige år vakte så meget debat i danmark nu er loven absolut rimelig

at hente den udenlandske arbejdskraft der er helt nødvendig for anlægsfasen af projekterne det samme er den lov som folketinget skal vedtage

give muligheden for at arbejdskraften overhovedet får lov

rejse ind i rigsfællesskabet derfor forventer vi også fuld tilslutning fra partierne herinde til den så vi kan få sat de første projekter i gang så længe der fortsat skabes tvivl om disse regler fra dansk side kan vi selvsagt ikke tiltrække de nødvendige investorer til at starte mineprojekter der også vil komme statskassen til gode jeg tror det er nødvendigt at slå helt fast at siumut hellere end gerne ser

danske eller nordiske investeringer der bliver bærende i den grønlandske råstofindustri vi kender danmark og norden og stoler mere på jer

nogen andre investorer og vi deler både samfundssystem og opfattelsen af demokratiet med jer så hvis vi selv kunne bestemme var det fra norden at investeringerne og arbejdskraften til vores projekter kom men vi bliver nødt til at arbejde på det internationale markeds betingelser og vi må bruge investorer der er villige til at samarbejde

lovforslag som behandles i grønlandsudvalget i morgen men det foreliggende

desværre kun løse problemet for de børn hvis

stadig lever for de børn hvis far er død vil loven fortsætte uretfærdigheden de vil være lige så arveløse

diskrimination ikke blive fjernet med denne lov vi har som land og som fællesskab brug for

disse efterladte har krav på oprejsning og kompensation for den uretfærdighed

overgået dem og for den familiesituation de er blevet berøvet det samme gælder for de børn der i nitten tre og halvtreds skilt fra deres forældre og sendt herned

til at blive danske de og deres familie har ikke engang fået en undskyldning

som er kendte og synlige

ukendte er langt langt flere alligevel rejses der tvivl om behovet for en forsoning i forhold til de åbne sår som fortiden har efterladt blandt vores folk det er muligt at mange danskere ikke forstår at flere hundrede år med en fremmed kulturs absolutte dominans økonomisk administrativt uddannelsesmæssigt menneskeligt og politisk sætter sig som dybe sår hos de mennesker

uanset om der er brugt fysisk eller væbnet magt undervejs danmark har jo ikke prøvet det selv men derfor kan man vel godt anerkende at vi der har været i den situation har

at arbejde for at forsone os selv med den undertrykkelse vi har været igennem

og at vi faktisk mener at det burde foregå i samarbejde med dem der har skabt den situation vi vil forsones med

rigsfællesskabet bør vi i hvert fald ikke forsøge at bilde det danske folk ind at danmarks politik i fortiden intet har at gøre med de problemer der findes i grønland derfor er forsoningstanken også en

rigsfællesskabet med danmark det er et

forslag omtaler fra papiret til virkeligheden

være at gøre ting i fællesskab hvis alle i riget skal føle fællesskab med hinanden alt andet vil svække fællesskabet

og dermed riget lad mig slutte med at slå fast at vi i siumut anser rigsfællesskabet

for siumut er der derfor ingen modsætning mellem ønsket om en stadig stigende selvstændighed og et stadig bedre fungerende rigsfællesskab der

i grønland som vi har brug for

derfor vil vi også samarbejde med danmark

vi tænker også på de andre erhverv for eksempel fiskeri og turisme

så vi har noget at at arbejde

lovgivningen skal gælde for alle uanset om man er grønlænder eller dansker eller

disse nutidige problemer som vi

er forsoningskommissionen et internt grønlandsk anliggende det er grønlandsk finansieret

grønlandsk initiativ

grønlandsk projekt og det bliver et grønlandsk

for at lægge afstand til koloniseringen af vort land er det nødvendigt at

har haft klare forventninger til folketinget

involvere sig i forsoningskommissionen jeg kan i hvert fald ikke se

tidligere svigt og konfliktoplevelser kan man begynde at hele såret

og bidrage til en positiv samfundsudvikling i samarbejde med for eksempel danmark

hvad den økonomiske kompensation skal gå ud på er det sådan at siumut har gjort sig konkrete tanker om at det skal være

en samfinansiering mellem grønland og danmark eller kan hun måske give et lidt mere konkret billede

juridisk faderløse når det er muligt for de danske borgere hvorfor

det er forskelsbehandling

tradition uden fordomme og

er at vi efter seks hundrede og fire og tredive år i samme rige

spørgsmålet er hvordan fællesskabet fortsat udvikles

fordelene er langt større end ulemperne for os alle sammen

stor fordel af at være med i en en større statslig sammenhæng

samarbejde det har givet slagkraft internationalt

stordriftsfordelene er åbenbare

for den enkelte ligger fordelene blandt

jeg forestiller mig

i rigsfællesskabet blandt andet opnår en unik geopolitisk stilling i hele verden

enkelt sådan at sammen bliver vi alle større og stærkere

ulemperne hvis man kan kalde dem det er bla

af og til har modstridende interesser

eu handelsboykotten mod færøerne som danmark skal

er et eksempel herpå

egne statsborgere men lad det ligge denne gang

eu integration og rigsfællesskabet er ikke nødvendigvis to uforenelige størrelser

fokuseres på hvordan vi drager fordel af at danmark er med i eu

politiske modstandere specielt

kræfter angriber den økonomiske del af fællesskabet tilskuddet til

grønland danmark køber sig til magt over færinger og grønlændere lyder den misforståede partipolitiske retorik hvis man har forstået fællesskabet

er finansiering af sagsområder som vi er fælles om hverken mere eller mindre

i sambandspartiet plejer man at sige at rigsfællesskabet

hvordan er så rigsfællesskabets tilstand i dette herrens år 2014

statsministerens redegørelse danner grundlag for debatten

og viser at tingene kunne se bedre ud økonomien på færøerne og i grønland vækker bekymring der er underskud og gældsætning mangel på politiske reformer manglende finanspolitisk holdbarhed

til færre erhvervsaktive og flere på passiv forsørgelse og så videre og

nordiske velfærdsmodel på færøerne og i grønland

risikoen er at der i fremtidens rigsfællesskab vil være stor forskel på velstands og

som nok vil kræve

er der også langsigtede muligheder olieefterforskning i begge lande og udvinding af mineraler i grønland

men ikke løse det der skal helt andre tiltag til for at vende udviklingen

visioner for fællesskabet på første side i næstsidste afsnit står

overtages udvides færøernes og grønlands selvbestemmelse og rigsfællesskabet udvikler sig mener regeringen virkelig at rigsfællesskabets udvikling er betinget

det er ellers noget der ligner en afvikling af fællesskabet

for længe har det været sådan

har spurgt hvad vil færøerne og

nej det kan ikke lade sig gøre selvfølgelig skal der lyttes til færøerne og til grønland men indimellem savner man at høre

skal nås

rigsfællesskabet har et

strækker sig fra den dansk tyske grænse og op til nordpolen

for eksempel veluddannede mennesker konkurrencedygtige virksomheder værdifulde kompetencer og specialiseret viden hvorfor ikke se og bruge rigsfællesskabet som et fælles vækstområde hvor vi sammen skaber arbejdspladser

hvorfor ikke udvikle et samarbejde også på sagsområder

og forsvarsområdet erhverv uddannelse sundhed socialområdet og kultur er hele nøglen til udvikling og vækst lad os komme væk fra illusionen om at overtagelse af sagsområder driver udviklingen

når alt det er sagt vil jeg gerne kvittere for det omfattende samarbejde

jeg sætter stor pris på at et samlet folketing vil finde fjerne og forebygge grænsehindringer i rigsfællesskabet det betyder meget for mange

at fortsætte den nye tradition med en særskilt årlig debat

det jeg lægger i det er at hvis nu

af hele rigsfællesskabet men kun et land som strakte sig fra den tyske grænse og

danmark nok ikke have den samme vægt i

når vi snakker om verdenspolitik i stedet for kan

grænse og helt op til nordpolen

er egentlig ordførerens syn på det forhold at man i høj grad lever af bloktilskuddet fra danmark

er ordførerens tanker er det noget man

gøre med en uændret størrelse det vi har i dag eller måske et endnu større bloktilskud det har der jo været forslag fremme om for et par år siden eller er der en strategi for at man afvikler det bloktilskud for at gøre

tilført et bloktilskud og det er udelukkende fordi der er nogle sagsområder som ikke er overtaget

betaling af de sagsområder hverken mere eller mindre det betyder ikke at

og for at overleve

med den seneste overtagelse

seks milliard kroner det er nogenlunde det samme som man har sparet den danske stat for så det vil

sige at man har flyttet det over til gæld som skal betales engang og det vil sige at færøerne ikke er bedre i stand

vi har den højeste skat i vores del af verden og vi er et fiskerisamfund

man siger at bruttonationalt

tjener vi færinger cirka tyve procent mindre

rigsfællesskabet ikke skal gøres op i penge vi

hvad bornholm tjener eller øerne tjener vi er i et fællesskab og vi skal løse

regeringer på færøerne jo ikke har haft den samme opfattelse som herre edmund joensen giver udtryk for det har jo været sådan indtil for

at man mente at bloktilskuddet skulle være fastfrosset sådan at det langsomt om man så må sige mistede sin værdi netop for

det var det jeg gerne ville høre ordførerens syn på

fælles vækstforum sådan tror jeg ordene faldt

med at vi inden for rigsfællesskabet skal fokusere på hvordan vi skaber en fælles vækst i et

jeg vil jo blot sige til herre edmund joensen at jeg synes at det

en primær opgave og derfor synes jeg også det kunne være rigtig interessant at høre hvad herre edmund joensen tænker vi skal gøre anderledes og måske få nogle helt konkrete

på nogle ideer herre edmund joensen

fokuseret på at færøerne skulle bestemme

sine egne sagsområder og så kørte det automatisk

det gør det ikke det er fantasi i stedet

samarbejde på for eksempel

en blandet komité

levende ressourcer som fornyer sig og der er jo et kolossalt vind og strømområde som kan blive udviklet

også en stor undergrund

noget der kan holde holde europa varmt i lang tid det håber vi sandelig vi ligger

og krævede en kæmpe erstatning det var kulminationen på en strid som gennem nitten halvfemserne forgiftede forholdet mellem de to lande bankerne gik konkurs og landsstyret lånte penge af staten for at holde dem i live gennem disse låneaftaler satte regeringen hjemmestyrets myndigheder til side og tvang sin politiske vilje igennem men banker og sparekasser er jo et dansk anliggende og en af bankerne var endda en filial af den danske bank dens kolossale tab blev konverteret til offentlig færøsk gæld da regeringen efter alt at dømme efter lyssky samtaler med den danske bank og finanstilsynet under falske præmisser tvang landsstyret til at overtage den økonomisk syge del af den danske bank straks efter overtagelsen væltede skeletterne ud af skabet pressen afdækkede

der var sket men regeringen nægtede at iværksætte den dommerundersøgelse af sagen som færøske myndigheder krævede

i stedet fik jørgen grønborg opgave at lave en advokatundersøgelse og det var med den som baggrund at landsstyret tog det drastiske skridt før der faldt dom blev der dog

samlet værdi af over to milliard

på færøerne blev danskere i disse år omtalt som nykolonialister og i danmark blev færinger færinger omtalt som ansvarsløse dumme ødsle og forkælede børn hvis uansvarlige beslutninger de danske skatteydere måtte bøde for nogle husker måske det meget stort opsatte

hovednummer fra cirkusrevyen i nitten otte og halvfems hvor

på elegant vis opsummerede stemningen vi er et stædigt folk med en sund appetit for skattesvindel og smuglersprit et stolt og stædigt folkeslag hvis urgamle kampråb hedder vi vil ha og vores øer og jeres tegnebøger er forbundet med verdens længste sugerør vi skal bare ha en fiskekutter fiskekutter hver og ha lov at sende regningen til jer og så vil vi respekteres som de ansvarsløse og forkælede børn vi er

ikke nogen berøringsangst dengang kan man sige opbakningen til rigsfællesskabet faldt i disse år drastisk på færøerne og uden tvivl også

hvorfor gik det så galt først og fremmest var fejlen vel at myndigheden lå et sted

det formelle ansvar lå et andet sted det første på færøerne det andet i danmark

formelle myndighed til at gribe ind og da det gik helt galt gik regeringen ud over sine formelle beføjelser og misbrugte sin position som den stærke part denne svære balancegang mellem at holde fingrene væk og at blande sig på de fællesområder hvor man har ret og pligt til at gøre det kan gøres nemmere

hvis der er en løbende dialog og deling af information mellem parterne og visse fejl i systemet har man efterfølgende delvis rettet op på

ud som kaffemøder eller hyggesnak

men de giver dog mulighed for at drøfte de kriser der kunne være under opsejling den her debat er også et fint initiativ

i den henseende men det der skabte den lidt ubehagelige stemning dengang er der ikke ændret ved

halvfems ’erne begrænset viden blandt danskere om færøerne og

til at danne hele grundlaget for mange danskeres viden om og holdning til færøerne derfor var det ikke så sært når en vittighed sagde at hvis du vil spare i skat skal du bare skyde en færing

om færøerne

kan komme til udtryk som fordomme

frem for alt forståelsen det er jo storartet men superforståelsen er tit

men skynder sig at forstå hvad der er uden stolthed tilmed tilmed påtrængende for den anden part eller hvis der hverken er reel viden eller indsats deri opfattes som bare omsvøb megen venlighed megen venlighed uden viden

faderligt nogle gange oplever jeg en tendens til denne overdrevne venlighed og forståelse her i huset

kommentar til herre søren espersen tidligere i dag at

tegn på respekt over for disse grupper det kan også være udtryk for en nedladende og faderlig holdning om at gruppen ikke er lige så robust som andre så samtidig med at jeg sætter pris på den forståelse der

vises færøerne her i huset håber jeg ikke at den er udtryk for manglende viden eller engagement og før jeg siger lidt om

samarbejdet med regeringen

nogle gange fra specielt enhedslistens

kommer lidt kontante bemærkninger om færøske forhold bliver jeg hverken fornærmet eller stødt jeg ser det tværtimod som tegn på engagement og respekt

gavnligt hvis man også fra dansk side sagde hvorfor man ønsker rigsfællesskabet

ikke svært ved at sige konkret hvorfor man ønsker eller

godt savne at man er lidt mere konkret lidt mere ærlig når det gælder rigsfællesskabet på den anden side er det også skadeligt når man på færøerne og i grønland har en en tendens til at dyrke en offerrolle

det er bestemt heller ikke gavnligt det kan

dansk og færøsk erhvervsliv har jo haft diametralt modsatte interesser i den store strid om nordatlantens vandrende fiskebestande men regeringen forstod at hensynet til rigsfællesskabet måtte komme i første række

i selve striden om fordelingen ønskede færøerne så at lægge sag an imod eu både i den internationale havretskommission

repræsenterer færøerne i disse to fora måtte det ske i danmarks navn også her har regeringen vist den nødvendige behändigkeit og givet færøerne fuldmagt til i danmarks navn at føre sag imod eu altså derfor også imod danmark det er fornemt den britiske regering ville næppe give skotland en sådan fuldmagt finland ville ikke give den til åland og spanien ville slet ikke give den

som bekendt indgået en aftale og eu indrømmer at færøerne har ret til det som man hele tiden har krævet alle de højtstående politikere og erhvervsfolk som i fire år har kaldt færinger for pirater tyve og barbarer må æde

færøerne ville formentlig have vundet kampen uanset hvad danmark havde gjort men hvis regeringen ikke var indgået i åben dialog om sagen og hvis ikke man derefter havde taget det standpunkt man gjorde ville vi i dag stå med en meget dyb krise mellem

ville det naturligvis have været politisk umuligt fortsat at støtte regeringen

hvis den havde fulgt kommissionens linje så alt i det forløb vil jeg

kvittere for jeg er også veltilfreds med de løsninger vi har fundet på en lang række andre sager der ikke har været så omfattende

dog har haft stor betydning for dem som det drejer sig om når det gælder den formelle ramme om rigsfællesskabet har jeg flere gange sagt

er behov for en ordning der i klar modsætning til den danske grundlov for det første genspejler virkeligheden

giver andre udviklingsmuligheder men den diskussion tager vi når forslaget

grundlov igen bliver fremsat ingen formel ordning kan dog erstatte de politiske bestræbelser på at få tingene til at fungere det er dem der afgør om ordningen står eller falder derfor er en debat som den her af yderst stor vigtighed for rigsfællesskabet specielt når der er så mange der sætter sig så godt ind i tingene er så fagligt velbegrundede og er så kontante

behøver altså ikke nødvendigvis altid at tage til bornholm

tage til færøerne og grønland for derigennem

at vi har været velsignet med

derfor at der er så mange dejlige tunneller på færøerne

jeg forstår det sådan at det ikke vil blive set som en fornærmelse på færøerne

nedladenhed overdreven venlighed

direkthed eller ej

er det vi skal med folketinget det er det vi skal med folketingets samarbejde om rigsfællesskabet

er formand næsten ubegrænset lad os nu tage teten efter debatten her i dag lad os sætte det på dagsordenen i færøudvalget og lad os få lagt en strategi for hvad vi

gør så vi ikke bare venter på andre men

at sætte rammen for en mere proaktiv politisk dialog og der er mange aktiviteter der kunne udgå fra færøudvalget

den her debat og det vi laver i

vigtigere end man måske går og tror

komme til at virke totalt uforstående over for hinanden når man ikke taler sammen så

så tak for det

ordføreren ikke bliver fornærmet på enhedslisten når vi tillader os

sige noget om bloktilskud og den slags men jeg skal så lige have afklaret hvad det er vi må sige noget om jeg har da den opfattelse at vi

at sige vores mening også om interne færøske forhold så længe vi lige husker at tilføje at det altså er nogle ting færingerne selv

for eksempel synes jeg da det er tilladeligt at jeg som medlem af folketinget

jeg også har gjort tidligere

set med vores øjne omfordeling fra fattig

vi har lov til at have den mening at

for

befolkning er en procent af eus befolkning det er et lille land også i det selskab så jeg mener ikke danmark kunne have gjort noget for at standse

partierne her i folketinget det

vedtagelse som har fokus på dialog debat og samarbejde om det centrale i rigsfællesskabet som jeg var inde på og som vores debat også i

både færøerne og grønland over for store økonomiske udfordringer færøerne og grønland

og vi drøfter den løbende med det færøske og det grønlandske landsstyre fiskeriet er helt afgørende for indtægterne i grønland og på færøerne og

man skal se færøernes stilling i konflikten konflikten

om fiskekvoter fiskekvoter den danske regering har aktivt støttet færøerne i sagen mod eu danmark stemte imod sanktioner mod færøerne og danmark har givet færøerne fuldmagt til at føre sag mod

men vi er naturligvis også optaget af bæredygtigt fiskeri

hele tiden sagt at vi mener løsningen på denne udfordring skal findes ved forhandlingsbordet

hele sagen om fiskekvoter kunne have fået et andet forløb for vores rigsfællesskab

er det fordi både færøerne og danmark har haft et stærkt ønske om at undgå at det skulle have negative konsekvenser det færøske landsstyre har ganske enkelt haft forståelse for og respekt for at danmark er med i to fællesskaber både rigsfællesskabet og eu

at det er den indstilling der har været den gældende på færøerne jeg mener det har været helt afgørende for sagens udvikling i grønland

råstoffer grønland har overtaget ansvaret for råstofferne men ikke for udenrigs sikkerheds og forsvarspolitikken det er jo ukompliceret så længe man udvinder jern men ikke hvis man skal udvinde og eksportere uran regeringen og landsstyret ser ikke ens på juraen omkring den her sag men vi

enige om at vi skal have et praktisk og konstruktivt samarbejde om eventuel udvinding og eksport af uran og det vil vi indgå en aftale om til gavn for begge parter

kun uran der kan have udenrigs forsvars og sikkerhedspolitisk betydning det gælder i særlige tilfælde også sjældne jordarter også her er det afgørende at vi samarbejder og udveksler informationer mellem de danske og de grønlandske myndigheder regeringen lægger afgørende vægt på at varetage kongerigets samlede udenrigs forsvars og sikkerhedspolitiske hensyn som de er fastlagt i grundloven og

regeringen sidste år besluttede at iværksætte et arbejde sammen med de færøske og grønlandske myndigheder så vi kan få identificeret både nordiske grænsehindringer og hindringer inden for rigsfællesskabet vi forventer inden længe at have en oversigt over de problemstillinger vi har identificeret

færøerne og grønland gå videre med de problemer som vi mener der er behov for at

sin nuværende udformning på baggrund af drøftelser mellem grønland og danmark landsstyret har

og har tilsluttet sig forslaget i præcis den udformning som folketinget behandler nu

og det kan heller ikke udelukkes at det ville kunne give anledning til ekspropriationslignende overvejelser hvis man skulle gøre det

så at danmark kompenserer de juridisk faderløse der ikke får andel i arven efter deres far regeringen mener imidlertid ikke at der er grundlag for at etablere en kompensationsordning

sikrer lovforslaget en gang for alle de juridisk

og den europæiske menneskerettighedsdomstols praksis

et område hvor vi har en fælles historie

nuanceret billede af hvorfor retsstillingen for de juridisk faderløse først blev ændret med børneloven i nitten to og tres

nogle forhold havde med de tidligere danske regeringer at gøre

at indføre nye regler om faderskab og arv

om man i grønland har overvejet selv at finansiere en kompensationsordning hvis man skønner at der er behov for en sådan ordning jeg synes det

vi snarest muligt får gennemført lovforslaget det skylder vi de grønlændere grønlændere som det her konkret vil berøre

og landsstyret må i givet fald rejse det spørgsmål over for socialministeren

her forsoningskommission som vi

landsstyret har meget klart lagt op til at det skal være et grønlandsk projekt med et kommissorium

side er vi mest optaget af nutidens og fremtidens udfordringer

og at vi fortsætter vores gode samarbejde

vægt på at rigsfællesskabet er godt for os alle sammen præcis det samme nævnte herre edmund joensen og det var meget forfriskende

bør have en strategi for rigsfællesskabet

ikke decideret en strategi men igen vil jeg sige at hvis det er det der ønskes fra grønlandsk og færøsk hold så lytter vi naturligvis til det

hvor vi drøfter emner der har en fælles relevans det er længe siden at vores rigsfællesskab har stået med så mange store sager som vi skal løse sammen og det viser for mig

rigsfællesskab som hele tiden udvikler sig og det tror jeg er godt og at vi har et aktivt og levende rigsfællesskab og ikke mindst håber jeg

sende spørgsmål til udenrigsministeren om hvad det skal være hvordan går det med

få svaret så om alle andre lande i hele verden kan vi få et svar på hvad der foregår hvis det er noget der har vores særlige interesse

grønland og færøerne som vi ville gøre i forhold til andre naboer sverige norge eller tyskland

andre naboer derfor har

og korrekt holdning til hvordan man håndterer disse sager og hvis for eksempel herre søren espersen spurgte hvordan

ganske enkelt fordi det ligger uden for det som en dansk regering skal svare på

og det var også det der affødte at der tidligere var visse spørgsmål som vi ikke ønskede

videre til sin tyske kollega eller svenske kollega

bagvendt måde at gøre det på

regering sendte et spørgsmål over til vores regering ville man så ikke svare på det eller ville man sige det

kunne få svar på de ting

grønland

i knr nyheder den niogtyvende august er statsministeren citeret for følgende vi har ikke behov for forsoning man kunne også have sagt vi har ikke behov for forsoning men jeg har fuld respekt for at det er en diskussion der optager det grønlandske folk hvad mener statsministeren egentlig med et sådant svar betyder det

at danmark gennem tiderne vi kan sætte et

på noget tidspunkt har begået nogle handlinger

nogle følelser nogle traumer nogle problemer som det grønlandske folk gerne vil diskutere med danmark er det det der ligger i i sådan en bemærkning

hele vejen igennem opfattet det som et grønlandsk initiativ

men landsstyret har også meget klart lagt op til at det er et grønlandsk projekt med et kommissorium som udarbejdes i grønland og det synes jeg

sådan at hvis der på nogen måde bliver behov for at vi

i danmark så gør vi naturligvis gerne det men som jeg har forstået den forsoningskommission er det et grønlandsk projekt med et kommissorium som

som jeg måske ville kalde alvorlige fejltagelser måske ligefrem overgreb fra danmarks side

være gavnligt for rigsfællesskabets fremtid at vi ligesom fik ryddet op i det og fik sat nogle ord

det er derfor jeg siger at vi har fuld respekt for at det her er et grønlandsk projekt projekt med et kommissorium som udarbejdes i grønland

fra regeringens side er vi mest optaget af nutidens og fremtidens udfordringer og at vi fortsætter det

så hvorfor ønsker man at rigsfællesskabet bliver stærkere samtidig med at

mener jeg at samarbejdet mellem grønland og danmark er blevet svækket

vi har forskellige interesser

og holdninger mener jeg at det er uacceptabelt at man

regeringslederens henvendelser

da jeg mener at regeringslederen

vise respekt for vores rigsfællesskab

også godt understrege at

gå ind i kompensationen og at det ikke kun er et

anliggende at diskutere det her med kompensation

forbedre forholdene for de juridisk faderløse

lovforslag som vil forbedre de juridisk

faderløses situation i forhold til flagningen vil jeg anbefale at man drøfter sagen med folketingets formand og

statsministeren om at

en dialog om spørgsmålet vedrørende en form for kompensation

at man sikrer at de mennesker der lever i dag

i hele rigsfællesskabet

understrege at vi jo alle sammen

faderløse det mener

er på vej til al den stund at de juridisk faderløse nu får mulighed for at finde deres far som jeg har forstået denne sag

er meget vigtigt

hvor dødsboet er afsluttet

derfor kan skabe nogle nye komplikationer at åbne et sådant dødsbo så jeg ærgrer mig lidt over at det næsten kommer til at lyde i debatten som om vi ikke har forsøgt at løse

der er for de juridisk faderløse for vi har synes jeg selv brugt temmelig meget energi og tid på at finde en fornuftig løsning på det her spørgsmål og det undrer

fra grønlandsk side tager afstand fra den løsning al den stund at man har været

at man ligestiller juridisk faderløse med andre borgere det er et af de udestående spørgsmål jeg mener der er helt konkret

og eu om makrel og den ugunst

for grønlands makrelfiskeri er

noget man vil se på endelig statsministerens kommentar til de andre ting jeg bragte op om den sproglige udfordring i det arbejde vi har mellem grønland og

vil statsministeren sikre at man fremover

med det grønlandske selvstyre fremsat et lovforslag således at juridisk faderløse får mulighed for at få

og dermed få arveret efter ham

hvis faren er gået bort og dødsboet er gjort op hvor vi må afveje modsatrettede hensyn i forhold til hinanden hensynet på den ene side til de juridisk faderløse og på den anden side til de øvrige arvinger det er det vi har gjort i denne sag

sammen har gjort et stort stykke arbejde for at finde en fornuftig løsning for de juridisk faderløse det har været i alles interesse vi har nu fundet

de må ikke gå ud over grundloven nu mener jeg at rigsfællesskabet har udviklet sig til at

uden for grundloven grundloven siger jo ikke ét ord om færøerne den siger ikke ét ord om om rigsfællesskabet den siger der er ét parlament der er én regering og så videre derfor mener jeg ikke det er en holdbar ting at sige at de skal respektere grundloven når de i praksis forlængst har sprængt grundloven derfor er mit enkle spørgsmål mener statsministeren at grundloven i dag genspejler

nu har vi arbejdet med grænsehindringer og

muligt så er det andre ministre

som overtager sagerne

ministre der skal løse dem

mulighed for at fremskynde

vi sidder i øjeblikket og diskuterer erhvervsfremmeordninger i forhold til færøerne og der tror jeg man har langt større

en fordel at man kan løse de konkrete ressortområder med de

grænsehindringer er vi jo ved at få identificeret hvor der kan være konkrete udfordringer og derefter er det så naturligt at vi i samarbejde med henholdsvis færøerne og grønland går i gang med at finde ud af hvilke af disse grænsehindringer vi vi så

vedtagelse vil

nedsætte en lønkommission der kan kigge på hvad der er den relevante aflønning vederlæggelse som det hedder

regionsrådsformænd folketingsmedlemmer og ministre vi har i lang tid i venstre haft det ønske at det

lægge en vurdering af

sidder og træffer beslutningen men at der er nogle med indsigt i lønvilkårene på det private arbejdsmarked og med indsigt i den

arbejdsmængde og arbejdsbyrde der er i at være folketingsmedlemmer og som kan sammenligne hvad en tilsvarende løn ville være andre steder der kommer med et oplæg

der nu er lavet en relativt bred politisk aftale om jeg synes det er dejligt at der er så mange partier der nu bakker op om det forslag som vi

nedsætte en kommission der efter næste valg skal komme med et forslag der så

næste valg igen skal træde i kraft så det er altså ikke noget med at de politikere der måtte sidde

skynder sig voldsomt i den her sag det

mere et spørgsmål om at man tager det tilløb der skal til sådan at hverken vi der er medlemmer af folketinget nu

eller de der måtte blive valgt eller genvalgt efter næste valg

først efter næste valg igen er så heldige eller dygtige

står og snakker om det gælder selvfølgelig tidsmæssigt tilsvarende for ministre borgmestre og regionsrådsformænd det synes jeg er en meget god løsning og jeg håber derfor

vil man bare stemme ja er det at komme med et

meget meget sjældent siger på

uanset hvad der måtte komme

netop fordi jeg ikke bryder mig om beskyldningen om at vi sidder og vedtager vores egen løn nu gør vi det på en måde hvor vi lægger beslutningen om den løn vi selv skal have

andre danskere eller andre borgere i det her samfund men kun os selv

borgmestre og regionsrådsformænd vi beslutter at følge

et særligt kendskab til vilkårene på det almindelige arbejdsmarked vil sige at det er nogle

måde kan regne med det er det jeg mener med at man på sin vis nu vasker hænder og så siger

men det er efter min opfattelse en fej måde at gøre det på det er altså herinde tingene bestemmes og det kunne jo være de kom med noget der var

her i folketinget efter indstilling fra præsidiet skal drøfte hvilke navne det skal være jeg er sikker på at man kan finde en bred kreds af personer der både politisk og erfaringsmæssigt har baggrunden

er den tilsvarende aflønning i tilsvarende situationer og dermed også

kommunalreformen jeg tror at vi var

i maj to tusind og tolv og dengang var det efter et forslag

stod bag nu står vi med en aftale indgået af regeringen sammen med venstre sf og de konservative og den skal vi selvfølgelig udmønte her i

ordfører også har gjort rede for det er en kommission

netop ikke skal se på de menige medlemmer i kommunalbestyrelserne og i regionsrådene men på borgmestre og på regionsrådsformænd og på os

den kommission får til opgave at se på om man kan sammenligne med noget og der står der så ordene ansvarsfulde funktioner eller ansvarsfulde job og det bliver jo lidt interessant at se hvem vi så kan sammenlignes med

selv sidst da vi så på os selv havde vi mere fantasi til at se på hvad der sker i de andre nordiske parlamenter men nu får

jo rigtigt at kommissionen skal

være færdig på et sådant tidspunkt at vi kan nå at få implementeret de nye vederlagsordninger for borgmestre og regionsrådsformænd men vi har jo et valg forinden det ved vi

valgperioder og så vil de jo først blive valgt og hvis alle valgperioder er

vederlagsordningen for folketingsmedlemmer og ministre jo først noget der

nitten

udmøntes via beslutningerne her i folketinget og det er

der skal stå som dem der nedsætter kommissionen og også være sekretariat for den så er det selvfølgelig noget vi støtter

det vederlag man får der der er mange der er rigtig hårdtarbejdende og det

tiden så den del af det

set sagtens være med på men da det så

umiddelbart sige nej til det vi var nu heller ikke inviteret med til nogen særlig grundige drøftelser jeg tror kun at det var en enkelt samtale der var mellem vores formand

ministeren men men

hurtigt synes jeg og ret overfladisk men

jeg tror det var i to tusind og tolv hvor vi sådan set

ikke regulerede men indsatte folketingsmedlemmers vederlag i i lønramme otte og tredive og hvor det så var meningen at det så procentuelt skulle følge udviklingen

et større større vederlag i hvert fald inden for det næste år

to år så jeg tror da at der sker en naturlig stigning og derfor synes vi ikke at vi vil være med til det igen i den her tid hvor vi har vældige problemer og hvor folk mange steder har

store lønninger som vi får herinde det sidste der er specielt

også over for venstres ordfører er det her med at man nedsætter en kommission og så vedtager man inden den overhovedet er blevet sammensat og inden den overhovedet har begyndt sit arbejde at aftalepartnerne vil følge indstillingen fra kommissionen

man gør det det er jo i mine øjne for at

ikke vil røre ved det her der er nogle andre der har sagt at vi skal have hævet vores løn for jeg er sikker på at det går den vej

være meget utænkeligt utænkeligt hvis den her kommission pludselig skulle foreslå en halvering af folketingsmedlemmers løn og så kunne det være lidt træls

tanken om at man nedsætter en kommission der så arbejder uanset hvor kloge

de her fire seks medlemmer der skal være

i to valgperioder

der skal ske en bedre aflønning et større vederlag til

må man tage det ansvar på sig det vil virke rigtigt synes jeg men altså generelt om det hele vil

og regionspolitikeres vederlag så det i højere grad afspejler den store indsats der ydes ved siden af det lønarbejde de fleste kommunal og regionspolitikere også er nødt til at varetage der er ikke taget stilling til kommunal og regionspolitikernes vederlag siden nitten seks og halvfems

sammenlignet med den generelle lønudvikling på det kommunale og regionale arbejdsmarked kommunalreformen i to tusind og syv der førte til større kommuner og erstattede amter med regioner gav for eksempel heller ikke anledning til en justering af vederlaget uanset at alle vel anerkender at den politiske opgave blev større med b seks og halvfems som vi behandler i dag opfordrer den samme kreds af partier regeringen til at nedsætte en kommission der skal se på den samlede vederlæggelse af borgmestre regionsrådsformand folketingsmedlemmer og ministre så der tages højde for den udvikling der har været i politikernes ansvar og arbejdsbyrde de politiske hverv der her er nævnt har det tilfælles at de udgør et fuldtidsarbejde

som fuldtidspolitiker så at sige afbryder sin civile karriere

det også nødvendigt at have regler vedrørende pension og tilbagevenden til arbejdsmarkedet radikale venstre mener at vederlæggelsen af politikerne må tage hensyn til de vilkår der gælder i det politiske liv ligesom vi lægger afgørende vægt på at de regler der er på området er åbne og gennemskuelige for befolkningen radikale venstre kan støtte

lønkommission eller ej og det jeg synes

partier tilslutter sig det en lønkommission kommer med

stemmer efter sin egen overbevisning

fru camilla hersom enig med fru

det blev fremhævet i det citat fru pernille skipper læste op

min overbevisning behøver ikke være fuldstændig identisk med fru marianne jelveds uanset

om at hvis man kunne så var det noget man skulle

byråds og regionsrødder derude som løfter et rigtig rigtig stort stykke arbejde arbejde tit ved siden af et fuldtidsarbejde siden hen

det støtter vi fra sf vi er enige om at lønnen skal hæves for

regionsrødder og så må vi også kigge på

lønvilkår vi ved jo ikke hvad den her kommission

det kan være en omstrukturering af den måde det hele er sat sammen på

er rigtig godt at der kommer nogle øjne udefra for at se

i den anledning diskutere om der måske ikke hvis vi skulle prioritere var mere behov for at sikre kommunalrødderne mere hjælp i dagligdagen i form af sekretærbistand og politisk rådgivning

siden kommunalreformen trådte i kraft det er i hvert fald det vi også hører fra vores kommunalt valgte

der er en meget stor arbejdsbyrde og at man

synes vi da også at en regulering af vederlaget der svarer til den almindelige udvikling er rimeligt nok vi kan i enhedslisten også fint støtte at man nedsætter en kommission der skal gennemgå vederlagene for de fuldtidsbeskæftigede politikere altså som det er blevet sagt tidligere

det er specielt relevant ud fra vores synspunkt fordi der jo stadig væk eksisterer nogle

har givet sig selv for for gunstige vilkår men de her forslag i beslutningsforslaget bygger så på en politisk aftale som indebærer en aftale om at man vil stemme for de ændringsforslag en kommission vil komme med uanset hvad den så

i enhedslisten altså ikke lægge stemmer til

tilbage i maj to tusind og tolv da justerede vi jo nogle af reglerne for

at man altså ikke kunne støtte et forslag som som indebar at man på forhånd sagde ja til at lægge stemmer til noget man ikke vidste hvad var jeg har læst et citat op fra fru marianne jelved man kan også finde

folketingets partier hvis man tager sig lidt tid på på internettet men der har man altså været meget imod det her forslag netop fordi at det er et ansvar som vi

fastsætte de her regler og så må vi jo sørge for at gøre det på en måde hvor det er så retfærdigt at befolkningen kan forstå det men at deponere vores stemmer i en kommission det vil enhedslisten altså ikke være med til og vi har meget svært ved at forstå hvad det er der er sket i de partier som tidligere var meget imod det

i den her aftale skal jeg ikke gøre mig klog på men vi havde nok fundet frem til noget

de professionelle politikeres

jeg jeg vil gerne være ærlig og sige

at lønnen herinde er for lav og pensionen er for høj og så er der en del af eftervederlagene især for ministres vedkommende som vi synes er for gavmilde

beskriver vores synspunkter på aflønningsforholdene det behøver vi

store kommissioner for at finde ud af

også meget glade for da vi tilbage i to tusind og tolv

af folketingets øvrige partier om det det flertal er blevet noget mindre eftersom jeg

enhedslisten da jeg foruddiskonterer at den konservative ordfører vil støtte den aftale partiet har indgået

radikale venstre og det konservative folkeparti var tilbage den fireogtyvende maj to tusind og tolv her

af venstre om at man skulle lægge det her

en ekstern kommission og derefter bare godtage det forslag som de eksterne eksperter kom med

fru pernille skipper har allerede citeret

i flok har skiftet holdning men indstillingen var dog en anden

klint som har været ordfører her i dag

en ekstern kommission den konservative partiformand herre lars barfoed sagde at folketinget skulle tage ansvar for sine egne lønforhold jeg vil godt gøre

ord til mine og sige at det burde vi vi burde tage ansvar

egne lønforhold

så kan man selvfølgelig begynde at overveje som

med at lønnen bliver halveret eller fordoblet eller

så skriver vi på facebook hvem der er villig til at

og aftale hvordan vilkårene skal være ganske stille og roligt tage ansvar for vores egne lønforhold på en måde

at vi kan se vores vælgere den danske befolkning i øjnene men nuvel

meget der er jo indgået en aftale

at deponere sin handlefrihed fremadrettet

set godt være at man kunne tænke gode tanker at også et kommende folketings medlemmer kunne tænke gode tanker som ikke lige var tænkt i den pågældende kommission så vi stemmer som

klint herre holger k nielsen herre lars barfoed og marianne jelved anbefalede for to år siden

samfundsudviklingen men der skal være en rimelig balance

får vi ikke de bedste til at træffe de beslutninger som vedrører flertallet

måske ikke dem der kan og måske ikke dem der er bedst egnet

vi måske heller ikke både unge

aldersgrupper og forskellige

som vi gerne vil have det er vores anbefaling at man

lytter til det her og honorerer en stadig stigende arbejdsbyrde

som der jo er i byrådene det ved vi vi har fået store kommuner vi ved det

meget mere kompliceret at sætte sig ind i den dagsorden der findes så der kræves mere for at udføre arbejdet som

byrådsmedlem eller regionsrådsmedlem så det bakker vi fuldstændig op om vi synes også det er fint at der bliver nedsat en kommission der arbejder

af regionsrådsformænd borgmestre folketingsmedlemmer og ministre og så lytter vi til de uvildige eksperter der skal finde en passende retfærdig balance hvor der er sammenhæng

enten det er menige medlemmer eller det er formænd eller altså folketingsmedlemmer og ministre

det er passende at der er et eller andet helhedsindtryk

en forventning om at de eksperter der nu bliver nedsat

den debat der har været om ansvar vi påtager os selvfølgelig stadig væk ansvaret for vi har tillid til

er

at det var en rigtig dårlig idé at man satte det over i en kommission hvis indstilling man bare skulle følge

det interessante er jo ikke at partiet har skiftet holdning det interessante

er den rigtige måde at få fastlagt et system der er helhedsdækkende og som tjener os bedst og så er det altså når dagen er omme uanset

en anden vild fantasi forestille sig at der kommer et eller en helt grotesk forslag men så har man jo stadig væk muligheden

spørger til er hvad er det der har gjort at man har skiftet holdning fra

hvis man lægger det i en kommission det er jo altså hinandens modsætninger

ikke hvorfor man skal forvride debatten

har de andre der har skiftet holdning dog i det mindste taget sig selv så alvorligt

undlader at tage sig selv sit parti og sine argumenter alvorligt når man lader som to modsatrettede synspunkter

synspunkt ja selvfølgelig er det er indlysende det jeg taler om

det påtager vi os jo stadig væk det kan da godt være at vi vælger at følge en indstilling og

men der har vi erkendt at det kunne vi ikke komme igennem med det kunne

den bedste løsning men ansvaret er stadig væk vores

synes det ville være en være en dårlig ting hvis der var politisk uenighed om anerkendelsen af den arbejdsbyrde som faktisk er fulgt i halen på strukturreformen i forbindelse med strukturreformen

er opgaverne blevet særdeles komplekse de har en meget vidtrækkende og indgribende karakter over for den enkelte borger og

over for de borgere som samlet set bor i kommunen

enhver som følger det politiske i den enkelte kommune ved hvor meget der kræves ikke kun i nu og her håndteringen af

de konkrete problemstillinger

forhold til at se fremad fordi kommunens udvikling

et spørgsmål som kommunalpolitikerne bliver nødt til at tage højde for derfor synes jeg at det klæder os alle sammen at anerkende den indsats ved at sørge for at vederlagene får en størrelse

den udvikling der har været i lønnen på det kommunale og det regionale område i øvrigt

det synes jeg er er som det skal være

at der bliver sådan en ordning så vi ikke behøver at vende tilbage til spørgsmålet igen og igen og igen fordi reguleringen

en anerkendelse af at de som er folkevalgte til kommuner og til regionsråd er lige så folkevalgte som vi er

man derfor kan have både den samme respekt for deres arbejde og den samme tillid til at borgernes vilkår ligger dem lige så meget på sinde som de ligger os på sinde

den anden del af forslaget som vel har været det der har været mest intenst

nu har vi valgt en metode som svarer til det venstre foreslog for for to år siden man kan

hvorfor ikke i hvert fald har vi valgt at gøre det på den måde men det som er helt centralt

et meget klart udtryk for at

der ser på os udefra det er jo fordi der både er det vederlag som nu er indplaceret i

goder som følger med det at være medlem af folketinget

det at få større gennemsigtighed synes jeg også vil være væsentligt i vores demokrati

de mennesker som kommer til at arbejde med det påtager sig selvfølgelig et ansvar

det stadig væk være folketingets medlemmer som skal vedtage hvordan det så skal være

ønsker at følge kommissionens forslag stadig væk være dem der trykker på knapperne herinde og stemmer for

til den kritik og den debat der måtte være om det konkrete forslag på den måde kan man sige at der er en arbejdsdeling mellem kommissionen og folketingets politikere og det tror jeg

er godt jeg står naturligvis til rådighed for at besvare de spørgsmål

udvalgsbehandlingen jeg synes det er godt at vi har haft debatten i dag fordi der så også er åbenhed om den proces som fører hen til den beslutning som et kommende

forskellige andre goder forbundet med det at

være medlem af folketinget som jo har udviklet sig over de seneste år og det gør at det bliver stadig mere uigennemsigtigt hvad der er den egentlige værdi

egentlig bruttolønnen for et medlem af folketinget jeg kan ikke

hvad bruttoværdien samlet set er hvis alting bliver regnet sammen og jeg synes det ville klæde os

som gør at det bliver mere gennemsigtigt

følge det forslag som kommissionen skal fremlægge noget af det

og gøre sig lidt lækre og sige nej det er alt for galt vi synes det skal være ti procent mindre

man beder mennesker som er kompetente og indsigtsfulde om at gøre det arbejde

villig til at tage ansvar og dermed også kritikken

ansvaret tager selv kritikken men indrøm dog at det er ulig nemmere til den tid at sige

og det bestemte vi dengang og da

at fralægge sig ansvaret på jeg gad vide om ikke det bliver sådan når vi når frem

at man så besværgende vil sige jamen det er godt nok voldsomt meget men

der bliver truffet så kan jeg ikke sige

til at tænke mig om og til at stå på mål for den beslutning som bliver truffet sådan er det for os alle sammen som folketingsmedlemmer uanset hvilken rådgivning vi får uanset hvilket input vi får er det os selv der trykker på knappen

i danmark selvfølgelig skal foregå på danske løn og arbejdsvilkår og i øvrigt at social dumping skal bekæmpes så er forslagsstillerne og regeringen jo helt enige social dumping er et reelt og stort problem i vores samfund jeg startede i øvrigt selv dagen i dag med

deltage i en fælles aktion de tre myndigheder imellem nemlig arbejdstilsynet skat og politiet og så med

egne øjne en byggeplads hvor en en række udenlandske lønmodtagere bruger

utrolig dårligt arbejdsmiljø og rigtig rigtig ringe vilkår og det er jo hverken første eller sidste gang jeg ser sådan en byggeplads det er hverken første eller sidste gang vores myndigheder ser sådan en byggeplads og det er hverdagen for fagbevægelsens aktiviteter problemet er

det er alvorligt det undergraver danske lønmodtageres rettigheder det undergraver de gode danske virksomheders mulighed for at konkurrere på en ordentlig måde og det undergraver jo vores mulighed for at have det arbejdsmarked og det velfærdssamfund vi ønsker i danmark

enhedslisten og regeringen har imidlertid også et på mange måder forskelligt syn på det europæiske samarbejde og derfor er vi ikke altid enige om hvad det er for midler vi kan tage i brug enhedslistens forslag overholder ikke spillereglerne i eu det tror jeg enhedslisten selv er bekendt med herre finn sørensen smiler og forslagene strider mod traktaten og mod principperne om den fri bevægelighed og fri bevægelighed er trods

overordnet set til gavn både for danske borgere og lønmodtagere for vores virksomheder og dermed for

at vi ikke kan støtte beslutningsforslagene til gengæld vil vi gerne blive ved med både sammen

vores indsats mod social dumping og bare for at

samme rille men dog ad samme spor som jeg netop er startet

helt åbenbart at det at vi har fået en forstærket myndighedskontrol på tværs af skat politiet og arbejdstilsynet batter noget for mange af dem der forbryder sig mod vores regler gør det både hvad angår moms og skattebetaling overholdelse af sikkerheds og arbejdsmiljøregler og ofte vil der også være problemer med

at overholde kollektive overenskomster og løndumpe

kommer der problemer med illegal arbejdskraft oveni derfor er det helt nødvendigt at vores myndigheder kan rykke ud samtidig derfor er jeg meget glad hvad enhedslisten også ved for de aftaler vi har indgået igennem årene og jeg ser store muligheder for at vi fortsætter det samarbejde nu er det så et samarbejde der også er udvidet til at gælde nogle borgerlige partier qua den finanslovsaftale vi har lavet her for for to tusind og fjorten det er rigtig rigtig positivt

jeg tror det er vigtigt at vi holder fast i at eu er et fællesskab der består af lande med nationale velfærdsmodeller og

og derfor skal vi selvfølgelig ikke påtage os

at forsørge alle borgere fra andre lande hvorvidt lønmodtagere skal have ret til ydelser når de bliver arbejdsløse vil jeg vende tilbage til når jeg har kommentarer til det tredje af

vores arbejdsmarkeder er forskellige

og det betyder at der er udfordringer med den fri bevægelighed for

vores lønniveau er så forskelligt vores sociale sikringsniveau er så forskelligt og i danmark har vi jo heldigvis høje standarder også hvad angår arbejdsmiljø og sikkerhed vi skal støtte op om den danske model og det skal vi også gøre fra politisk side det betyder selvfølgelig at vi først og fremmest skal bakke op om

parters mulighed for at regulere på vores arbejdsmarked det gælder ikke mindst konfliktretten og muligheden for at forhandle løn

og også tage afstand fra de arbejdsgivere og bagmænd der står bag den underbetaling der sker mange steder på vores arbejdsmarked

kroner i timen ikke er at betegne som social dumping

fuldstændig og aldeles lodret uenig i selvfølgelig er en timebetaling på fyrre kroner

social dumping det ligger langt under det lønniveau man bør oppebære når man er lønmodtager i i danmark og det er selvfølgelig ikke mindst social dumping i forhold til den arbejdsgiver der udbetaler en overenskomstmæssig løn

vil parternes rolle i forhold til at sikre ordentlige løn og arbejdsvilkår blive svækket og det vil være en udvikling som i hvert fald enhedslisten og regeringen vil være kede af i fællesskab så vi skal fortsætte indsatsen mod social dumping og for den danske model og det vil fortsat være en prioritet

udenlandske virksomheder er velkomne i danmark og det er deres ansatte selvfølgelig også men de danske regler skal overholdes og den danske arbejdsmarkedsmodel

der heldigvis også mange virksomheder der gør og de skal have lov til at passe deres arbejde men der er også virksomheder der ikke overholder spillereglerne

fair konkurrence men igen vores forskellige syn på det europæiske samarbejde gør at vi ikke altid er

enhedslisten foreslår som en del af løsningen på bekæmpelse af social dumping at udenlandske virksomheder der er midlertidigt i danmark fuldt ud skal være underlagt de samme

forslaget i sin yderste konsekvens vil betyde at den frie bevægelighed bliver sat ud af kraft og det er selvsagt eu stridigt

og vi er som jeg sagde det før klar til at tage fat både nationalt og på eu plan jeg

vise sig et behov for at vi sætter ind også med nye midler i forhold til

kunne komme efter eksempelvis fupfirmaer som vi ser nogle

forslag ville betyde at danske virksomheder og danske ansatte som udfører opgaver i et naboland oven i den skat og de sociale bidrag de allerede betaler i danmark også skulle betale skat og sociale bidrag i

det er i hvert fald en situation jeg synes man skal overveje en ekstra gang

fungere hvis der er en ordentlig håndhævelse af de eksisterende regler for

på udstationerings og skatteområdet men i stedet for at lægge barrierer

regeringen fortsætte vores nuværende arbejde med at sætte ind de virksomheder der snyder og omgår de danske regler dem er der

at det selvfølgelig også indgår i vores vurdering

rettigheder men der er også tilknyttet de forpligtelser

skal have været i arbejde skal have været medlem af en a kasse før man kan komme til at nyde gevinsten ved

vores dagpengesystem

vi har bygget op over generationer og jeg tror at mange af os er optaget af at værne

det i baghovedet er det ikke mærkeligt at der har rejst sig en også heftig offentlig diskussion af eu spørgsmålet i forhold til vores ydelser hvis vi ser på betingelserne for ret til dagpenge

at de generelle optjeningsregler om tolv måneders forsikring og nitten fire og tyve timers beskæftigelse inden for de seneste tre år

for eu borgere der kommer til danmark og derfor kan man måske også sige at præmissen for forslaget måske er lidt forkert men eu reglerne betyder at man ikke skal starte forfra når man flytter til et nyt land men at man om nødvendigt kan medregne perioder fra

det er altså et element der fremgår direkte af traktaten og derfor er vurderingen at beslutningsforslaget her vil være traktatstridigt når det er sagt mener jeg ikke at der skal være ret til dagpenge efter bare kort tids beskæftigelse i danmark for at stå vagt om og sikre princippet om ret og pligt inden for vores solidariske fællesskab

også afværge snyd og bedrag med vores ydelser vi har i krav om at man skal have arbejdet

og seks og halvfems timer inden for tre måneder før der er ret til sammenlægning det er et krav vi vil kæmpe for

derudover har vi jo fra regeringens side lanceret nogle helt konkrete initiativer som skal bidrage til at sikre at både dagpenge og kontanthjælpsmodtagere selvfølgelig lever op til de rettigheder og pligter der gælder i danmark det handler om at styrke kontrollen i forhold til at sikre at der er tale om reel arbejdstagerstatus

en mere intensiv indsats

vores ønske om at samarbejde nærmere med

sætte fokus på om der er tale om reel bopæl i danmark det kan vi for eksempel

på den præmis at vi respekterer eu og

som det også fremgik af ministerens tale mange fælles berøringsflader det her med eu retten gemmer jeg lidt jeg synes det er lidt ærgerligt for

er jo egentlig ikke meget sådan kritik af indholdet i vores forslag det virker som om det

på at det må vi ikke for eu og det skal jeg nok kommentere senere i min egen ordførertale det

jeg går ud fra ministeren er bekendt med at jeg i går skrev et brev til ministeren hvor jeg opfordrede ministeren til straks at indkalde til forhandlinger for at lave en øget indsats mod social dumping på baggrund af nogle oplysninger der kom frem om de her fuskerfirmaer som vi kalder dem og i dag er der kommet nye eksempler ministeren har jo selv en stribe

laver en ny aftale gerne med så bred deltagelse som muligt hvor vi styrker indsatsen mod social dumping og jeg udvalgte omhyggeligt nogle emner hvor jeg ved

der ikke er nogen afgrund imellem os for at sige det på den måde tværtimod er vi vel

straffen over for de her virksomheder

jeg vil gerne efterlyse ministerens svar

har regeringen jo lagt endog meget meget gode forslag på bordet i den forhandling som enhedslisten desværre ikke

indføre et id kort på byggeriets område

vil være tror jeg et meget meget vigtigt middel til at bekæmpe social dumping så

enighed om at de ting er nogle gode indsatser at gøre så lad os dog komme i gang og hvad pengene angår ved ministeren jo udmærket godt at finansieringen er på plads i kraft af en pulje som enhedslisten har fra finansloven for to tusind og tretten så jeg synes

at ministeren ikke allerede nu

til at bekæmpe social dumping jeg tror det er vigtigt at alle parter kender deres besøgelsestid i den sammenhæng

social dumping indsatsen til et niveau som vi

høste nogle af frugterne af så igen

vi har muligheden for det synes jeg bestemt vi skal forhandle

omgå vores danske regelsæt hvad enten det er arbejdsmiljø eller andre forhold på arbejdsmarkedet

vi i folketinget skal være indstillet på tilsvarende at finde nye veje til

har det tilfælles at de sådan set prøver at se stort på på eus regelsæt

skal laves om altså en regel der netop udspringer af

beskæftigelse her i landet og der foreslår enhedslisten at det er betinget af

foreslår enhedslisten at kun arbejde i danmark og medlemskab af en dansk arbejdsløshedskasse skal kunne tælles med ved optjening af dagpengeretten generelt

i venstre at være med til at begrænse arbejdskraftens

at bibeholde den danske konkurrenceevne og så ønsker vi ikke at medvirke

og der kunne man jo så sige i forhold til

til forslaget om om det her med arbejdstilladelse hvordan har enhedslisten

også personalet på fly

at enhedslisten synes at kun arbejde i danmark skal

jamen det er jo åbenlyst at det her vil hæmme arbejdskraftens frie bevægelighed altså i de mange virksomheder der i dag er afhængige af og ønsker at arbejdskraften kommer hertil

være nogen der tør tage til danmark og tage et job hvis ikke de kan bære deres

arbejdsperiode med sig til danmark det tror jeg ikke på jeg tror sådan set at

tyskeren svenskeren hollænderen vil vælge et andet sted at arbejde for de har ikke noget med i bagagen når de kommer hertil igen det

det er forbundet med udfordringer at være med i eu og være med i

indre marked og derfor tog den tidligere regering også

om det med adgangen og hvordan man fik adgang til det danske arbejdsmarked for arbejdstagere fra de nye eu lande

også taget initiativ til

skal registrere sig hvis de udfører midlertidigt arbejde i danmark

føre tilsyn med med virksomheder som engagerer sig i

vi kan bekæmpe social dumping

men vi skal jo

mellem den frie bevægelighed og så rimelige forhold for danske og udenlandske virksomheder og vores arbejdstagere

balance

man sige en væsentlig udfordring eller man kan

for eu samarbejdet og det er jo en problemstilling som vi skal drøfte både her i folketinget og i i bruxelles så vi samtidig sikrer at der er et indre marked og at der er folkelig opbakning til det og tillid til tillid til eus

i venstre at vi skal operere inden for de eu regelsæt der

og når nu enhedslisten er så engageret i de her eu spørgsmål kan man

enhedslisten så ikke op til det

afspejler stærke holdninger i enhedslisten til de her eu spørgsmål nu nærmer jeg mig en afslutning

folkeparti og sige at de ligeledes heller ikke

slutte af med at sige at

sådan set sammen med de øvrige partier

det er både konkurrenceforvridende det er ødelæggende for

i de her forslag og ikke bare henviser til at det er i strid med eu reglerne og at det vil begrænse den frie bevægelighed og

så jeg vil nøjes med at spørge ind til et enkelt

en virksomhed fra et andet eu land kan komme her til danmark og byde ind

en opgave på langt mere favorable vilkår end danske virksomheder fordi den udenlandske virksomhed er fritaget for at betale skat her i danmark i

seks måneder det kan forlænges i yderligere seks måneder den

og den udenlandske virksomhed kan medbringe sine egne ansatte på hjemlandets løn og ansættelsesvilkår det betyder så snart vi taler om østeuropæiske virksomheder at der i langt de fleste tilfælde er tale om det man i gamle dage kaldte ubillig

konkurrence over for danske virksomheder

i andre lande så de gælder begge veje

rut registeret og løbende sådan set jo tager tiltag til at forbedre det således at én

har udstationeringsdirektivet men man skal ikke omgå det og komme hertil

i en længere periode ud over den periode som ordføreren skitserede det

set tiltro til det skal vi blive bedre til men det går den rigtige vej med at dæmme op for snyd og dermed også for

lande kan komme her og underbyde danske virksomheder i kraft af nogle konkurrencefordele der består i at de

deres ansatte ikke skal betale skat og at de lønninger man aflønner med kan være langt lavere hvilket de også i mange tilfælde er og det betyder at danske håndværksmestre bliver udkonkurreret i kraft af disse regler synes ordføreren det er rimeligt

må jeg konkludere at ordføreren synes det er rimeligt fordi sådan er

man

placeret her og som arbejder rundtomkring i andre eu lande og det giver jo ligeledes nogle muligheder for at virksomheder kan komme hertil men i en kort begrænset periode og udføre arbejde og så er der de andre regler

fri bevægelighed af arbejdskraften

at danmark er tjent med

tidspunktet nu er det ønsker vi jo og det fornemmer jeg også

man skal yde før man kan nyde

det gør altså at vi har et arbejdsmarked der ser noget anderledes ud end vi havde for nogle år siden

jeg synes også det er vigtigt at vi konstaterer at i danmark har det været sådan igennem mange mange mange år at vi har været vant

at arbejde på skibe til byggeri i tyskland norge eller sverige

og det synes vi jo at man skal gøre hvis det er sådan at man har været nede i sin fagforening og

så er det den måde man har gjort det på men det der giver nogle udfordringer er

er i dag i forhold til nogle af de nye østeuropæiske

de tre beslutningsforslag som enhedslisten har

er okay at debattere men vi ser forskelligt på

vi synes at vi har et fællesskab igennem eu eller ej

at man skal arbejde på lige og fair vilkår og der findes så forskellige metoder når det drejer

enhedslisten i forhold til social dumping

og vi kan heller ikke have at danske håndværksmestre ikke kan konkurrere fordi de er lovlydige de overholder landets love de udbetaler overenskomstmæssig løn

det kan vi selvfølgelig ikke have derfor skal vi sætte ind

social dumping men jeg vil også gerne sige her

den måde man tidligere har løst det her problem på i danmark

at det var fagbevægelsen der tog sig af det

der var aftaler om det hele alt var klappet ned i en overenskomst og der var lokalaftaler på virksomheden

end dem der var der i forvejen så det var noget der blev ordnet kvit og frit af

fagbevægelse og derfor er det selvfølgelig ærgerligt at der også findes partier her i folketinget der har været med til

faglige folk der skulle være med til at stå for

de samme kræfter som de havde tidligere og derfor er vi jo i en situation

vi både skal have politi skat og arbejdstilsynet til at arbejde sammen

det er jo vigtigt at vi har aftaler om

vi håndterer de her ting jeg tror også på at vi ser en situation hvor der vil være en en kæmpestor kreativitet fra folk der vil udfordre og misbruge reglerne det kan vi se blandt andet

tage det den vej rundt men ingen skal være i tvivl om at vi holder hånden over nogen der forsøger at omgå reglerne uanset om vi er med i et fællesskab i eu eller ej jeg tror bare at når det drejer sig om om forslaget om fair konkurrence som enhedslisten har skrevet

vil det være i strid med både det indre markeds

og især udstationeringsreglerne

også sådan at folk der er arbejdsløse kan rejse til et andet land og få dagpengene med i en periode det synes jeg er fint men hvordan

går jo ind for den danske aftalemodel og det betyder

føre en faglig kamp ude på arbejdspladserne om hvordan vilkårene skal være det er dem der er derude

deres faglige organisationer og

vi sørger for at der er rimelige regler og der ligger ofte en faglig kamp

og også her at virksomhederne ikke kommer til at lave unfair konkurrence og at deres medarbejdere ikke bliver udsat udsat for social dumping

det er sådan at vi har nogle regler nu

fire og tyve timer skal man bruge tidligere kunne man nøjes med en halv år når det drejer

den parlamentariske situation er og derfor lever vi

så med det i hvert fald indtil videre men når det drejer sig om eu borgere

siger vi jo at

have tre måneders optjening her i landet de kan tage noget af deres periode med hjemmefra det viser sig at det problem er minimalt fordi det kun er seks eu borgere som har været nødt til at bruge noget af deres opsparing hjemmefra for at kunne få

fire og tyve timer men som også ministeren var inde på

vi helt enige om at den konstruktion vi har

vores a kasser er helt unik og hundred år

skal være medlem af systemet for

få noget det vil sige at der også er en vis form for egenbetaling dertil og derfor

være med til at bidrage til festen inden de kan nyde musikken hvis man

på den måde så derfor

kigger vi meget på de domme de regler og ting og sager og også den sag der ligger

at vi har nogle klare regler om hvordan og hvorledes man kan arbejde vi har ikke noget imod at der kommer folk herop og arbejder i danmark bare det sker på ordentlige løn og arbejdsvilkår

og arbejdsgiverside være i stand til

et frit marked det ønsker vi alle vi ønsker ikke lukkede lukkede stater lukkede grænser vi ønsker et åbent og frit arbejdsmarked

om det ville jo fremme debatten her i folketinget men jeg må så tillade mig at konkludere at ordføreren sådan set er

ordføreren for venstre ja det er

ærgerligt men det kan vi ikke gøre noget ved fordi vi er medlem af eu og sådan er det så er det bare helt i orden at udenlandske virksomheder

kan underbyde danske virksomheder fordi

må jeg konkludere sådan mit andet spørgsmål er

ordføreren min opfordring til beskæftigelsesministeren om at vi hurtigst muligt bliver indkaldt til forhandlinger

tiltag vi kan gøre og blive enige om for at styrke indsatsen mod social dumping jeg har jo nævnt tre konkrete

også sådan at så har man nogle fælles spilleregler

hvis der er nogle der kommer og udfordrer dem

bliver udsat for unfair konkurrence af

derfor arbejder vi også sammen med med de forskellige myndigheder som det allerede har været nævnt

også parate til at lave aftaler og har gjort det også

hvis det er sådan at man har nogle eksempler

at der foregår plattenslageri og forskellige andre ting så kom endelig med dem og det gælder også faglige kammerater derude når det drejer sig om aftaler som regeringen måtte indgå med enhedslisten så hører de jo hjemme i et andet regi det

var nogle af de her regler man forbrød sig imod så

ikke helt enige om den sag også fordi vi ikke enige om tilgangen til eu men jeg mener at med de forhold og de systemer vi har så kan vi holde

som vi kan blive enige om at bruge til fælles gavn for at der ikke sker social dumping finder vi selvfølgelig ud

selvfølgelig også fordi vi i dansk folkeparti har en anden indgangsvinkel eller et andet syn på eu

at det er rigtig svært at gøre noget ved det på grund af eu og på grund af at et flertal her i folketinget blandt andet har været med til at vedtage de regler

jeg synes også at man

mere eller mindre siger at jamen vi skal gøre noget for at bekæmpe det men man har i

andet sted opgivet at gøre det via eu systemet altså via det medlemskab man har i en klub hvor man egentlig gerne vil være

at gøre et forsøg på via det medlemskab via de regler der er i det

værnsregler i danmark for at undgå social dumping og det

jeg har nogle små kommentarer til de tre beslutningsforslag som enhedslisten har været så flink at slå sammen her under den lidt sene behandling i dag i forhold

jeg forstår godt intentionen med fair konkurrence

på hjemlandets vilkår og så siger enhedslisten

følge de vilkår der er i danmark jeg forstår godt intentionen med det

der tager til polen med danske ansatte skal de danskere så ansættes på polske vilkår

polske lønninger jeg synes det er problematisk jeg forstår godt intentionerne jeg synes de

jeg ved jo også at enhedslisten helt åbent siger kom bare til danmark men i skal bare være under de danske vilkår

hvis man er ansat i en dansk virksomhed

så jeg synes at det

positiv intention i forhold

det mener vi jo i dansk folkeparti at ethvert land skal kunne bestemme hvem det er der kommer ind og arbejder i landet

hvad er det reelt vi har brug for jeg synes jo det er hamrende ærgerligt at vi i danmark har en masse folk der går og er arbejdsløse ufaglærte som er arbejdsløse og som sagtens kunne få et arbejde

og tog arbejdet nu kan man godt bevæge sig lidt ud på et skråplan

få danske ansøgere der er ikke nogen der søger i for eksempel gartnerier eller i landbrug

det er jo ikke fordi de gartnerier eller landbrug ikke udbetaler den løn de skal i forhold til danske regler men det er da lidt ærgerligt at

i hvert fald på nogle områder åbenbart er svært at få arbejdskraft

jeg ved godt det er hårdt at være i et gartneri jeg ved også godt det er hårdt at være i et landbrug men alt andet lige må man jo sige som ministeren man skal yde før man kan nyde og det kan man vel også bruge i den sammenhæng når det drejer sig om at tage et stykke arbejde

når man taler om arbejde af samme værdi bliver sådan lidt irriteret fordi for mig at se

alt arbejde værdifuldt uanset hvad man i

min skraldemand hver uge ergo er hans arbejde mere værdifuldt for mig end

mere i løn end lægen

selv skal kunne bestemme hvem der kommer ind jeg synes det er fint hvis man kunne give dem arbejdstilladelse og så må vi jo prøve at lave eu reglerne om sådan at man kan

optjening med fra land til land

at det ikke gør sig gældende lige på det her område fordi vi har noget selvbetaling

man betaler man er medlem af en a kasse når man er medlem af en a kasse

kan man få dagpenge hvis man bliver arbejdsløs men man skal have været medlem i x antal uger man skal have haft så og så mange timer og så kan man få udbetalt sine dagpenge og det er jo lige præcis det der ikke er tilfældet og det er også derfor det er

selv de der tre måneders

det jo noget vi alle sammen ser på jeg synes det er vigtigt at virksomhederne har lige konkurrencevilkår jeg synes det er vigtigt at vi forsøger at forhindre social dumping men årsagen til at vi har de her problematikker er altså den fri bevægelighed i eu

ikke synes at folk skal kunne bevæge sig efter arbejde eller noget men jeg synes også det må

være ethvert lands ret at kunne gå ind og sige det er meget muligt at du er uddannet ingeniør men vi har tre tusind arbejdsløse ingeniører så det kunne godt være at vi skulle bruge dem før vi tager nogle nye ind

faktisk vil være rimeligt og derfor vil sådan noget som en arbejdstilladelse jo også

hører typiske unionspartier at de vil bekæmpe social dumping

fordi man ikke vil kæmpe kampen nede i eu systemet den opgiver man faktisk på forhånd

hvor langt vi kunne komme der er jo næsten et spørgsmål til mig og jeg vil da gerne prøve at svare på det ja der er ulemper ved at lave regler om og der kan også være den ulempe ved at sige at udenlandske virksomheder skal følge reglerne i det land hvor de nu opererer

så kan opstå en urimelighed den anden vej men det er

vi er medlem af en klub der hedder eu og ergo kan vi ikke ændre noget altså hvis politikere

og selvfølgelig skal man også kunne ændre tingene også

en ansættelseskontrakt og at det foregik på sædvanlige danske løn og arbejdsvilkår

om det ikke også kan tages som et eksempel på at eu regler altså ikke er lavet af

at ville stille nogle anderledes krav til folk som kommer den anden vej her

det som fru pia adelsteen har gang i med at det er eu der er en fjende i forhold til danmark der kan eu slet ikke måle sig med dansk folkeparti altså i forhold til hvad dansk folkeparti har foretaget sig over for den samlede danske fagbevægelse både med hensyn til efterløn

ingen der kan måle sig med de forslag som netop dansk folkeparti er kommet med derfor bliver det opfattet sådan at den største trussel imod fagbevægelsen ikke

og jeg ville faktisk heller ikke gøre det hvis det var i spanien

indrømme men jeg er også sådan lidt en sikkerhedsfreak det kan være det er derfor

og så skal man selvfølgelig gøre det men samtidig

jeg da sige at jeg synes det må være op til det land man så rejser til at

have arbejde her men vi har så mange arbejdsløse så nogle af dem skal altså tage det arbejde først

altså også huske på så jeg synes

rejse men jeg synes også man må have lov til at sige nej til at folk rejser ind

faktisk er rimeligt i forhold til at gøre eu til fjenden

gøre eu til hovedfjenden jeg vil gøre unionspartierne til fjenden i forhold til det her socialdemokraterne har jo sådan set selv været med til at vedtage efterlønsreformen og

sæt fælles regler når man sender arbejdskraft

vi bare skal sikre er at der ikke sker social dumping jeg var inde på tidligere at dansk fagbevægelse kunne stå for at der ikke var noget social dumping derfor er det underligt

fuldstændig om hvis man kom til magten og det skete

bjarne laustsen for der stemte socialdemokraterne for lige præcis de samme reformer på trods af at man havde flertal og sagtens kunne

mod social dumping det har sf socialdemokraterne og enhedslisten jo også længe været enige om og derfor har vi også lavet en række aftaler igennem snart tre år for eksempel om samarbejdet mellem arbejdstilsynet skat og politiet som der

jeg nævner lige lidt om udstationeringsdirektivet fra nitten seks og halvfems fordi det har meget at gøre

virksomheder kunne udstationere medarbejdere andre eu lande uden at møde hindringer

i værtslandet særlig reglerne om mindsteløn og andre grundlæggende arbejdsvilkår

fastslås det udtrykkeligt i direktivet at eu landenes egne regler for så vidt angår retten til

ikke berøres

men i to tusind og syv og otte

række domme blandt andet lavaldommen som ledte til at man fik den her diskussion både på eu niveau i forhold til monti men også herhjemme i forhold til lavalloven hvor man endnu en gang understregede at retten til kollektive kampskridt og respekten for værtslandet

skulle overholdes grundlæggende set er

problematik i at der er nogle eu lande der har mindsteløn fastsat ved lov

der fastsætter det og det er jo

der udtrykkeligt står at der på samme måde som over for danske arbejdsgivere kan anvendes kollektive kampskridt over for udenlandske tjenesteydere men at det skal være tydeligt og med fornøden klarhed fremgå hvilken løn der ud fra overenskomsterne skal betales

diskuteret med ministeren også i europaudvalget og som jo netop skulle styrke udstationeringsdirektivet to punkter af en lang række punkter er

sanktioner og bøder og afgrænsning af nationale myndigheders tilsyn og de to punkter

om arbejdstilladelse til eu

håndhævelsesdirektivet må myndigheder kun kræve at

afgives en simpel erklæring om tjenesteyderens identitet og samtidig selvfølgelig opbevares relevant dokumentation for eksempel arbejdskontrakter men man kan altså ikke kræve en egentlig arbejdstilladelse til eu borgere netop på grund af princippet om fri bevægelighed så enhedslistens beslutningsforslag er på

både traktatstridigt og i strid med direktivet eu domstolen har også slået fast at man ikke skal betale skat

ligesom ministeren var inde på

diskuteret de her vigtige ting som vi jo gør rigtig meget folketingssalen og det synes jeg er rigtig godt og vigtigt men der er en række ting som er

en og halvtreds om optjening af dagpengeretten er jeg fuldstændig enig med ministeren regeringen har jo også udtrykt sin støtte

der skal strammes op og det skal sikres at eu borgere har en tilknytning til det danske arbejdsmarked at de står til rådighed

der bliver givet bøder og sanktioner hvor det er relevant mod snyd og misbrug

jo svært at begå sig på det danske arbejdsmarked derudover tjener optjeningsperioden også som en test

om man reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet og har en reel arbejdsevne

meget lydhør og specielt beskæftigelsesministeren og statsministeren har jo

der findes andre veje for eksempel har irland et værn i forhold til

efter et gennemsnit af lønnen i henholdsvis irland

jeg ved undersøger kommissionen også i øjeblikket om en

synes jeg vi har brug for en social protokol eller lignende der for alvor ser på en bedre balance imellem den fri bevægelighed og beskyttelsen af de enkelte eu landes arbejdsmarkeds

og velfærdssystemer vi kender alle sammen

problematikkerne og udfordringerne ved at have fri bevægelighed men det er

flere gange da jeg var yngre til at tage arbejde i spanien og england og så videre

vi skal beskytte jeg synes det er et gode

den enkelte arbejder eller

man synes at man skal indføre nogle værn så debatten er jo ikke sådan at den ikke kan tages på eu niveau

masser af andre lande der har de samme bekymringer som

og som ønsker at

beskytte de særkender der

ens eget medlemsland

ting i de tre beslutningsforslag som jeg synes er vigtige at diskutere og

skal støtte op om finland

på forkant med tingene men ordføreren spurgte hvad der var ret og rimelighed i

ting som jeg ikke synes er rimelige men som er eu

er rimelige eller urimelige men man skal

eu er jo ikke et statisk projekt der ikke har udviklet sig tværtimod det har udviklet sig rigtig rigtig meget og det kan vi gøre men det er noget vi skal gøre

før til ordførererne i vores mange diskussioner om det her spændende emne

ved med at presse statsministeren for at hun tager op

jeg tror på at man kan have et europæisk projekt

jeg blev meget glad for at ordføreren sagde at vi skal kæmpe for at få en social protokol så vi kan få slået fast at de faglige og sociale rettigheder er vigtigere end den fri bevægelighed de må i hvert fald ikke blive kørt over af reglerne om fri bevægelighed og det med arbejdsudleje er rigtig godt lad os sammen presse regeringen på de punkter men konklusionen

der er mange gode ideer i det her

for at få ændret eu regler i den henseende så har jeg lige et spørgsmål til ordføreren bakker ordføreren op om enhedslistens opfordring til beskæftigelsesministeren om at vi omgående bliver indkaldt til forhandlinger

vi jo i det store og hele er enige om nemlig øget myndighedsindsats hårdere straffe id kort i byggeriet

lave det om jeg siger også at er andre områder hvor

i x antal måneder som dansk virksomhed og med danske medarbejdere og så stadig væk betale dansk skat og dansk løn så der er lidt forskelligt blandet i det i forhold til opfordringen til beskæftigelsesministeren

siddet ved forhandlingsbordet og

jamen hvorfor skal vi

forhandle for at få et forslag igennem som vi ikke er enige i men sådan foregår meget politik jo regeringen vil gerne have et flertal bag sit eget forslag

at få nogle værnsregler i forhold til nogle af de udfordringer som det stiller os

gengive hvad der lå på bordet her i det

er ordføreren vil afvise en opfordring til en hurtig forhandling

afvise en sådan opfordring ved

rode de andre ting som vi er uenige om ind i en hurtig forhandling hvor vi kan skaffe nogle resultater der kan vise befolkningen at der altså er

i folketinget der tager bekymringerne om social dumping alvorligt vil ordføreren virkelig afvise en sådan opfordring med henvisning til at vi tidligere har været uenige

ting på bordet som kan modstå det

enhedslisten skulle ikke

være gået sin vej det synes jeg virkelig ikke og jeg håber

bliver resultatet men

til at blive indkaldt til forhandlinger om

man i forslaget læse at virksomheder fra andre eu lande der udfører service og tjenesteydelser her i landet skal følge nøjagtig de samme love og regler som danske virksomheder

men jeg synes det er værd at gøre opmærksom på at forslagsstillerne tænker begrebet love og regler langt videre end vi gør i liberal alliance det viser sig i bemærkningerne hvoraf det fremgår at danske fagforeninger skal have mulighed for at stille nøjagtig de samme krav

som til danske virksomheder hvad angår løn og ansættelsesvilkår og at fagforeningerne som følge deraf skal have samme mulighed for at indlede kollektive kampskridt over for udenlandske virksomheder som de

ni og fyrre ophøjer

fagforeningerne til at være en form for lovgivende myndighed

overenskomster til at være lovgivning ligesom de juridiske love vi vedtager her i folketinget

i liberal alliance ønsker vi at fastholde den danske model som vi værdsætter og gerne vil værne om hvor løn og ansættelsesvilkår er noget som arbejdsgiver og arbejdstager aftaler med hinanden hvad angår b ni og fyrre som handler om

at eu borgeres beskæftigelse her i landet er betinget af at der af myndighederne er udstedt en arbejdstilladelse

arbejdstilladelsen udstedes såfremt det dokumenteres at ansættelsen sker på sædvanlige løn og ansættelsesvilkår og at den fagforening der har overenskomsten for det pågældende arbejdsområde har godkendt at denne betingelse er

b otte og fyrre synes vi at man dermed ophæver fagforeningerne til at være en slags offentlige myndigheder og lovgivere og at overenskomster kommer på lige fod med lovgivning

set også at forslaget reelt vil være en stopklods for arbejdskraftens fri bevægelighed som netop ikke vil være fri men vil være underlagt fagbevægelsens forgodtbefindende

med den danske model hvor løn og arbejdsvilkår som sagt er noget arbejdsgiver og arbejdstager aftaler med hinanden

at det kun er arbejde i danmark og medlemskab af

tælles med ved optjening af dagpengeret

hvor vi kræver en optjeningsperiode

have optjent fulde velfærdsrettigheder i danmark jeg tror liberal alliances

forslagsstillerne bekendt det fremgår også af bemærkningerne at enhedslisten mener at kravene til optjening af dagpengeret

det ville være mere rimeligt med tre måneders medlemskab og tre måneders arbejde ligesom kravet til genoptjening af mistet dagpengeret bør sættes ned til tre måneder det er jo et synspunkt man kan have

og slå bunden ud af vores kasse

optjeningsregler med to og halvtreds

og det som er den klare melding som jeg læser den

at man fra liberal alliances side ikke er interesseret i at vi får nogle redskaber som kan sikre at udenlandske virksomheder og udenlandske arbejdere opererer her i landet på lige vilkår liberal alliance er politisk set rigtig godt tilfreds med reglerne om fri bevægelighed fordi de netop giver den så lad os kalde det konkurrence i i liberal alliances sprog som gør at vi er i gang med det der hedder ræset mod bunden når det drejer sig om løn og ansættelsesvilkår på det danske arbejdsmarked det er klar tale tak for det

vores forslag ophøjer overenskomsterne til lovstof eller at vi giver fagforeningerne lovstatus eller noget der ligner det er der overhovedet ikke tale om

det jo er fair nok at enhedslisten kæmper den kamp

fra europa men også andre lande i europa

en udvikling hvor arbejdspladserne flytter sig ud af danmark og hvor nye investeringer går uden om danmark og resultatet af det er noget som hverken enhedslisten liberal alliance eller andre partier i det danske folketing ønsker nemlig at vi mister flere

vanskeligere og vanskeligere at finde beskæftigelse til borgerne i danmark og det synes jeg ville være en rigtig ulykkelig

arbejdspladser i danmark men vi er jo så rygende uenige om hvilken vej man skal gå for at sikre at de arbejdspladser

er altså at vi får en mulighed for at sikre at udenlandske arbejdere og udenlandske virksomheder er her i danmark på lige vilkår og hvis vi kan få redskaberne til at sikre det tror jeg også vi kan bevare

fri leg for virksomheder på bekostning af lønmodtagere og arbejdspladser

jeg kunne ikke have sagt det bedre selv der var måske nogle der sad og troede at det var noget som jeg havde fundet på det er det altså ikke det er herre jeppe kofod socialdemokraternes spidskandidat til eu valget der udtalte sig sådan i politiken i går

han satte gang i en debat der gjorde at hele spørgsmålet om social dumping rykkede øverst

på dagsordenen i eu valgkampen det er vi glade for i enhedslisten og i folkebevægelsen mod eu for det er dér det spørgsmål hører hjemme

vi har indtrykket af at socialdemokraternes og sfs kandidater til eu valget bredt har den samme opfattelse at vi stadig har store problemer med social dumping kom jo også frem i går det kom nemlig frem at der stort set er lige så mange fuskerfirmaer i to tusind og tretten som i to tusind og tolv det vil sige firmaer udenlandske virksomheder der forsøger at flyve under radaren men som bliver grebet i det der blev nemlig grebet tre hundrede og fem og halvfems firmaer som lige havde glemt at registrere sig i rut jeg tror at vi alle sammen

er enige om at det kun er toppen af isbjerget

kom det jo frem at det især er hos disse firmaer at der er store problemer med arbejdsmiljøet i løbet af to tusind og tolv og tretten har arbejdstilsynet besøgt sytten otte og tredive virksomheder som ikke var registreret i rut hos hver anden otte hundrede og fem og tres var der alvorlige problemer med arbejdsmiljøet der er derfor al mulig grund til at stramme yderligere op

3f offentliggjorde den tyvende marts en undersøgelse af hvad der egentlig sker på det danske arbejdsmarked med hensyn til østarbejderne jeg vil gerne lige gennemgå essensen af tallene den viser nemlig at hvis man kigger på en række brancher af dem vi plejer at kalde de udsatte brancher når vi taler om social dumping så er det de brancher der har hyret mest østeuropæisk arbejdskraft til erstatning for dansk arbejdskraft hvis vi tager rengøringsbranchen så er der ansat knap titusind østarbejdere der er fyret fem tusind to hundrede danskere hvis vi tager bygge og anlæg så er der ansat ni tusind en hundrede og en og fyrre østarbejdere der er fyret seksogtyvetusinde og tohundrede og seksogtyve danskere landbrug skovbrug og gartneri her er ansat syv tusind syv hundrede og otte og halvtreds østarbejdere der er fyret otte tusind

hundrede og fire og tredive danskere hotel og restauration der ser det en lille smule bedre ud alt er relativt

fire tusind to hundrede og otte og halvfjerds østarbejdere men der er kun ansat

syv og halvfems danskere hvis vi går til transportområdet så er der ansat tre tusind to hundrede og seksten østarbejdere og fyret enogtyvetusinde og syvogtyve danskere

de tal taler jo for sig selv de er jo i sig selv et dementi af de evindelige påstande fra borgerligt hold om at danskerne ikke gider tage job i de her brancher tallene viser jo at det forholder sig lige omvendt der er kyniske og grådige virksomheder i danmark der ikke kan få det billigt nok som helt systematisk fyrer herboende dansk arbejdskraft

taler jeg ikke om etnisk oprindelse men danskere det vil sige mennesker som har slået sig ned for at bo og arbejde i danmark de bliver fyret

importere udenlandsk arbejdskraft i stedet

får vi eksempler på at det sker på langt ringere vilkår end de mennesker

gennem to finanslovsaftaler gjort en god indsats men de her tal og de her fakta viser at der skal skrappere midler til og det førte jo til at jeg i går sendte et brev til beskæftigelsesministeren og opfordrede hende til straks at indkalde til forhandlinger så vi hurtigt kan lave en aftale om at gennemføre nogle ting som regeringen sf og enhedslisten i det store og hele er enige om i forvejen men som af andre grunde ikke er blevet til aftalestof

vende tilbage til hvad mine forventninger er til ministerens svar det tager jeg afslutningsvis jeg vil bare sige

gå for langsomt med at få lavet en sådan aftale og at vise befolkningen at der er nogle partier her i folketinget der tager indsatsen mod social dumping alvorligt

ud over de ting som jo kan gennemføres det tror jeg vi er enige om uden

brug for at vi i det hele taget får nogle langt bedre redskaber der kan sikre det som de fleste eller måske alle herinde

er velkomne her i landet men de skal fungere på lige vilkår med dem der er her i forvejen de skal følge de samme regler som danske virksomheder og danske

det er jo for at sætte fokus på de redskaber vi har brug for at vi har

de her tre beslutningsforslag plus forslaget om børnechecken som jo allerede har været til behandling

nogle bemærkninger til de enkelte forslag b otte og fyrre fair konkurrence det handler jo ganske enkelt om at afskaffe de urimelige skattefordele som udstationerede virksomheder har når de opererer her i landet de er skattefritaget i seks måneder og det kan forlænges til tolv måneder de kan medbringe deres egne ansatte på hjemlandets løn og ansættelsesvilkår og de skal i øvrigt heller ikke betale skat her i landet det er jo ikke mærkeligt at nogle

virksomheder for det siger sig selv at de kan levere ydelserne langt billigere end danske virksomheder hertil kommer jo det særlige forhold at eu domstolen i den såkaldte lavaldom har fortolket det direktiv der sætter rammerne for den her trafik nemlig

er jo en stærkt begrænsende fortolkning som går imod det

vi alle sammen troede det her udstationeringsdirektiv drejede sig om nemlig at det var et minimum og så kunne medlemslandene bygge ovenpå med de love og regler eller overenskomster

de nu ønskede at bruge som et redskab til at sikre lige vilkår men nej nej det mente domstolen vi helt havde misforstået udstationeringsdirektivet blev af domstolen fortolket som et maksimumsdirektiv det lægger et loft over hvad vi må kræve af udstationerede virksomheder og dermed blev det slået fast at vi

ikke har ret til at stille de samme krav til udstationerede virksomheder fra andre eu lande som vi må stille til danske virksomheder konfliktretten blev begrænset og det gjorde den også ved at man rettede ind gennem en dansk lov så allerede her har vi jo et alvorligt problem som der skal gøres op med og ja det er rigtigt forstået at hvis vi kan komme igennem med det synspunkt som ligger i vores forslag

er vi kommet langt i forhold til at gøre med det

bare lige præcisere en ting af hensyn til nogle indlæg der var tidligere jeg tror det var fra dansk folkeparti der er altså intet i vores

b otte og fyrre som siger at danske arbejdere der arbejder for en dansk virksomhed som opererer i et andet land skal ansættes på ringere vilkår end hvis de var ansat i danmark det står der ikke noget om og det er heller ikke konsekvensen af det

b ni og fyrre om arbejdstilladelsen jamen det er jo sådan set kerneforslaget

kan arbejde her på lige vilkår og sikre det

går jo ud på at for at man som udenlandsk arbejder skal kunne

så er der en meget vigtig tilføjelse nemlig at den kontrakt skal godkendes af den fagforening der har overenskomsten på det pågældende område og til liberal alliance vil

gøre med at give fagforeningen en lovstatus eller en myndighedsstatus for hvem er bedre til at kontrollere om ansættelsen er sket på sædvanlige og lige vilkår ja det må da være den fagforening

danske vilkår arbejdsmarkedets parter skal høres om de er enige i at der er mangel på kvalificeret arbejdskraft det er jo det grundlæggende princip i udlændingeloven disse regler gælder stadig for tredjelandes borgere men i kraft af eu medlemskabet og det indre markeds regler

er det sat ud af kraft når det drejer sig om eu og eøs borgere og det er jo det helt grundlæggende problem som vi siger vi bliver nødt til at forsøge at gøre op med og tage en kamp for så er der forslaget om optjening af dagpengeret også her skal der være lige vilkår men det er jo altså sådan at en eu og eøs borger en vandrende arbejdstager som det hedder kan opnå dagpengeret efter tre måneders medlemskab af en dansk a kasse og tre måneders arbejde her i landet hvor en dansk lønmodtager skal have en års medlemskab af en a kasse og en års arbejde ud af de seneste tre år det er jo en helt urimelig skrap regel at have

men det er desværre det der er flertal for i folketinget som herre bjarne laustsen så rigtigt konstaterede det burde vi gøre op med

at udenlandske arbejdere her i landet

skal følge de samme regler som

herboende lønmodtagere skal følge for at opnå dagpengeret og der er det jo ikke rimeligt at henvise til optjeningsperioder for andre eu lande fordi

har optjent dagpengeretten under helt andre vilkår først og fremmest det forhold

ikke har været medlem af en dansk a kasse i det samme antal måneder som danske lønmodtagere og der er det jo som herre bjarne laustsen også rigtigt påpegede en unik ordning vi har

afgørende fra alle de andre velfærdsydelser fordi

netop betinger at man har bidraget i x antal måneder til en dansk a kasse

ja den ligner jo de andre debatter vi har

at når det kommer til noget der bare er i skyggen af at være i konflikt med eu så er der en bestemt gruppe af partier

konservative som så ikke er her i dag men de er nok

med venstre der ikke rigtig vil forholde sig

henviser man bare til at det er i strid med eu så det kan vi ikke lave om det er jo ikke ret meget der løfter sig på baggrund af en sådan debat og så kan man jo spekulere på hvorfor argumenteres på den måde jeg er kommet til den konklusion at der jo kun

to grunde til det den ene grund er

skal man jo til at indrømme at alle de løfter man er kommet med igennem mange mange års medlemskab af ef og eu om at medlemskabet aldrig ville få nogen negative konsekvenser for den danske overenskomst og velfærdsmodel

er jo noget skidt når man indrømmer det

man forpligtet til at gøre noget ved det og

det man af en eller anden mystisk grund har meget meget svært ved

jo er ved at gå op for befolkningen at alle de her løfter ikke holdt vand så befolkningen i stigende grad kræver at der bliver lavet om på det så vil jeg gerne vende tilbage til den aktuelle situation som jo er at enhedslisten i går opfordrede beskæftigelsesministeren til omgående at indkalde til forhandlinger om hvordan vi kan gøre en øget indsats imod social dumping

der udvalgte vi os nogle emner som vi på forhånd ved der er enighed om ikke kræver opgør med nogen eu regler det er muligt kommissionen har en anden opfattelse af det det må vi finde ud af til den tid

sagde vi lad os dog få gang i noget af det

er enige om og de emner som

er noget vi har drøftet flere gange og som vi har været tæt på at skrive aftaler om det er så blevet forpurret af uenighed om andre ting men det er jo en styrket myndighedsindsats det er spørgsmålet om nogle skrappere straffe over for de virksomheder der ikke overholder reglerne og det er forslaget om et id kort i byggeriet og der jeg sådan set ikke forstå at beskæftigelsesministeren ikke allerede har indkaldt til forhandlinger om de her ting

den flade når man kigger på hvordan debatten kører

være en ren vindersag for regeringen for sf

lave nogle aftaler om de her ting hvor der ikke burde være nogen principielle uoverensstemmelser det ville jo vise et flertal af befolkningen at der altså er et flertal i folketinget

har indkaldt regeringspartierne sf enhedslisten og hvem der ellers gerne vil være med til at løfte noget her til en forhandling for at få sluttet en aftale om

de forhold jeg er jo meget spændt på efter de bemærkninger der er kommet

opfordring om man virkelig vil synke så dybt at man siger nej i skulle jo som nogle ordførere

have kendt jeres besøgelsestid her for en måned siden da vi snakkede om børnecheck eller for fire måneder siden da vi snakkede finanslov

vi ikke noget nu

skal overveje om det er den forklaring man skal komme med jeg tror i hvert fald at der er mange ude i befolkningen der holder skarpt øje med om alle de her udsagn om at man gerne vil gøre noget

bjarne laustsens billedsprog guld på gaden

at få samlet det guld op

har den her debat om adgangen til at bruge cannabis i medicinsk øjemed handler det om at

hjælpe nogle mennesker som ikke oplever

anden behandling den oplevelse af ikke

have fået god nok hjælp skal vi selvfølgelig tage alvorligt for alle har krav på en god behandling i vores sundhedsvæsen hvad enten det er meget syge kræftpatienter som på grund af deres fremskredne sygdom har massivt brug for smertedækning eller det er sklerosepatienter med svære kramper hvor anden medicin ikke har virket jeg mener at patienternes eventuelle beretning om positive effekter ved brug af cannabis skal tages alvorligt det her

set ikke handle om en ideologisk diskussion jeg mener grundlæggende at vi skal forholde os fordomsfrit til brug af cannabis i medicinsk øjemed

også vigtigt at borgerne får klar besked om den videnskabelige dokumentation af effekten af

cannabis hvis det bruges

derfor er jeg glad for at sundhedsstyrelsen har lagt oplysninger ud på deres hjemmeside her skriver sundhedsstyrelsen blandt andet meget om den videnskabelige evidens for

grundlæggende kan man i virkeligheden sige

når vi forholder os til cannabis at det

et præparat som alle mulige andre præparater det vi skal forholde os til er de krav som vi i øvrigt

er det tilstrækkelig sikkert at

tilstrækkelig høj og ensartet kvalitet

vi har jo allerede i dag godkendte lægemidler der indeholder aktivstoffer fra cannabis som kan bruges til for eksempel behandling af

kan anvendes af speciallæger i neurologi eller neuromedicin så det er ikke sådan at man kan sige at der under ingen omstændigheder er nogen mulighed for brug

og der er det sådan at hvis man tager almindelig cannabis i et omfang så

veldokumenteret at der er skadevirkninger til gengæld

er der beskeden evidens for de positive effekter omvendt hvis man tager det i et begrænset omfang

begrænsede bivirkninger

også beskeden evidens for de positive effekter så det er svært at sikre kan man sige i øvrigt at det kun tages til der ikke er

en rus så i virkeligheden bliver det når man snakker om den almindelige cannabis et spørgsmål om almindelig legalisering altså om man synes at det er i orden eller ej og der må man bare sige at vi står i en situation hvor vi ved at nogle af dem som som vil lide under en almindelig legalisering er udsatte unge vi ved at der er en lang række skadelige bivirkninger ved at tage cannabis og vi kan ikke

til medicinsk anvendelse af cannabis

altså det her med at der skal være en

positiv effekt at det er sikkert at anvende og at det

for at antage derfor er det også regeringens opfattelse som jeg også sagde i de i de samråd

vi har haft om præcis det her emne at

indstillet

kan ordinere cannabis i form af let tilberedt cannabis plantemateriale til patienter under visse forudsætninger plantematerialet fremstilles af den hollandske virksomhed som hedder bedrocan

det er i den forbindelse værd at nævne at der ikke er tale om godkendte lægemidler det vil sige

været igennem kliniske forsøg som viser tilstrækkelig videnskabelig dokumentation for effekten sikkerheden og kvaliteten når et produkt som det hollandske er godkendt til salg i et andet land men ikke i danmark

for at en dansk læge kan søge sundhedsstyrelsen om det vi kalder en udleveringstilladelse til produktet men her gælder

jeg sagde før helt klart at forudsætningen

for at sundhedsstyrelsen vil sige ja til at give en sådan tilladelse er at der er en ordentlig dokumentation altså at lægen har givet en tilstrækkelig begrundelse og har indsendt materiale der viser at det ønskede lægemiddel må anses for at have en gavnlig virkning på den enkelte patient eller den konkrete indikation ved ansøgningen

skal lægen så i øvrigt oplyse om medicinens effekt sikkerhed og kvalitet som jeg nævnte før herunder om den fremstilles efter god fremstillingspraksis for medicin samtidig forventes det at lægen har udtømt muligheden for at behandle patienten tilstrækkeligt eller hensigtsmæssigt med godkendte og markedsførte lægemidler i danmark

sundhedsstyrelsen har oplyst

fra holland til en patient da lægen havde oplyst at han ville bruge

til at udvinde cannabisolie gav sundhedsstyrelsen så afslag fordi styrelsen ikke har mulighed for at give tilladelse til udlevering af et lægemiddel når det sker for at fremstille et andet lægemiddel heraf sundhedsstyrelsen oplyste samtidig

her er vi inde ved noget af det centrale for for mig at se er det af hensyn til patientsikkerheden helt afgørende at vi holder fast i at sundhedsstyrelsens afgørelser om udleveringstilladelse skal hvile på et sundhedsfagligt grundlag og det er derfor at der skal stilles krav om ordentlig dokumentation inden der gives tilladelse det gælder selvfølgelig ikke mindst hvor der ansøges om udleveringstilladelse til et lægemiddel eller et produkt som er afhængighedsskabende et er at lovgivningen om euforiserende stoffer allerede i dag giver adgang til lovligt at anvende tilberedning af cannabis til medicinsk brug noget andet er om det ville være lovligt for patienterne selv at dyrke det som forslagsstillerne har ønsket det

hvad angår dyrkningen af cannabis kan man faktisk i dag i særlige situationer få tilladelse til det hvis der er tale om et meget lavt indhold af det berusende stof den cannabis som forslagsstillerne derimod forestiller sig anvendt til medicinsk brug vil formentlig kunne bruges som rusmiddel og dermed have et misbrugspotentiale alene af den grund vil det være betænkeligt at lovliggøre dyrkningen af cannabis til eget medicinsk brug hvordan skulle man for eksempel sikre at cannabissen bliver anvendt af patienten og ikke på den ene eller den anden måde ender på det illegale marked og man derved får bevæget sig i retning af en de facto legalisering der ville også være andre udfordringer ikke mindst i forhold til patientsikkerheden som samfund ønsker vi jo at lægemidler fremstilles efter høje

indhold sikkerhed effekt kvalitet dokumentation med videre disse krav ville cannabis der var hjemmedyrket ikke kunne opfylde afslutningsvis vil jeg sige lidt om klinisk forskning i cannabis til medicinsk brug som bekendt kan man hvert år blandt andet i forbindelse med forhandlingerne om forskningsreserven afsætte yderligere midler til sundhedsforskning herunder til den kliniske forskning

altså mulighed for at øremærke midler til klinisk forskning i cannabis hvis et flertal i folketinget måtte ønske det jeg kunne som forslagsstillerne også lægger op til godt tænke mig at der blev igangsat

lægevidenskabelige forsøg om effekten af cannabis i medicinsk øjemed for kun på den måde kan vi tilvejebringe det nødvendige videnskabelige grundlag og den dokumentation for at cannabis eventuelt virker i forhold til behandling af en given sygdom hos mennesker

men det er nu engang sådan at sundhedsstyrelsen ikke udfører kliniske forsøg eller medicinsk forskning udvikling af lægemidler sker primært hos medicinvirksomhederne og hos offentlige og private forskere både i danmark og i udlandet sundhedsstyrelsen oplyste at der blandt andet i flere europæiske lande foregår en række kliniske forsøg med lægemidlet sativex der indeholder ekstrakt af dyrket cannabis der foregår også i danmark et klinisk forsøg i øjeblikket med lægemidlet ligesom der fortsat udvikles ny medicin der indeholder aktivstoffer for cannabis

min forventning at der løbende vil komme evidens der gør at vi bliver klogere på cannabis som lægemiddel indtil da må læger og patienter derfor i det omfang det findes lægefagligt forsvarligt gøre brug af de eksisterende lægemidler på området for der er faktisk en række godkendte lægemidler med aktivstoffer for cannabis som jeg også sagde indledningsvis som kan anvendes i patientbehandling under visse forudsætninger regeringen kan på den baggrund ikke støtte enhedslistens

og det er også patienter med posttraumatisk stress og andre jeg er sikker på

helt grundlæggende jeg ikke forstår og det er hvorfor

vi straffer de patienter for at gøre noget som de oplever som en forbedring for dem selv og det er jo det

som har en medicinsk begrundelse for at bruge cannabis

man kan sige at det måske mere er i stil med at vi har en praksis for de stofmisbrugere som befinder sig i nærheden af fixerum for at vi ikke straffer dem for at besidde det stof de skal bruge i fixerummet

godt tænke mig at høre ministeren om hvorfor

det er at de her patienter skal udsættes for en straf for at gøre det

bevise at der er en effekt hvor

skal have og at der i øvrigt er evidens for

jo krav vi stiller til alle lægemidler i danmark

at vi har et system hvor ikke enhver kvaksalver kan stille sig op og sige opfundet et lægemiddel

som lægemiddel uanset hvilken effekt det så i øvrigt måtte have og uanset hvilken dokumentation der måtte være for effekten derfor er det så vigtigt at holde fast i at de krav vi stiller til lægemidler

om at medicinsk cannabis hjælper dem og om vi skal straffe dem for at træffe det valg

det som lov om euforiserende stoffer lægger op til

give ministeren en chance til for ikke at tale om processen for godkendelse af lægemidler men for at tale om hvorvidt

straffritage de mennesker som træffer det her valg

eget ansvar frem for at gå ind og dømme dem

behandlingsmidler i det her er den egentlige årsag til at ministeren og dermed regeringen afviser det her beslutningsforslag at det er fremsat af et parti i opposition og

den samme argumentation som spørgeren netop har anvendt kan så efterfølgende anvendes på heroin eller på andre former for narkotika vi går bare ikke ind for

en politisk holdning så når der ikke er tale om et lægemiddel

det eneste der er tilbage spørgsmålet om man fri hash eller ej det vil i

kan støtte forslaget forslaget her er vidtgående og er for mig at se en glidebane mod legalisering af hash

det er et helt forkert signal at sende at legalisere et euforiserende stof som vi positivt ved har en lang række skadelige virkninger og bivirkninger for os i venstre er det væsentligt at der ikke er videnskabelig evidens for at dyrkningen af cannabis til eget medicinsk forbrug har en dokumenteret helbredende eller lindrende effekt sundhedsstyrelsen fraråder på det kraftigste at man dyrker cannabis til eget til eget brug blandt andet fordi risikoen for uensartede produkter er for stor og indholdet af de aktive stoffer i cannabis vil være svingende hvis vi skeler lidt til hvordan andre lande har håndteret problematikken kan vi konstatere at i norge og sverige og finland er medicinsk cannabis ikke tilladt i holland kan man købe produkter fremstillet ud fra cannabis virksomheden som fremstiller disse produkter fremhæver i

information at der ikke ligger større klinisk forskning bag produkterne men alene resultater af observationer af individuelle læger og patienter der oplever gode resultater og ikke for mange bivirkninger jeg ser absolut ingen grund til at vi i det danske folketing skal give tilladelse til at indføre produkter af så tvivlsom

undervisningsministeren i samråd om hvordan vi håndterer udviklingen og jeg vil gerne

og bliver et farligt euforiserende stof som vi på ingen måde kan bakke op om legaliseres heller ikke til hjemmedyrkning

har gavn af cannabis man tog også initiativ til så at skærpe straffen i to tusind og syv

men alligevel forstår jeg faktisk ikke hvordan det kan blive liberalt at man på den måde går ind og straffer mennesker som træffer et valg et frivilligt valg om at bruge et stof som de oplever gavner dem i forhold til smerter kramper eller

ordføreren måske hjælpe med at

hvordan fru jane heitmann kan gøre sig til dommer over

at det faktisk gør en forskel

deres epilepsi men i forhold til mange andre sundhedsparametre uanset hvordan man vender og drejer det

at behandle og dermed kan deres sygdom være svær

leve med jeg har deltaget i rigtig mange debatter om

deres symptomer

også har udtrykt at det hvis de har taget cannabisprodukter måske haft nogen effekt

en svingende effekt som socialdemokraternes

ville jeg virkelig ønske at der fandtes entydig viden

som underbyggede brugen af medicinsk cannabis bredt til patienter og her tænker jeg på en evidens som både gjaldt effekten

jeg ville også ønske at der fandtes et langt større sortiment af præparater af medicinsk cannabis som var godkendt og markedsført fordi det givetvis ville være med til at dække flest mulige patienter

var et helt uskyldigt produkt som kunne anvendes dyrkes og forhandles uden bekymringer uden fare for den euforiserende virkning som ligger i det og uden risiko for

og det er årsagen til at vi socialdemokrater ikke støtter det her beslutningsforslag

vil gerne begrunde det ud fra de tre punkter som beslutningsforslaget rummer

man skal sikre straffrihed for borgere som anvender medicinsk cannabis og for borgere som dyrker cannabis til eget forbrug

blot sige at der er en mulighed for

legalisere dyrkningen af hjemme i haverne

hvis det er ordineret af en læge hvis det er fagligt begrundet så er der rent faktisk en mulighed for at få de her produkter udskrevet så ved jeg godt at

jeg synes det skal være vores sundhedsvæsen

med de kompetencer og spidskompetencer som stiller diagnoserne og udskriver medicin som også skal stå for den her del af behandlingen

jeg rejser det her som et problem også fordi patientsikkerheden simpelt hen ikke i orden hvis ikke man ved hvordan effekten og hvordan bivirkningssiden er af det og det er jo altså også muligt at få tilladelse til at dyrke hash cannabis det er godt nok hash cannabis med et lavt indhold af thc og dermed er der heller ikke så stor en euforiserende virkning

men det er rent faktisk lovgivningsrammen i dag det andet punkt der bliver rejst i beslutningsforslaget

at undersøge mulighederne for at give udleveringstilladelse til den medicinske cannabis der produceres og sælges i holland

er det produkt der hedder bedrocan og der er rent faktisk mulighed for

det skal begrundes ordentligt

se hvor langt man kunne nå hvis man fik lavet bedre information og oplysning på det her område

en måde at gøre det på

gøre det lettere i forhold til det tredje og sidste punkt i beslutningsforslaget

at sikre mere klinisk forskning vedrørende medicinsk cannabis vil jeg blot

ja det er der fra socialdemokratisk side er det praktisk muligt nej

udtrykke en politisk interesse og vilje i forhold til at få lavet mere klinisk forskning på det her område

er det altså ikke sundhedsstyrelsen staten der bedriver klinisk forskning vi kan godt være med til

italesætte en understøttelse af det

som er godkendt her i danmark og

får høstet de erfaringer der skal til sådan at man måske kan få udvidet udvidet den indikationsramme der er for det produkt så det ikke kun gælder til sklerosepatienterne som

at det er de samme speciallæger højt specialiserede læger som også kan udskrive det offlabel til andre

spørgsmålet om hvor det er relevant at bruge cannabis som medicin til hvilke formål og under hvilke betingelser samtidig

det helt centralt for os at vi

den her begrundelse til at legalisere cannabis ved at give det benævnelsen medicinsk cannabis når der i lovforslaget står at det ifølge lov om euforiserende stoffer er strafbart at besidde købe og anvende cannabis til medicinsk brug ligesom det er ulovligt at producere cannabis til eget medicinsk brug

at besidde købe og anvende cannabis

ulovligt at producere cannabis i danmark jeg kunne godt se for mig hvis vi vedtog det her at der kom rigtig mange syge

derfor bliver forslaget om at sikre straffrihed for borgere som anvender medicinsk cannabis

dyrker cannabis til eget medicinsk brug lidt af en blankocheck som vi ikke kan støtte i dansk folkeparti det ville i praksis give en åbning for brug og dyrkning som vi slet ikke kan styre og som vi heller ikke kan forsvare

der hvor vi absolut er positive i forhold til forslaget er om at bruge cannabis målrettet som medicin på lige fod med andre smertestillende

forslag om at sikre mere klinisk forskning og sikre bedre information vi er fuldstændig enige om at mennesker med stærke smerter skal vi kunne tilbyde den bedste smertelindring med færrest bivirkninger

cannabis jamen så skal vores læger selvfølgelig gøre brug af det der er muligheder i dag

at bruge de muligheder kunne man måske godt se på

hvordan man får sikret at de får den information og den viden der skal til

gerne støtte yderligere forskning der

dokumentation og give klarhed over

relevant at benytte medicinsk cannabis i den sammenhæng når ministeren henviser til forskningsreserven som vi også skal forhandle til efteråret

med ind i de forhandlinger

der gør vi ikke kan støtte det som det ligger nu men hvis der

vil være vanskeligt at sandsynliggøre for heller ikke i holland er der jo tale om et godkendt lægemiddel dermed peger pilen igen på behovet for klinisk forskning jeg synes dog også det er væsentligt at fremhæve at der findes andre eksempler på at man har givet udleveringstilladelser til lægemidler altså egentlige lægemidler der indeholder kunstigt fremstillet cannabinoid det er de lægemidler der

og nabilone ligesom der er givet udleveringstilladelser til andre former for medicinsk cannabis også før det blev markedsført i danmark det der efterspørges i beslutningsforslaget er altså muligt ikke bare i teorien men i praksis det foregår i dag endelig er der et sidste punkt i beslutningsforslaget om straffrihed for borgere der anvender medicinsk cannabis og borgere der dyrker cannabis til eget medicinsk forbrug

det jo ikke strafbart hvis man bruger et af de præparater som er godkendt og som er muligt at få via en læge

ikke i danmark det man ikke må er selv at importere det ligesom man ikke må importere andre receptpligtige medicintyper det man heller ikke må er at dyrke cannabis til eget medicinsk forbrug det foreslår enhedslisten så at ændre men konsekvensen af det vil jo være at enten kommer folk til at bruge helt almindelig cannabis altså et rusmiddel som har mange kendte og alvorlige bivirkninger til selvmedicinering eller også vil folk dyrke det samme rusmiddel med henblik på at fremstille deres egen medicin

enige i behovet for mere forskning vi understreger at rigtig meget af det der efterspørges er muligt i dag vi er imod at man skal tillade dyrkning af et rusmiddel med henblik på selv at udvikle sin medicin vores synspunkt er at hvis vi skal tage det tilsyneladende potentiale i medicinsk cannabis alvorligt

til medicinsk cannabis som til al anden medicin og vi kan derfor ikke støtte

hjælpe patienterne og der skal være klarhed over eventuelle bivirkninger i dag er patienterne desværre efterladt i ingenmandsland og vi har en stor forståelse for at patienterne efterspørger bedre hjælp til at lindre deres smerter i den svære situation de står i diskussionen

er mange ting vi ikke ved om medicinsk cannabis og cannabis kan laves til medicin på mange forskellige måder med mange forskellige virkninger og bivirkninger derfor er vi

positive over for forslagets opfordring til at sikre mere klinisk

vedrørende medicinsk cannabis både fordi det kan sikre mere viden på området og sandsynligvis føre til godkendelse af flere cannabisprodukter til medicinsk brug til gavn for patienterne og fordi det dermed kan være med til at få salget af ulovlige og muligvis skadelige

opfordrer til at man undersøger mulighederne for at give udleveringstilladelser til den medicinske cannabis der produceres og sælges i holland

der gives jo allerede i dag en del udleveringstilladelser og der er flere ansøgninger i proces blandt andet på produktet bedrocan

i dag bruges i holland vi mener at det ligesom for alle andre lægemidler bør være en faglig og ikke en politisk vurdering om et produkt skal

ikke at man fra politisk hold bør blande sig i processerne omkring udleveringstilladelser vi er heller ikke positive over for ideen om at sikre straffrihed for borgere som anvender medicinsk cannabis

det lovligt at anvende medicinsk cannabis hvis man har en recept på det patienter kan bruge sativex hvis for eksempel deres neurolog har udskrevet

eller marinol og nabilone hvis deres læge har søgt udleveringstilladelse

ligesom man lovligt kan hjemtage andre cannabisprodukter hvis en hollandsk læge har ordineret

er ulovligt hvis man skaffer sig medicinske cannabisprodukter på anden vis

godt forstå ønsket om ikke at kriminalisere syge mennesker i den svære situation de står i bare fordi de prøver at finde lindring for deres smerter men det skal ikke ske på bekostning af patientsikkerheden hvis man åbner op for større anvendelse af medicinsk cannabis uden godkendelse af

positive effekter som bivirkninger patienterne skal vide hvad der er i produkterne og ikke risikere at købe produkter uden effekt eller med sundhedsfarlige ingredienser derfor mener vi ikke at det skal lovliggøres at bruge ikkegodkendte cannabisprodukter

er vigtigt at sikre at det er de rette patienter der får adgang til cannabis og at de ved hvordan den skal anvendes for at sikre færre bivirkninger og fordi der samtidig vil være en risiko for at straffriheden bliver misbrugt eller at syge bliver udnyttet til at dyrke cannabis til andre hele diskussionen af hvorvidt det

være lovligt at dyrke eller anvende cannabis kan være interessant at tage i en anden sammenhæng og her er sfs principielle standpunkt at der bør nedsættes en kommission der ser på fordele og ulemper ved en afkriminalisering

den medicinske cannabis som jeg startede med at sige er diskussionen kompleks og

indeholder både elementer vi er enige i og elementer vi ikke er

mener ikke at er behov for at etablere straffrihed for patienter der dyrker cannabis eller bruger ikkegodkendt medicin

er en god idé at støtte mere forskning på området så flere cannabisprodukter sandsynligvis kan godkendes

de har bedt os politikere om at hjælpe dem til ikke at blive kriminaliseret når de anvender cannabis i forbindelse med at søge lindring for deres sygdom forslaget er jo meget enkelt det handler om at sikre en straffrihed for borgere som anvender cannabis og for borgere der dyrker cannabis til eget medicinsk forbrug

og det handler om at sikre klinisk forskning vedrørende medicinsk cannabis jeg synes det må være muligt at finde løsninger på de her problemer og jeg synes simpelt hen ikke vi kan være bekendt

at afvise dem med at der mangler evidens afvise dem med at der kan være bivirkninger som om medicin ikke har bivirkninger langt det meste medicin

fordelene for patienterne er større end ulemperne

taler om her er et stof som vi kan have en helt anden diskussion om

det skal legaliseres eller ej

anvendes også af mennesker som ikke er syge på

jeg synes vi skylder at finde en løsning på det og derfor ser vi positivt på

ofte fra personer der selv bruger medicinsk cannabis

lindre deres smerter vi hører også fra pressen at det faktisk er meget udbredt jeg er ked af at vi tilsyneladende ikke kan komme så meget længere i dag

og som står med det problem at vi ikke prøver at komme videre lad mig prøve at fortælle et par af de historier jeg selv er stødt på

som optrådte i information

ikke hans rigtige navn men det er også sagen uvedkommende og som sidder i kørestol

og det eneste der hjælper ham er at ryge på en joint så snart

hiv stopper spasmerne med det samme

ikke noget andet der har hjulpet ham nogen sinde han har prøvet kraftig kemoterapi

men cannabis

svendsen som var i samme situation som bo

han brugte medicinsk cannabis

og sagde at det måtte han

det handler om medicinsk cannabis der er også som jeg selv

på samråd for nogle uger siden patienter med meget stærke smerter som vælger at bruge medicinsk cannabis frem for morfin som vi jo skal huske er i familie med heroin og som skaber voldsom afhængighed til at dulme deres smerter i stedet for vores forslag går som som nævnt på tre forskellige punkter for det første

har en medicinsk grund til at bruge cannabis fra straf for det andet at gå nærmere ind i at undersøge hvad der skal til for at få en udleveringstilladelse i forhold til bedrocan flere har sagt at

kan lade sig gøre det sker bare aldrig og for det tredje at der afsættes ressourcer til forskning flere har sagt

sagt at det praktisk talt ikke kan lade sig gøre

synd for de mennesker som har et alvorligt problem og som oplever at cannabis

i forhold til deres sygdom

i realiteten tvinger dem til at begå kriminalitet i realiteten tvinger dem til enten

dyrke et ulovligt stof selv eller gå ned og handle med rockere eller bander eller andre der nu sælger cannabis sådan som det er i dag

vi vil selvfølgelig forsøge

er en mulighed når det gælder forskning men det kræver at vi

give udleveringstilladelser men jeg mener virkelig at noget af det mest centrale handler om

ikke længere tid siden end i to tusind og fire for de her borgere

at vi vil kunne gøre en voldsom forskel ved at man ikke skal sidde med den stress at man ud over at have en alvorlig sygdom også kan risikere som peter svendsen oplevede

spurgt dem om de enten har forsøgt på fuldstændig legal vis at få udskrevet receptpligtig

markedsført i danmark til lige nøjagtig den patientgruppe eller

speciallæge eller egen læge har forsøgt at få udleveret

hashprodukt fra holland

synes jeg faktisk ikke de er repræsentative

beslutningsforslaget for

burde der findes en anden mulighed som er fuldt

at undgå at skulle begå

nogen der har lyst til men de oplever at de her produkter der findes som medicinske præparater faktisk

at rigtig mange af de patienter jeg taler med

en som ikke har en euforiserende effekt

som er meget vanskelig at få fat i i dag men for mange af dem findes det alternativ ikke i dag og det mener jeg at vi har en forpligtelse til at hjælpe dem med at

som tog den produktion op så man fik noget der entydigt

som var undersøgt for bivirkninger

cannabisprodukt der har vi bedrocan som kan udskrives

eller jeg kommer i kontakt med patienter så må vi anbefale dem at gå til deres egen læge eller deres egen speciallæge

et olieprodukt men jeg kan heller ikke se af beslutningsforslaget at det er det enhedslisten faktisk

to omgange tilbage i nullerne det synes jeg er meget beklageligt

i forbindelse med diskussionen af fixerum gik man jo ind på præmissen om

straffe mennesker som besidder et stof

hvorfor man fastholder at når det gælder patienter der bruger cannabis medicinsk skal

ja lad os da prøve at gå længere ned ad det spor det sker

vindue eller den mulighed som faktisk ikke bliver brugt

i olier og det findes i

at mennesker med en psykisk sygdom eller i hvert fald en psykisk sårbarhed

selvmedicinerer sig med cannabis eller mener ordføreren at vi tværtimod har ret klare beviser på at det forværrer ens psykiske tilstand

det er for nogles vedkommende almindelig hash som de bruger medicinsk

de kunne erstatte med en tilberedning for eksempel den hollandske udgave det var til det ene

i forhold til posttraumatisk stress ja jeg kender selv til eksempler

omtalt i dagspressen der var et et norsk eksempel med en

via holland blev medicineret med bedrocan og som rejste til holland og hentede sit produkt og som havde god effekt af

af hash det handler om at bruge det medicinske produkt der er i hash til at få hjælp til sin sygdom han brugte tilberedningen bedrocan

og det skulle han så tilsyneladende få det bedre af altså

jeg tror nok at vi andre måske vil kalde det en form

den her form for selvmedicinering

andre diagnosegrupper end lige sklerose

eksperimenterer med euforiserende

fuldstændig rigtigt som ordføreren siger

en selvmedicinering

akupunktur som ikke er godkendt

af sundhedsstyrelsen eller alle mulige andre former for alternativ behandling kunne man sige

og så oplever de en forskel eksemplet med sklerosepatienten handler om at hans kramper blev mindsket det er i øvrigt også den effekt der er dokumenteret ved nogle af de midler der er godkendt han oplever bare ikke at de midler hjælper ham så måske var der noget man skulle se på i forhold til at få udviklet nogle midler der så kunne godkendes men indtil da

mener jeg ikke at vi skal straffe ham for

som vi potentielt ved er farlige som vi potentielt ved er giftige som vi potentielt ved kan give dem

og kan give dem alle mulige andre problemer mener ordføreren hånden på hjertet at det her er en respektfuld måde at hjælpe syge mennesker på

at selvmedicinere sig med farlige euforiserende stoffer fuldstændig

at man tillader sig at bestemme at de skal straffes for det

man skal ikke uddele bøder eller uddele fængselsstraffe til folk der vælger at bruge cannabis medicinsk vi skal så samtidig gøre at blive klogere på det her område

af forslaget vi har ikke draget en konklusion om hvad der er det bedste som vi vil anbefale

mennesker der var syge og havde brug for at få den rette medicin

for mig at se handle om at der skal findes produkter og hvis vi kan finde produkter

ikke straffe det handler om at hjælpe de her mennesker

tror jeg faktisk er meget meget centralt men hvis man så samtidig siger at de mennesker som

så hjælper man jo ikke nogen og jeg siger bare at indtil to tusind og fire kunne vi altså godt finde ud af at man ikke skulle straffe mennesker der var i den her situation

godt finde ud af at de mennesker som havde sklerose

at folketingets flertal vil holde fast i

ikke

vi ikke sørger for at der kommer mere viden fordi vi ikke giver dem nogle muligheder men når det nu er sådan at der ikke er nogen alternative muligheder for rigtig mange af de

at det de oplever som sidste udvej

hvorfor i alverden skal de så have en straf oven i købet det kan jeg virkelig ikke forstå

ingen måde at hjælpe mennesker